noget lignende siden valget har beskæftigelsen sat rekord der er skabt over

og halvtredstusind flere private lønmodtagerjob og beskæftigelsen i danmark har aldrig været højere i otte og halvfems ud af landets otte og halvfems kommuner er en større andel af borgerne kommet i arbejde det går godt i danmark vi har grundlæggende en sund økonomi fordi vi i tide har taget hånd om vigtige balancer i vores samfund først og fremmest

er en vigtig og måske i virkeligheden den mest afgørende balance ud fra både et økonomisk og et menneskeligt hensyn jeg er fuldt overbevist om at det bedste man kan gøre for et menneske

er at sørge for at give ham eller hende noget at stå op til ranke ryggen nyt selvværd noget børnene kan spejle sig i så socialt har vi fået flere ind i arbejdsfællesskabet

samfundsøkonomisk er det også vigtigt at flere trækker læsset for ellers hænger pengene ikke sammen det var egentlig det jeg

elleve som vi så fulgte op på med tilbagetrækningsaftalen det blev så ikke en af mine ministre men i stedet

det var en vigtig reform man var imod men man bakkede op og den har været med til sammen med andre reformer skattereform dagpengereform kontanthjælpsreform at øge arbejdsudbudet i danmark med ethundredetusind alene i år med næsten fyrretusind

næste år med femogtyvetusind få troede på det men ved årtusindskiftet var kun en tredjedel af de tres til fire og tres årige i arbejde i dag er det halvdelen af en gruppe som nogen havde dømt ude så man skal måske ikke være så bange for reformer det er lidt ligesom lektier det er

og tungt at lave dem men det lønner sig i længden flere skal med i arbejdsfællesskabet og derfor skal det kunne betale sig at arbejde og det gør det så også

det gør det blandt andet fordi regeringen siden valget har gennemført skatte og afgiftslettelser for omkring tyve milliard

at der var noget at bygge ovenpå nemlig de skattelettelser som vi aftalte med den socialdemokratisk ledede regering jeg er glad for at den daværende socialdemokratisk ledede regering var lydhør over for synspunktet om at det skal

lønnede sig de topskattelettelser som blev besluttet i to tusind og tolv bliver nu indfaset de kommende år frem mod

og to og tyve og i alt slipper trehundrede og fireoghalvfjerdstusind danskere helt for

hæver vi topskattegrænsen igen som vi aftalte det med den socialdemokratisk ledede regering

mange mennesker på deres lønkonto og der er grund til at

vi gav også også til folk med gode indkomster har været med til at trække den velstand og den fremgang der gør at vi i år nu kan forhandle finanslov og forbedre vores velfærdssamfund på et solidt grundlag der forhandles med det positive udgangspunkt at vi har en grundlæggende sund økonomi fordi vi i tide har taget hånd om vigtige balancer i vores samfund pengene skal passe sådan hænger verden sammen for mig jeg er så lidt i tvivl om hvordan verden hænger sammen for

løfter jo blafrer i vinden hvor skal pengene komme fra skal det være dyrere at være dansker skal der investeres mindre i infrastruktur jeg må sige at jeg savner en gennemskuelig plan med prioriteringer med finansiering ikke bare sådan ord

målepunkter langt ude i fremtiden men en plan for vejen derhen år for år

hvor socialdemokraterne lovede en hel masse før valget som efter valget viste sig slet ikke at hænge sammen vores velfærdssamfund skal hvile på en sund økonomi

to minutters taletid herefter følger to opfølgende spørgsmål hvor spørgeren og statsministeren hver gang har en minuts taletid den første

et år siden at regeringen nødtvungent begyndte at forhandle om det såkaldte paradigmeskifte

i dansk udlændingepolitik jeg har ved andre lejligheder og vil gerne gentage det her i dag

det ord jeg selv føler mest naturligt

det er sund fornuft når mennesker er på flugt og har behov for vores beskyttelse beskytter vi jeg vil jo helst gøre det i nærområderne så folk slet

punkt hvor ens hjemland igen er

man kan vende tilbage så bør man vende tilbage genopbygge sit eget land for så selvfølgelig samtidig at give plads til at vi i danmark kan hjælpe andre

flygtninge blevet til indvandrere det giver os jo både nogle åbenlyse integrationsudfordringer

kapacitetsudfordringer i forhold til at hjælpe nye flygtninge

der indførte midlertidighedsprincippet i

dansk asylpolitik og derfor ligger et paradigmeskifte helt i forlængelse af den politik vi tidligere

set også det fns flygtningesystem bygger på nemlig at man får beskyttelse når man har har behov for det og så vender man tilbage igen

i forhold til mennesker som har lært det danske sprog som går på arbejde betaler skat forsørger sig selv er medlem af en a kasse måske er fodboldtræner onsdag eftermiddag nede i klubben for der skal jo være en balance så det hele i udlændingepolitikken repræsenterer lige præcis den sunde fornuft men for at gøre en lang historie kort så lad mig opsummere

et paradigmeskifte på flygtningeområdet hvor flygtninge rejser hjem

for vi har jo efter regeringsskiftet i to tusind og femten lagt dansk udlændingepolitik om de mange lempelser

vel meget indtryk af det radikale venstres deltagelse i regeringssamarbejdet

møde dem der så kommer på en helt anden ny og meget mere konsekvent måde med en forudsætning om at de tjener deres egne penge

lavet trepartsaftaler og jeg glæder mig over at vi har fordoblet andelen af asylanter og familiesammenførte som er selvforsørgende efter efter tre år

derfor er det jo også nu at det er naturligt at tage skridtet videre og gøre det som fru mette frederiksen også spørger ind til nemlig

det oprindelige flygtningebegreb til at sætte sig igen

har jo været et svigt over generationer hvor vi har kunnet se at for ni ud af ti der kom til danmark som asylansøger endte man op med at blive indvandrer

i regi af finanslovsforhandlingerne og der er sådan som jeg er oplyst en god og konstruktiv stemning om det det er jo ikke

den balance der også spørges ind til at på den ene side vil vi gerne have at folk finder sig til rette mens de er her jeg er imod den tanke om at folk skal interneres eller holdes væk fra samfundet eller leve af vores andres skattepenge

vi stille krav om aktiv deltagelse fuldstændig som det bliver beskrevet og det skal vi så have til at gå hånd i hånd med at det ikke i sig selv gør at man oparbejder en

til danmark så man ikke kan rejse hjem igen derfor er det komplekst juridisk

det går godt og jeg har en klar forventning om at vi i løbet af relativt kort tid vil kunne præsentere

og har et lovligt opholdsgrundlag skal man gå på arbejde og man skal forsørge sig selv og man skal ikke modtage ydelser

jo derfor vi har stillet forslag om at ikke mindst kvinder med ikkevestlig baggrund skal arbejde med det samme og hvis ikke de selv kan finde arbejde

jeg bed lige mærke i statsministerens ord om trepartsaftalen det får mig til

og kan måske også fremtidssikre det her samfund mod de integrationsproblemer som vi ser i dag hvad så egentlig med

mette frederiksens deltagelse i en tidligere regering under den daværende socialdemokratiske leders ledelse fortoner sig mere og mere

dejligt at man skriver sig ind i de resultater vi har opnået dem har vi jo blandt andet opnået på grund af

at vi har skabt en stærk tilskyndelse til at folk der kommer hertil rækker ud efter det danske arbejdsmarked også på den hylde der måske ikke fremstår som den mest attraktive

få at vide om den her flytning i det politiske landskab sker med en sådan hastighed

nu også tilslutter sig integrationsydelsen

er en trepartsaftale jeg er stolt af vi har lavet specielt fordi hele det

var lagt i graven af den tidligere regering

nu ad tre omgange har nået nogle resultater selvfølgelig vedgår vi os de aftaler vi har lavet iguen skal evalueres her i første halvår af to tusind og nitten men vi står vagt om

altså mit eget indtryk af socialdemokratiet er at man har supertravlt med at

historik og i tidligere politiske ledere det det vækker jo mindelser om noget man

en udfordring at vi har folk siddende

i og uden for europa

rumænske præsident for at sikre at nogle af dem

at vi har situationer hvor vi ikke kan komme af med

i forhold til den anden side af sagen er man jo nødt til

også at huske sin historie dér for den udlændingelovgivning vi har lavet herunder også med det forhold at man altså ikke uden videre kan efterlade sine børn i en årrække i det land man kommer fra og så regne med at de kan komme til danmark efterfølgende tjente et formål det tjener et formål det var et indgreb vi

for at undgå koranskoler og så kigger vi

og det gør integrationsministeren hvordan den lovgivning fungerer

det blotte menneskelige øje ikke ser

vi nærmer os et folketingsvalg jeg ved ikke om

huske et tidspunkt hvor vi talte om noget vi kaldte et paradigmeskifte og det var ikke sådan lige let at få så meget medvind fra alle steder for det synspunkt men nu kan jeg forstå at ordet paradigmeskifte i udlændingepolitikken

nu skal det så bare udmøntes i praksis så jeg synes det lover godt også for de

omkring det her

det jeg gerne ville spørge statsministeren om

er noget der hedder global compact for

godt nok engelsk her i en dansk spørgetime men det handler

fn systemet taler om at man i marokko her den tiende elleve december vil underskrive en erklæring som handler om migration når man kigger på den erklæring og bladrer den igennem

er der ganske mange steder i den her erklæring hvor man får indtrykket af at den indeholder ting som ikke sådan lige er det vi ønsker at gennemføre her i danmark altså migranter skal have flere rettigheder bedre adgang til arbejdsmarkedet i det land de kommer til nemmere ved at tage sociale ydelser med fra land til land det skal være lettere for migranter at få familiesammenføring

dem der har brugt menneskesmuglere skal have lettere ved at få midlertidigt eller permanent ophold og så videre

lige er det vi ønsker skal være gældende her i i danmark derfor synes vi selvfølgelig at det er et problem hvis danmark underskriver en erklæring

gå med på et papir

udlændingepolitik vi fører i danmark den har vi ført i fællesskab den virker

lige med fru mette frederiksen om

udvise folk der ikke har noget legalt opholdsgrundlag i i danmark

og det papir der ligger her er et fn papir

et fn papir som man ser her

set så meget misinformation som det jeg har lagt

vil jeg tro

gå med til noget som svækker vores vilkår eller som skaber nye forpligtelser for os det mest interessante i det her papir set med mine øjne er det forhold at det fastslås at de lande hvorfra de illegale migranter kommer

de lande ikke mindst i afrika hvorfra vi ser illegal migration

så der er ikke nogen juridisk binding det svækker ikke vores

for at føre vores politik min egen læsning er den at det forbedrer vores mulighed for at fastholde vores stramme

asylpolitik der kommer ikke en eneste migrant hverken lovligt eller illegalt mere ind i danmark på grund af det her papir men jeg har også noteret mig den bekymring papiret i den læsning det i hvert fald bliver undergivet på de sociale medier skaber derfor

set i de seneste uger med afsæt i det møde jeg holdt på marienborg med med premierministerkolleger fra lande i europa som også har en liberal tilknytning

jeg meget gerne vil foranledige hvis der er en interesse for det

for det arbejde som vi altså befinder os

have at gøre med en erklæring som man på den ene side siger ikke forpligter danmark på sit indhold men som på den anden side forpligter andre lande

det man godt kan stille spørgsmål

nordafrikanske lande lige pludselig skulle få lyst til at tage deres egne borgere tilbage fordi vi underskriver en erklæring som vi i øvrigt ikke har tænkt os at overholde men siger at det skal de

fordi vi faktisk vil arbejde i den retning

skrive under på noget som vi kan se et indhold i der egentlig er besværligt i forhold til den udlændingepolitik

og migrationspolitik vi ønsker at føre

det har vi fået undersøgt så vi kan godt skrive

er jo at migration er positivt for et samfund

og to og halvfems lande som er perfekt og som minder om noget

jeg har altså den vurdering at helt grundlæggende tjener det

internationalt samarbejde der fremmer vores interesser når der så bliver

er svaret vel nok nedslående

er at det jo ikke er nogen ny forpligtelse der skabes

til at man skal tage sine egne statsborgere tilbage

at bekræfte på ny og det er en lille stepping stone til det arbejde der pågår både bilateralt og i eu hvor vi presser de her lande og det er både med den hårde hånd men jo også med udviklingshjælp

europa

er det vores vurdering og det ligger i den juridiske vurdering vi gerne

på nuværende tidspunkt der har nået den

men også australien østrig ungarn tjekkiet polen kroatien bulgarien

har os bekendt meddelt at de ikke vil skrive under schweiz vil udskyde beslutningen om at underskrive

og jeg vil i hvert fald gerne lægge mig i slipstrømmen af alle de her landes bekymringer en minister i australien siger at den politik

med den her erklæring måske nok juridisk i forhold til hvad der er forpligtende og ikkeforpligtende men

de kan fastholde den indvandringspolitik som de har nu og

får møvet sig frem til et givet land og hvem der ikke gør

at overveje det her meget meget nøje jeg vil gerne tage imod tilbuddet om at vi får de juridiske vurderinger i folketinget og så kan

afslutningsvis gør det ikke også et særligt indtryk på statsministeren at der faktisk nu er en række også eu lande

østrig er eu formandsland australien er

et eu land men det er jo et land vi normalt synes

være tæt på det er usa vores nære allierede

nogle lande som som siger nej tak til at deltage

er vel at visegrád landene plus østrig er dem der vender

synes i særlig grad at det er beklageligt at østrig som formandsskabsland ikke har brugt deres formandskab til at processe

igen og det bliver alt for kort

sige at med den læsning der har været

aftale ikke mindst på de sociale medier

kan se at jeg beskyldes for landsforræderi og at vi nu tiltræder en aftale som bare inviterer millioner af mennesker til danmark så er der så meget misinformation

i sig selv taler for at vi får præciseret hvad det her går ud på og ikke går ud på det havde jo i sandhed været en opgave for et formandskabsland i eu at

vi arbejder som sagt benhårdt i de her dage for at få en kreds af lande der matcher dem vi normalt ser os selv sammen med deler værdier og politik med om bord i en stemmeforklaring der præciserer hvad det her går ud på og hvad det ikke går ud på jeg kunne ikke

der skabes ingen forpligtelse her

været klarere i sin sondring mellem illegale immigranter og legale immigranter

antallet af familieboliger skal nedbringes til fyrre procent det betyder at så skal der enten rives boliger ned eller der skal sælges boliger fra eller omdannes

fordi der

socialt udsatte boligområder det står klart der er højere kriminalitet flere arbejdsløse en koncentration af mennesker med lav uddannelse

er også rigtig mange mennesker der stadig væk er rigtig glade for at

der og som gør meget for at gøre det bedre og få det til at gå i den rigtige retning jeg så en lille film på

havde nogle spørgsmål hun har boet i finlandsparken i vejle i fem og

det er et område hvor der er tre og tyve beboere for meget uden arbejde og derfor skal op mod

tre hundrede og sytten boliger enten rives ned eller sælges fra hun bliver så spurgt til hvad hun synes om det

ikke tilfreds med jeg kan ikke se hvor de vil have

han går ud på altanen for at trække lidt frisk luft og så skal hun ud at handle og så vinker de til hinanden og det er så hyggeligt og så får vi en god dag som hun siger de har vinket til hinanden i halvtreds år

hvorfor skal det rives ned jeg synes at det er noget pjat

det nu videre til statsministeren hvorfor skal de lejligheder rives ned

at vi skal forvandle de her her ghettoområder til mere almindelige boligområder med den målsætning at antallet af almene familieboliger bringes ned til fyrre

altså så fire ud af ti boliger i et sådant boligområde er almene familieboliger det er der forskellige veje til der er nogle steder hvor man kan bygge sig til det altså hvor man kan supplere den bebyggelse der allerede findes med ejerboliger eller andelsboliger eller private udlejningsboliger så man altså uden

en eneste bolig ned når den her procent ved simpelt hen at fylde op så området fremstår mere mangfoldigt det er én vej at gå en anden vej at gå

er jo at frasælge og en tredje vej at gå man kan vel kalde det sådan en slags worst case er

os nu lige få proportionerne på plads der er omkring sekshundredetusind almene familieboliger i danmark og hvis man forestillede sig at hele den her

ville blive brug for cirka ellevetusind genhusninger altså fra nu af og frem til

det svarer til to procent af det samlede udbud af almene boliger i danmark to procent af det samlede antal almene boliger i danmark hvis man så dertil lægger at man går ind og kigger på

for en naturlig udskiftning der er

sige at det der billede der manes frem om at folk nærmest bliver revet ud af deres lejligheder som bliver revet ned et splitsekund efter

bare konkludere at hvis vi ikke vil være

over noget andet det dækker over en manglende politisk vilje til at få taget et opgør med de her ghettosamfund og jeg vedstår mig at det ønsker vi i regeringen

at der er boligområder som har en højere grad af kriminalitet og

flere sociale problemer sprogvanskeligheder og så videre

der sætter spørgsmålstegn ved

taler om men det er ellevetusind boliger

jo mennesker som ikke bare kan rykke op og købe sig en ejerlejlighed et eller andet sted og som i øvrigt godt kan lide at bo der hvor de bor de vil bare gerne have hjælp til at løse de problemer de har i stedet for at deres boligområder bliver udraderet statsministeren

problemer i udsatte boligområder ja det vil være godt at blande os

nogen der svarer på hvorfor løsningen skal gå ud over mennesker som putte mennesker som har arbejdet et langt liv er folkepensionister ikke har gjort noget som helst galt og i øvrigt godt kan lide at bo der hvor

hvorfor skal det ramme

et tomt udsagn vi ønsker at danmark skal være fri for ghettoer i og tredive

se på det længere vi vil ikke se boligområder der fremstår som

lukkede i forhold til normalsamfundet hvor myndighederne har svært ved at trænge ind hvor der ikke gælder lov og regel

ikke se på derfor skal de områder forvandles det er derfor vi har den her målsætning om at nedbringe antallet af almene familieboliger til fire ud af ti så er der skabt frihed til at det kan ske på forskellige måder det kan ske ved

man fortætter og bygger andre boligformer det kan ske ved at man ændrer ejerformerne og det kan også ske ved at man river

er derfor vi har udpeget tre ghettorepræsentanter og det er så planer der skal realiseres frem mod

fører til et behov for ellevetusinde

genhusninger som altså skal ses i lyset af den store almene boligmasse vi har til rådighed

her et problem der kan håndteres ved at folk tilbydes

en anden bolig ved at nogle flytter ud

flytter ind i den lejlighed de boede i hvis

som folketinget leverede er jo bare en hård hånd og i øvrigt en trussel om at hvis områderne ikke

selv skal folketinget nok komme og gøre det for

er jo tale om områder som faktisk har arbejdet med de problemer der er i rigtig mange år og som det i øvrigt går fremad for i finlandsparken er det tre og tyve mennesker for meget der er uden arbejde der gør at de er på ghettolisten

det er statsministeren i øvrigt ligeglad med jeg synes det er endnu et eksempel på at der bliver stillet en masse krav til dem som har mindst og må løfte mest når problemerne skal løses altså

lægger folketinget penge og vilje bag det at opføre billige boliger i de rigeste kvarterer i vores land sådan

vi kan blandes noget mere har folketinget

at der bliver lavet erstatningsboliger til mennesker som ikke

med københavn om at lave en helt ny bydel

at en stor del af arealet netop afsættes til almene boliger

forkert billede der tegnes når der bliver sagt at regeringen

vi kommer med en hel værktøjskasse en samlet ghettoplan der skaber en forpligtelse for de her boligområder i samspil med kommunerne og med assistance fra tre særlige

til noget der fremstår meget mere åbent og i overensstemmelse med den måde som livet leves på i i danmark og der har vi den her målsætning som kan nås ved at tage forskellige værktøjer i brug en ambitiøs målsætning men også realistisk og det billede der tegnes af at det kan man alene nå ved sådan nærmest at rive boligen ned

er et forkert billede og jeg har forsøgt at sætte tallene i

klimarapporter i sidste uge

hvor vi så en meget alvorlig klimarapport komme ud

i fredags midt under black friday

alligevel meget opmærksomhed en af de ting som

op til flere hundrede milliarder dollars ville det koste frem mod to tusind og halvtreds

op til ti procent af det amerikanske bnp

begrænsning af adgang til rent vand ændrede kystlinjer øgede omkostninger for en

og så videre og så videre og ikke mindst

har den danske regering overhovedet lavet nogen risikovurderinger

men to tre eller fire

om antallet af indvandrere eller flygtninge

noget mere interessant i en amerikansk kontekst hvor det første

fremskrivning og slet ikke vil vedkende sig den heldigvis er danmark jo et land hvor vi har en bred opbakning til det synspunkt at klimaforandringerne er menneskeskabte de kommer med en pris de kommer med en pris på danmark men de kommer også med en pris på hele verden nogle af de temaer vi har talt om i dag i

ikke er landbrugsmuligheder og udviklingsmuligheder

i lande i afrika der er tørkeramte eller bliver oversvømmet

jeg behøver egentlig ikke så mange tal for at nå den konklusion at vi er nødt til at gøre noget ved det her

det er derfor eu har påtaget sig de skarpeste mål i

her er der vist også en sammenhæng til det vi talte om før nemlig den her migrationspagt uanset hvad vi gør altså om vi så laver kødfri dage hele ugen i danmark

flytter vi ingenting så for mig er det bare en stærk påmindelse om at vi skal fortsætte det arbejde vi

at præge den internationale dagsorden

rejser det her spørgsmål er selvfølgelig at det det man har tal på

den diskussion kan vi så tage på et andet tidspunkt men noget som vi i hvert fald kan gøre

en dansk klimarapport i sidste uge

som sagde at ambitionsniveauet ikke er højt nok hvis vi ellers ønsker

sektorer hvor regeringen ikke har været særlig tydelig

bæredygtig moderne landbrugsteknologi som jo udvikles i danmark fordi vi stiller krav så det skal vi

så har vi ikke det mønsterlandbrug der kan tjene som eksempel for resten af

på det her område vi producerer nogle af verdens sikreste

blå traktor der er grøn fordi

landbrugsproduktion til en mere plantebaseret landbrugsproduktion så selv om intentionerne

effekten bare ikke nær ambitiøs nok i forhold til hvad jeg synes vi skulle gøre

at danmark har formandskabet i det der hedder amsterdampartnerskabet i eu det handler om at man

fælde for meget af den skov vi har og der er

dansk landbrug igen et problembarn fordi

vi jo importerer rigtig rigtig meget

produceres soja på et areal der svarer til sjælland og falster i argentina og det er et kæmpeproblem så

overvejelser i forhold til hvordan vi kan mindske den her enorme

uden at fjerne efterspørgslen altså fordi folk bliver ved med at efterspørge kødprodukter så flytter vi det jo bare et andet sted hen på kloden

vi skal finde den balance hvor danmark som et land

leder kan bidrage til ikke bare at gøre dansk landbrug mere bæredygtigt det kræver at vi har et men altså også inspirerer andre til

danmark har underskrevet de her to amsterdampartnerskabsaftaler og i indeværende

halvår har formandskabet for det her amsterdampartnerskab

i den forbindelse fremlagt en handlingsplan for nye bæredygtige proteiner i den her kreds med en række

initiativer og på samme måde har miljø og fødevareministeren i en eu sammenhæng over for kommissionen presset på for at vi får en eu handlingsplan mod afskovning som jo er det problem der ligger nede bagved fordi man afskover for at dyrke proteiner

i form af soja som hvis vi indrettede os anderledes kunne have været håndteret ved at vi havde en mere bæredygtig produktion

et års tid siden nemlig paradigmeskifte nu er blevet allemandseje i hvert fald hos både venstre og og socialdemokratiet

på dansk politik at herre kristian thulesen dahl siger paradigmeskifte og

hvor hurtigt

hvor færre børn i danmark skal vokse op i fattigdom i stedet for flere statsministeren lovede jo i sidste valgkamp at man ikke ville føre en politik der bragte børn under

dag for dag er der bare blevet flere og flere og nu forstår vi at man forhandler om yderligere forringelser for de familier der har mindst eller hvad med et paradigmeskifte hvor man forhindrer at unge mennesker

eller børn med dårlige sociale kår kommer i bandernes vold og bliver kriminelle i stedet for at indføre tiltag som alle fagfolk vender sig imod og som bare handler om

eller kunne der blive et paradigmeskifte til de tre og halvfems børn på sjælsmark kaserne

på en nedlagt kaserne og som egentlig bare gerne vil have lov at leve et liv som børn i danmark gør fordi

kunne være en åbning der er helt almindelige danske statsborgere

det at de har forelsket sig i en udlænding

have lov at bo i danmark også med deres stedbørn

i historien om mint fra køge eller aphinya eller de andre hvad med dem statsminister var der ikke en mulighed for at der kunne blive et paradigmeskifte så danske statsborgere kunne få lov at bo i deres eget land

deres ægtefælle og eventuelle stedbørn

jeg brugte udtrykket at vi skal tilbage til det som jeg vurderer er flygtningebegrebets oprindelige formål og det hviler på midlertidighed

det der billede der tegnes af at vi nu skal spærre ti årige inde er jo så langt fra virkeligheden og det som et flertal i det her folketing har besluttet som det kan komme og jeg forstår

dem der debatterer på den måde det vi har gjort med vores udspil om bekæmpelse af ungdomskriminalitet som der er opbakning til her i folketingssalen er at prøve at lægge arm om et tungt samfundsproblem nemlig det forhold at vi har været alt alt for dårlige til at tage ting i opløbet og at alt for mange børn og unge mennesker der har snuset til kriminalitet har snuset så meget at de

samfundet mødte dem med en ordentlig konsekvens

konsekvens en hård hånd og en varm hånd så de kan komme videre i livet så jeg

se mig selv i den måde de her

bliver beskrevet på fuldstændig analogt med det her

jeg også altid haft en opfattelse af at radikale venstre er et parti der abonnerer på synspunktet om retssamfundets grundindretning at loven er lige for

nogle af de sager der refereres til er jo sager der udspringer af at folketinget har lavet en lov for at gøre op med nogle tunge samfundsproblemer for eksempel det problem som vi så at unge mennesker der egentlig burde være i danmark og formes af danmark

man opholde sig hos familien i lande

repræsenterer en anden kulturkreds hvorved man

dem der nævnes konkret og der må jeg bare sige at det tager jeg ret alvorligt og det kigger vi på

til de forældre som altså gifter sig

i danmark og tager til danmark uden deres børn og så først tager dem

flere år efter de skulle måske have taget børnene med

retssamfundets principper skal hyldes det

vil eksperimentere med grundlovsforståelsen og så videre

det spørgsmål der har været rejst først af venstre i valgkampen og nu af dansk

ideen om at man ligesom skal kunne gøre det statsministeren velsagtens advarer mod nemlig at et folketingsudvalg på en eller anden måde skal kunne gå ind og lade nåde gå for ret hvis man synes at det

jeg er meget mere til retsstatens principper så jeg kan bare

om at slå fast at det fra regeringens side er afgørende at uanset hvilken dansk statsborger der er tale om

med dem man elsker og børnene på de vilkår det skal være de må være ens for alle

set laver lovgivning for at løse nogle tunge

når vi så har løst dem altså fordi de virker står vi

og og sytten for at tage et opgør med romalejre i københavn som spredte utryghed og usunde forhold

politiet har regeret på omkring tre hundrede og halvfems gange og så er der vel et sted mellem

danske statsborgere der har fået en tilsvarende reaktion det store problem har vi løst det er forsvundet ud af den politiske debat og så kigger alle på det forhold at der er ret få danske hjemløse der er kommet i klemme på det her det må vi jo have en

og jeg melder mig gerne ind i en åben snak om det her men hvis man insisterer på at reglerne skal være firkantede og for eksempel afskriver sig muligheden for at man kan have dispensationsordninger

er jo ikke nogen sammenhæng mellem de familier der bliver berørt

ikke mig der har sagt at ret skal være ret og at alle skal kunne regne med

og derfor spørger vi jo i dag statsministeren

vil jeg da foretrække at det handler om det jeg spørger om og ikke om alle mulige andre problemstillinger for

er rigtig rigtig mange rigtige familier som lever i usikkerhed om hvad det er for nogle vilkår der gør sig gældende nogle af dem har

bosætte sig uden for danmarks grænser for at leve sammen med dem de elsker det synes jeg ikke vi kan være bekendt

synes jeg det må være sådan at med lov skal land bygges

folk lever deres liv det vil jeg heller ikke men den måde man indretter sig på har jo en konsekvens

i dansk lovgivning indrettet os på en måde blandt andet for at løse nogle problemer med koranskoler og andet

stiller krav om at hvis man bringer børnene

så foretages der en integrationsvurdering det skaber blandt andet den mulighed at man som forældre altså sørger for at bringe sine børn til danmark inden så man ikke kommer i den situation

bygges følger også en forpligtelse til samfundsborgerne om at sætte sig ind i reglerne

også en forpligtelse for os til at informere om dem og derfor bliver vi nødt til at tage nogle af de her sager vi har set som jo ikke har været i fokus for de problemer vi gerne ville løse da vi lavede den generelle lovgivning alvorligt ved at se på

være undgået hvis man havde handlet tidligere handler det her om at vi skal give bedre information eller handler det her om at der er nogle regler der skal justeres det

stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig og hvis man vil det er

her fra talerstolen

det er der ikke vi går til afstemning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

stemme imod og det undrer vi os over i venstre

var en bred politisk enighed om et danmark i bedre balance regeringen har udflyttet

fire tusind statslige arbejdspladser og flytningen af arbejdspladser fra lægemiddelstyrelsen til sikkerhedsstyrelsen i esbjerg er en del af ønsket om et danmark i bedre balance og når socialistisk folkeparti og enhedslisten nu

er det et trist eksempel på at når ord følges af handling så bakker socialistisk folkeparti og enhedslisten ud

skal ændre

l fem og tres b jo indgår som en del af regeringens udflytningsplan bedre balance

etableret dem ude i landet for også at sikre en statslig tilstedeværelse landet over

del der handler om at oprette center for markedsovervågning i sikkerhedsstyrelsen i esbjerg og flytte kompetencer fra lægemiddelstyrelsen i københavn og placere dem i

en stærkere tobakskontrol at sikre at det center kommer til at være placeret i sikkerhedsstyrelsen i esbjerg

dermed stemmer imod at de arbejdspladser i esbjerg som en del af udflytningsplanen danmark i bedre balance og det må undre

det er jo et udtryk for at handling ikke følger tale når sf og enhedslisten siger at

og så det forhold at sundhedsministeren lige præcis med det forslag som blev behandlet for et øjeblik siden jo foreslår at man flytter kontrollen af lægemidler fra lægemiddelstyrelsen til sikkerhedsstyrelsen

at flytte kontrollen

arbejdsskader fra arbejdstilsynet til fødevarestyrelsen og det giver da ikke mening så det er lige præcis det forhold som sf er imod og sådan set ikke et spørgsmål om udflytning

andre dele af landet kan ministeren ikke bekræfte at det her forslag sådan set handler om at flytte opgaver fra én styrelse til en anden styrelse

er udflytning af statslige arbejdspladser

er handling følge tale og gode intentioner

og etablerer dem i andre dele af landet

set det regeringen har sat sig for med et danmark i bedre balance både i

hvor vi i begge runder har udflyttet og etableret op mod fire tusind arbejdspladser altså i alt knap otte tusind arbejdspladser ude i landet for at sikre et danmark i bedre balance

når det handler om kontrol med noget der er så vigtigt som lægemidler det er og bliver den eneste motivation for at sf ikke kan støtte at man flytter kontrollen af lægemidler fra lægemiddelstyrelsen

det kan vel ikke være sådan at vi går på kompromis med kvaliteten samtidig med at vi også skal udflytte arbejdspladser

synes sådan set bare at sundhedsministeren skal finde nogle andre arbejdspladser

arbejdspladser vi skulle udflytte og i det her tilfælde flytte til esbjerg for være med til at understøtte et danmark i bedre balance

når man siger at man gerne vil et danmark i bedre balance

det så kommer til de konkrete lovforslag der skal effektuere den beslutning og den store satsning på også at sikre statslige arbejdspladsers tilstedeværelse i hele landet så støtter sf ikke og det synes jeg er ærgerligt

som sundhedsministeren og fru jane heitmann gerne vil diskutere

lægemiddelstyrelsen til sikkerhedsstyrelsen nemlig en opgave med at kontrollere salg af lægemidler

har nogen faglige argumenter for at lave den her flytning af opgaver

af en omgang valgkampsretorik vi har gang i her hvor ministeren gerne

en dagsorden om noget helt andet end det som rent faktisk er konsekvenserne af det lovforslag regeringen kommer med ærgerligt men altså et godt argument for

et danmark i bedre balance en rekruttering hvor de statslige arbejdspladser også er med til at sikre job til to er med til at understøtte stærke faglige miljøer er jo ikke korrekt som enhedslistens ordfører siger

bliver flyttet afkoblet fra fagligheden der bliver oprettet et helt nyt center for markedsovervågning placeret i sikkerhedsstyrelsen i esbjerg hvor der også bliver tilført kontrolopgaver fra andre ministerier i forhold til netop at opbygge en faglig kompetence derfor undrer det mig såre om at enhedslisten ikke understøtter et danmark i bedre balance når man helt konkret stemmer imod det der så hedder l fem og tres a

diskussionen ved førstebehandlingen også viste at flere partier mente at den kontrolopgave der ligger i l fem og tres b burde placeres i sundhedsstyrelsen i københavn

så glad for at man er nået frem til ved tredjebehandlingen

sådan set ikke på det der er hele forholdet nemlig at sf og enhedslisten ikke lader handling følge tale når det handler om et danmark i bedre balance

i op til at der skal være færre besøg

og derfor er det sindssygt vigtigt at der er en kontrol med at når man sælger det i

så skal man starte helt forfra men

nogle de mennesker som arbejder med den her opgave i lægemiddelstyrelsen til esbjerg frem for at svække fagligheden

få færre besøg som regeringen jo desværre lægger op til

område hvor enhedslisten har et konkret forslag om udflytning af medarbejdere

vi behandler i dag det vi behandler i dag er oprettelsen af et center for markedsovervågning i esbjerg og også en tilføjelse af en supplerende kompetence kontrolindsatsen på tobaksområdet placeret ved sikkerhedsstyrelsen i esbjerg

det handler ikke om at svække noget det handler om at samle nogle fagligheder i et nyt center i sikkerhedsstyrelsen som en

danmark i bedre balance og det støtter

i ét væk og ødelagt meget faglighed men hvor mange nye arbejdspladser

så vil jeg gerne melde mig på banen kan vi skabe nogle nye arbejdspladser

flytter bare rundt på folk hvor mange nye arbejdspladser har regeringen skabt

der er det konkrete jobs til konkrete mennesker hvor det betyder en forskel om man kan blive boende i et område og om man kan få job til sin ægtefælle

regeringen står på mål for den udflytningsplan vi har lavet hvor vi flytter og nyetablerer statslige arbejdspladser ude i hele landet fordi det er vigtigt for

også at sikre et danmark i bedre balance altså at staten er til stede over hele landet og det er vi

i grønland fordi man med djævelens vold og magt skulle flytte arbejdspladser fra københavn til aalborg og så gik det hele i stå der er arbejdsskadede i det her land der har fået forlænget deres sagsbehandlingstid fordi man med djævelens vold og magt skulle flytte arbejdsskadestyrelsen rundt til tre forskellige destinationer i danmark fordi det tager tid at lære nye folk op det er tab af faglighed og derfor er der god grund til at sige at en stor del af bedre balance er varm luft der er ikke skabt nye arbejdspladser

leve med lidt større arbejdsløshed og så får jyderne

jeg jo høre på de konkrete kommentarer som enhedslistens ordfører kommer med jeg ved at klimaministeren har svaret på den del der handler om de grønlandske søkort

svaret på nogle andre dele vi har aldrig sagt at der ikke skulle kunne ske et produktivitetstab i en kort overgangsordning når man udflytter og etablerer statslige arbejdspladser andre steder i landet men

og arbejdspladser skal være til stede i hele landet

sådan at der er ved at blive ansat rigtig mange mennesker i vores skattevæsen for at rette op på at det parti som ministeren repræsenterer har stået forrest i arbejdet eller hvad man skal kalde det for at spare skattevæsenet og stykker og for med evindelige omstruktureringer at ødelægge vores skattevæsen

der så ansat mange nye mennesker og i den forbindelse er det rigtig klogt at se på hvordan

lægge de nye arbejdspladser der bliver lavet rundtomkring

i landet uden for de store byer for at sikre et danmark i bedre balance men hvis vi går ned og kigger på hvordan regeringen konkret griber det her problem an så laver man jo ikke udflytninger for det er

ikke det rigtige begreb det er mere rundflytninger hvor man flytter folk rundt omkring i hele landet og ødelægger faglige miljøer

det betød jo også at dansk told skatteforbund som organiserer rigtig mange skattemedarbejdere på området her i slutningen af oktober havde et repræsentantskabsmøde hvor

samlet tillidsmænd fra hele landet hvor de gjorde opmærksom på at med den måde som regeringen fører det her ud i livet på

vil der være et massivt kompetencetab et stort produktivitetstab og de kalder det som regeringen har gang i endnu et i rækken af organisatoriske eksperimenter

bliver udsat for det er bare for at sige ja til udflytninger af arbejdspladser og ja til at styrke landområderne men på en klog måde og ikke på en meget

den dialog ved jeg også at skatteministeren har taget så er det jo sådan at der skete en massiv nedskæring da herre rune lunds parti støttede en rød regering og hvor man skar nederst

vi så ved at rekonstruere og det er et langt

med de blå partier her i folketinget blev der nedlagt fire hundrede stillinger i

men hovedansvaret ligger jo hos jer hos regeringen det

det men det som som jeg godt kunne tænke mig at rejse her

er jo at hvis regeringen laver rundflytninger på en sådan måde i vores land at det betyder et massivt kompetencetab og et stort produktivitetstab et produktionstab som vil betyde at der er masser af penge som ikke ender

i fælleskassen til vores velfærd er det så ikke et tegn på at man har lavet en rundflytning en udflytning en proces som er dårligt og hastigt

fru formand det må man vist ikke sige

sikre arbejdspladser uden for hovedstaden og uden for landets store byer

hele danmark i bedre balance handler om er jo sådan set netop at sikre at staten med de statslige arbejdspladser er til stede i hele landet

der vil bede om ordet nej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

der nogen der ønsker at udtale sig

som ligger som en konsekvens af medieforliget og som betyder dårlig og mindre public service

en samlet oppositions side og det er et ændringsforslag der går ud på at den

der skal være når det gælder bestyrelsesmedlemmer i

meget oplagt forslag

vores partier på højrefløjen

hvad er egentlig grunden til at staten skal blande sig i hvem medarbejderne vælger som repræsentanter i en bestyrelse medarbejdernes repræsentanter er medarbejdernes og dem medarbejderne ønsker at vælge skal medarbejderne have lov til at vælge det skal ikke være sådan at andre siger dem må i ikke vælge og dem må i heller ikke vælge det er medarbejdernes repræsentanter hvem kulturministeren udpeger og hvem partierne udpeger er en anden sag det har vi jo selv indflydelse på men hvem medarbejderne vælger skal alene være medarbejdernes valg derfor er det en rigtig dårlig

at sætte en begrænsning jeg ved modargumentet vil være jamen

at den skulle sættes i kraft efter det nye medieforlig trådte i kraft ja det er rigtigt

man ikke satte den i kraft med det samme og det var netop at der var modstand imod det og der var diskussion om

til højre side lad medarbejdernes

for selv at vælge deres repræsentanter blive gældende og stem for det forslag vi har

medarbejdere i dr undtages fra reglen om at der alene kan ske umiddelbar genbeskikkelse én gang regeringen kan ikke støtte forslaget og jeg synes egentlig også bare jeg vil rose herre

for at være så fair og selv gøre rede for

for sådan at da man lavede det seneste medieforlig

enigt folketing et enigt folketing på nær alternativet der vel var lovligt undskyldt da det var før det seneste folketingsvalg der i medieaftalen for to tusind og femten til atten indførte begrænsningen på to

og at begrænsningen også skulle gælde for medarbejderne

det er som et kompromis til nogle andre dengang eller at nogle måtte have skiftet synspunkt men regeringen og dansk folkeparti står jo alene på det synspunkt som et enigt folketing var enige om i sidste periode og det synes jeg sådan set godt vi kan stå på

der stemmes derefter om ændringsforslagene til l syv og tredive der stemmes om ændringsforslag nummer en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

vi et håb om at vi kunne overbevise regeringen om at vi skulle gøre yderligere

er det jo vores formening at der ingen grund er til at udskyde revisionsbestemmelsen fordi der er tilpas viden

der er masser af mulighed for at lave internationale grundskoler nemlig hos de private og hos friskolerne hvilket vi støtter men vi ser ingen grund til at man gør det med statslige eller offentlige midler når det drejer sig om internationale grundskoler vi ved

bestemmelsen og loven ikke bliver brugt særlig meget ude i kommunerne derfor er der ingen grund til at udskyde det men regeringen var lidt sen om at melde tilbage

om der kunne gøres yderligere ud over

udskydelsen af revisionsbestemmelsen og svaret var desværre negativt derfor meldte vi

på forhånd tilbage at vi under andenbehandlingen ville fortælle hvad vi ville stemme under tredjebehandlingen og vi vil fortsat stemme imod en udskydelse af revisionsbestemmelsen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

uden for betænkningen af transport bygnings og boligministeren det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet og vi går

tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling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

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en

jeg foreslår at lovforslaget går direkte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

om at lovforslaget deles i to lovforslag deling af lovforslaget i to lovforslag er vedtaget der stemmes herefter om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to tiltrådt af et flertal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

torsdag den niogtyvende november

man får nu mulighed for at komme på forreste række hvem drømmer ikke om det så værsgo ordførere træd nærmere

sådan ja det er de flittige elever der kommer op forrest i klassen

jeg giver lige lidt mere tid indtil vi får teknikken helt på plads

også gerne rykke frem okay

ordføreren for forespørgerne

vi har jo indkaldt til den her forespørgselsdebat fordi regeringen

i stadig stigende omfang skaber usikkerhed om det danske forsvarsforbeholds beståen allerede i to tusind og femten ønskede den daværende venstreregering ved den daværende forsvarsministeren herre carl holst et opgør med forsvarsforbeholdet og tilbage i maj to tusind og atten fortalte forsvarsministeren at han ville af med forbeholdet som forsvarsministeren sagde til politiken den attende maj og jeg citerer mit ærinde er på et eller andet tidspunkt

at kunne sige at nu skal vi stemme om vores

verden er så usikker at det lige pludselig kan blive aktualiseret

kan danskerne stå over for en folkeafstemning om afskaffelse af vores forbehold hvis altså regeringen finder det betimeligt

institut for internationale studier om en udredning vedrørende forsvarsforbeholdet og dermed henlægge anbefalingen af et opgør med forsvarsforbeholdet til eksperter på akkurat samme måde som regeringen har bestilt en rapport der skal danne grundlag for en beslutning om dansk tiltræden af bankunionen i efteråret to tusind og nitten

det er at regeringen har brug for et alibi i form af en flok eksperters udtalelser for at kunne

uanset dagens artikel i berlingske og andet ikke i tvivl om at det er det regeringen går og pønser på man skulle jo ellers tro

regeringen og japartierne sådan efterhånden havde fået nok af syngende lussinger fra vælgerne når det handler om eu

tilfældet men jeg glæder mig i hvert fald til debatten her i dag

regeringen deler interessen for eus sikkerheds og forsvarspolitiske samarbejde og vi deler også ønsket om at debattere det danske forsvarsforbehold vi befinder os i en tid hvor vi må konstatere at trusselsbilledet i danmarks nærområde forværres verden er blevet mere uforudsigelig de globale magtforhold forskydes den europæiske sikkerhedsarkitektur

skridt med lanceringen af den såkaldte civilian compact i sidste uge men når det gælder den militære del af samme samarbejde står vi på sidelinjen lad mig give et eksempel eus sømilitære operation i middelhavet bekæmper menneskesmuglernes netværk i regionen

forbedre den maritime maritime sikkerhed sådan en operation er klart i dansk interesse og det er netop den type indsatser som vi gerne ser at eu påtager sig men vi kan som følge af forbeholdet desværre ikke deltage af samme årsag kan vi heller ikke deltage i diskussionerne om operationen som på mange måder har betydning for danmark

godt eksempel på initiativer hvor forsvarsforbeholdet begrænser dansk indflydelse og efter min mening skader vores evne

i juni to tusind og atten tog vigtige nye skridt i den retning det gælder for eksempel en styrket dialog

omkring terrorbekæmpelse eller en fælles reaktion over for ruslands hybride tiltag

påvirkningskampagner og aggressive cyberangreb eu og nato arbejder også i fællesskab på indsatser omkring militær mobilitet det kan sikre at europæiske styrker kan bevæge sig hurtigt igennem europa

nødvendigt det er helt centralt at vi tænker ud af boksen i forhold til hvordan vi i europa kan levere mere til den fælles sikkerhed det er blandt andet i den sammenhæng at man skal se danmarks deltagelse i det franskledede e12 i det europæiske interventionsinitiativ det er en måde hvorpå vi kan demonstrere at vi mener det når vi siger at vi er parate til at påtage os et større ansvar for

i samarbejdet da det er uden for eu rammen og således ikke falder ind under forsvarsforbeholdet

at danmark bliver presset fra to sider dels vokser de områder der er omfattet af forbeholdet i omfang og betydning dels er forbeholdet også begyndt at hæmme mulighederne for dansk interessevaretagelse på områder hvor vi fuldt og helt er med det gælder for eksempel i forhold til forsvarsfonden som forsvarsministeren vil komme ind på senere

konstatere at ambitionsniveauet og kompleksiteten i samarbejdet omkring eus forsvarspolitik er stigende

ikke kender alle konsekvenserne af forsvarsforbeholdet hvad betyder det for eksempel for danmarks sikkerhed hvad er forsvarsforbeholdets betydning for danmarks samlede placering i eu har forbeholdet en effekt på dansk erhverv og forskning hvor meget har forsvarsforbeholdet betydning for andre dele af eus politiske samarbejder det er spørgsmål som vi lige nu har svært ved at svare på og som vi skal have afdækket

behov for at forstå udviklingen af eus sikkerheds og forsvarspolitiske samarbejde bedre ligesom vi især har behov for at forstå hvad det betyder for danmark og særlig i lyset af det danske forsvarsforbehold netop derfor har regeringen besluttet at igangsætte en ekstern og uafhængig udredning som kan belyse dette spørgsmål det er regeringens ambition at skabe en god saglig og bredt belyst debat det er ikke et oplæg til en forbeholdsafstemning men i stedet et oprigtigt forsøg på at skabe en bredt forankret debat om hvordan vi bedst varetager danske sikkerheds og forsvarspolitiske interesser tak for ordet og

give videre til forsvarsministeren ellers har formanden

sikkerhed da emmanuel macron fik sagt til den franske radiokanal europe

man også skulle forsvare sig imod

blev det taget ganske ilde op af den amerikanske præsident jeg tror ikke at der fra amerikansk side er noget ønske om en europæisk hær

vi har en tysk kansler som siger at vi ikke automatisk kan regne med at vi får hjælp udefra længere og derfor skal vi have en en eu hær hvordan forholder udenrigsministeren sig til det spørgsmål kan det virkelig være rigtigt at vi nu er ved at bevæge os ud i en situation hvor vi lægger afstand til vores nato alliancepartner en alliancepartner vi har haft siden nitten ni og fyrre fordi der er nogle der tror at vi ikke vil få hjælp udefra

selve den amerikanske præsident sender af

det kan man ikke bare ignorere der er et pres i forhold til

danmark når jo ikke op på de to procent

ikke løbe fra der er områder hvor vi er uenige med amerikanerne og det er når de trækker sig fra parisaftalen eller fra atomaftalen

også andre steder hvor vi kvitterer og anerkender at amerikanerne faktisk i øjeblikket engagerer sig yderligere i forsvaret af den europæiske sikkerhed

de baltiske lande så der er både plusser og minusser og det

forholde os til det er ikke et samlet enkelt billede

at det går i en retning med med mere oprustning men men mit spørgsmål

også på udenrigsområdet er en udvikling i gang som handler om at få en mere fælles udenrigspolitik i eu

samtidig er tilnærmelser mod en fælles

eu udenrigspolitik hvordan

konflikt vi har med iran at det er ret væsentligt for os at vi har tætte allierede

en konflikt eller når vi trækker

en streg i sandet i forhold til saudi arabien og våbeneksporten der er det også væsentligt at man har nogle

omkring sig som man arbejder sammen med og for

tyskerne ser ud til at gå i samme retning som vi gør der så det er jo ikke

bare en kæmpestor fordel at man laver udenrigspolitik sammen med andre og der er reglerne på nuværende tidspunkt på på rigtig meget af det selvfølgelig at man gør det i forbindelse med konsensusbeslutninger for eksempel når vi skal have sanktioner

budskabet er meget klart europæerne tager sikkerhedssituationen alvorligt og forsøger at arbejde tættere sammen om at imødegå de udfordringer og trusler vi står over for

det bakker danmark fuldt ud op om ideen om et mere handlekraftigt forsvarspolitisk eu giver mere mening end det har gjort i mange år det er grundlæggende godt at eu bidrager mere til europas sikkerhed og det handler vel at mærke

har vi gjort meget klart at vi ikke støtter fra dansk side og det er et synspunkt som en lang række eu lande deler fuldt ud

hvis vi skal kunne imødegå de aktuelle trusler eu kan hjælpe med håndteringen af de udfordringer der udgår fra terrorisme hackerangreb desinformation pirateri flygtningestrømme og så videre dertil kommer særlige eu kompetencer med hensyn til stabilisering af kriseramte områder fredsbevarende indsatser opbygning af civilsamfund med politi og domstole for slet ikke at nævne det forskningsmæssige og industripolitiske samarbejde på forsvarsområdet i eu hvis vi zoomer ud har særlig de

år været præget af markant udvikling inden for sikkerheds og forsvarspolitikken med udgangspunkt i eus globale strategi fra juni to tusind og seksten blev der ved udgangen af to tusind

og seksten fremlagt en række gennemførelsesforanstaltninger og planer for udbygningen af eus sikkerheds og forsvarspolitiske samarbejde ligesom der blev fremsat konkrete udviklingsmål for

eu nato samarbejdet med udgangspunkt i fælleserklæringen fra nato topmødet i warszawa i to tusind og seksten kommissionen fremsatte derudover i november to tusind og seksten sin europæiske handlingsplan på forsvarsområdet med henblik på at styrke sammenhængen og synergierne mellem forsvarsanliggender og øvrige eu politikker på områder hvor det skaber europæisk merværdi den efterfølgende

konkretisering og implementering af en række nye initiativer har vidnet om et hidtil uset højt ambitionsniveau blandt eus medlemslande det gælder også eu institutionerne der aktuelt afsætter betydelig flere ressourcer til forsvarsrelaterede spørgsmål der er således for første gang afsat dedikerede midler til forsvarsmæssige indsatser i kommissionens forslag til næste flerårige eu budgetramme og det endda i flere sammenhænge

men for en stor del af den udvikling der foregår i eu på dette område gælder som bekendt at danmark ikke kan deltage på grund af forsvarsforbeholdet helt generelt betyder det

at danmark har dårlige forudsætninger for at påvirke retningen i eus sikkerheds og forsvarsmæssige samarbejde eu befinder sig på et vigtigt stadie netop nu og man fornemmer helt tydeligt at grundstenen til mange års fremadrettet og ambitiøst samarbejde bliver lagt uden at vi fra dansk side kan være med til at påvirke hvordan

hvilke betingelser tredjelande skal kunne deltage i eus mange nye forsvarsmæssige initiativer her er der centrale danske interesser på spil ikke mindst set i lyset af brexit og udviklingen i vores transatlantiske relationer men danmark kan i mange tilfælde ikke være med til at præge disse diskussioner forsvarsforbeholdet mærkes også meget konkret danmark kan eksempelvis ikke deltage i det forstærkede eu forsvarssamarbejde pesco der er blevet iværksat i december to tusind og sytten pesco er først og fremmest et samarbejde drevet af medlemslandene selv ikke drevet af

eu institutionerne og det handler om at udvikle de kapaciteter medlemslandene skal

have til rådighed hvis de skal kunne imødekomme aktuelle trusler der er blandt andet tale om samarbejde om udviklingen af cyberudrykningshold der kan hjælpe landene når det brænder på eller et samarbejde om maritim overvågning de kapaciteter der udvikles under pesco vil være medlemslandenes egne

i den grad også kunne komme nato til gode det hører også med til billedet at pesco giver øget incitament til samarbejde i en eu ramme blandt de deltagende medlemslande hvilket kan have betydning for incitamentet til at samarbejde med danmark

at eus militære og civile indsatser bliver stadig mere integrerede hvilket kan rejse nye spørgsmål i forbindelse med dansk deltagelse også i eus civile sikkerhedsarbejde der er masser af gode

argumenter for at danmark skulle spille en mere aktiv rolle i det styrkede eu forsvarssamarbejde det ville styrke danmarks egen sikkerhed danmark ville kunne bidrage med sine mange erfaringer med militære og civile indsatser og danmark ville dermed kunne være med til at trække samarbejdet i den retning vi ønsker

og som er i vores strategiske og sikkerhedsmæssige interesse i den sammenhæng vil jeg også gerne understrege at det ikke er på tale at udviklingen i eu samarbejdet på sikkerheds og forsvarsområdet skal resultere i en eu hær eller at eu skal erstatte nato

fuldstændig enighed om dette i eu kredsen der er tale om at eu styrker sin kapacitet til i større grad at kunne tage vare på europas egen sikkerhed i fuld komplementaritet med nato regeringen er derfor meget tilfreds med at eu og nato i stigende grad samarbejder om europæisk sikkerhed regeringen har ikke planer om en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet her og nu men det skader os helt åbenlyst at vi som en lille åbent samfund reelt siger nej til at være med hvor

det sker i forsvars og sikkerhedspolitikken regeringen står derfor fast ved at vi er nødt til at tale om forsvarsforbeholdet virkeligheden har overhalet det og der er brug for en grundig og nuanceret samtale om

i dansk interesse og hvordan udviklingen i eu og verden omkring os påvirker danmark derfor ser jeg frem til resultaterne af den udredning som regeringen nu har igangsat for der er mange helt centrale spørgsmål som vi lige nu har svært ved at svare på hvor stor en betydning har det eksempelvis for dansk forsvarsindustri at danmark ikke deltager i de forsvarspolitiske samarbejder som er retningsgivende for forsvarsfonden hvad betyder det for vores anseelse som alliancepartnere i eu og i nato

påvirker forbeholdet danmarks deltagelse i de sagsområder der falder uden for

forbeholdet men som er knyttet til de europæiske forsvarskapaciteter såsom cyber og hybrid det er mit håb at det ikke bliver en debat der handler om for eller imod

og som deler os op i ja og nejsigere det skal være en debat om hvor eu bevæger sig hen og hvor det efterlader danmark for eu medlemskabet

helt afgørende platform for danmark i vores interessevaretagelse i verden danmark får en stærkere stemme når vi er en del af et stærkt fællesskab

har noget at byde på ikke mindst når det kommer til sikkerhed og forsvar og som værner om eus demokratiske værdier og efterlever reglerne det gør danmark til en god og troværdig samarbejdspartner

her forsvarspolitiske samarbejde ikke skal resultere i en eu hær samtidig

en fransk præsident emmanuel macron som siger

citerer jeg vi kan ikke beskytte europa medmindre vi får en ægte europæisk hær

en tysk kansler der så vidt jeg husker den fjortende november siger i europa parlamentet at det er absolut nødvendigt at få en europæisk hær og tilbage i maj sagde hun at vi ikke længere kunne stole på at usa kom

os til undsætning og vi har en kommission som efter at have lyttet til macron og merkel siger og nu citerer jeg hvad talspersonen sagde vi er begejstret for at både præsidenten for den franske republik og den tyske kansler med få dages interval offentligt har bakket op om vores idé citat slut hvordan kan ministeren stå her og sige at der er fuld enighed om at det ikke skal udvikle sig til en europæisk hær

en frustration man føler over for den amerikanske præsident og den udvikling man ser der

ingen realitet i det og alle

skabe en en usikker situation det er også derfor vi føler et behov for at sige helt klart

ikke er tale om en europahær og det tror jeg

er meget der peger på at det også er den retning det udvikler sig i om man så ender med at det er en regulær hær eller at det bare er et meget meget styrket

som resultat så må jeg sige at jeg er bekymret over begge dele

ikke vil anerkende og diskutere den her problemstilling åbent jeg

meget mærkeligt men det jeg egentlig ville spørge forsvarsministeren om

præcis de humanitære operationer for det er jo min holdning

at vi fra dansk side skal spille

fredsbevarende rolle i verden mere end at

og i forhold til de humanitære aktioner er der som jeg opfatter

det rig mulighed for at danmark kan spille en rolle igennem fn

det fremadrettet er det helt korrekt at vi sagtens kan

samarbejde på på det militære bare trækker flere kræfter ud af fn hvor der faktisk er rigtig meget brug for ressourcerne lige

yde en større del til europas forsvar end vi har gjort indtil nu det er jo det der ligger i at vi i det seneste forsvarsforlig har øget forsvarsudgifterne med tyve pct fordi vi anerkender at vi skal bære en større byrde i europa det kan vi jo blandt andet ved at eu landene styrker deres militære kapaciteter vedrørende spørgsmålet om fn missioner

skal vi selvfølgelig også kunne deltage i fn missioner men jeg tror at virkeligheden er at mange af disse ting er blandede

kræve at der er en militær beskyttelse af disse

missioner og med al respekt for fns

forbindelse det kan vi jo blandt andet læse ud af de problemer der er i mali med fn

incitamentet til at komme uden for

ståltråd er meget ringe med de soldater

der er jo nogle problemer der hvor man kan sige at der kan nato og der kan eu noget

forsvarsministeren igen og igen siger at en eu hær ikke kommer på tale det anførte forsvarsministeren også i politiken den attende maj og så citerer jeg

nitten to og halvfems det er et helt andet udgangspunkt i dag hvor landene byder frivilligt ind på opgaverne og selv betaler for deres indsats

er for et vi som forsvarsministeren refererer til i politiken for så vidt jeg husker

en europahær der optog venstre særlig meget tilbage ved spørgsmålet om maastricht i

om venstre så i dag mener at det

sagde den tyske forbundskansler i

parlamentet følgende de tider hvor vi kunne regne med andre helt uden forbehold er forbi det betyder at vi som europæere i højere grad må tage vores egen skæbne i egen hånd hvis vi vil overleve som

kan være at forsvarsministeren og udenrigsministeren ikke

eller vil tale om en eu hær

ikke noget når hele debatten på den europæiske scene den europæiske arena handler om netop en eu hær den franske præsident har sagt det samme

eu hær kommissionen har foreslået en

ikke handler om at udfordre nato men hele bagtæppet for debatten er jo at kansler merkel og præsident macron har sagt at de ikke længere stoler på vores nato samarbejdspartnere

og derfor skal vi have en eu hær så det er jo en udfordring af nato samarbejdet uanset hvordan man

det er jo også en af årsagerne til at den her ambition om en eu hær er blevet modtaget på den måde som den er blevet modtaget af den amerikanske administration

man sidder i washington og klapper i hænderne af det her man undrer sig over det man undrer sig også over at en fransk præsident kan finde på at sige

mod kina rusland og usa men

det er jo også helt absurd sagen er den at vi jo aldrig nogen sinde kan komme til at måle os med den militære kapacitet som usa har den er jo simpelt hen uden sidestykke samtidig med vi så har den her debat om en eu hær

en situation hvor en bred kreds af lande i eu vægrer sig ved at anvende de to procent af bnp

i europæisk regi men på den anden side

være villig til at betale det som man faktisk i forvejen har forpligtet sig til i en alliance man allerede

hvis regeringen nu ønsker et opgør med forsvarsforbeholdet synes jeg

at regeringen skylder befolkningen at være ærlige om

at han ønskede at forsvarsforbeholdet skulle afskaffes

sige at nu står vi så i en situation hvor vi bare skal have en debat men forsvarsforbeholdet ikke sådan på tale jeg ved ikke hvordan det er landet på den måde det må vi jo se på men jeg må bare sige at set fra dansk

til at gå ind i en debat om at afskaffe forsvarsforbeholdet

angela merkel faktum er

stor gavn af vores sikkerhedspolitiske samarbejde med usa vores transatlantiske samarbejde og det skal vi ikke sætte på spil fordi der er nogle mennesker der drømmer om en europæisk hær i eu

folketinget konstaterer at regeringen har iværksat en udredning om forsvarsforbeholdets betydning for danmark folketinget understreger at de fire undtagelser der siden nitten tre og halvfems har dannet rammen om dansk eu politik skal fastholdes uændrede herunder forsvarsforbeholdet folketinget understreger at nato er grundlaget for danmarks fortsatte sikkerhed og tryghed og at det transatlantiske samarbejde er hjørnestenen i fremtiden for danmarks forsvar folketinget modsætter sig derfor udviklingen af en eu hær og understreger samtidig at danske soldater ikke skal kunne indgå i en sådan hær eu hverken kan eller skal udvikle sig til en militær supermagt i konkurrence med usa eller andre folketinget advarer derfor grundlæggende mod en militarisering af eu og opfordrer til at alle kræfter kastes ind i at styrke

det forbigået hans opmærksomhed at der jo er ingen af dem der udtaler sig

al den diskussion som har har været der forudsætter at

stjerner på sokkerne for så er der jo tale om

militære styrker som så kan sættes ind i forskellige kontekster kan sættes ind

kan sættes ind i en nato kontekst kan sættes ind i en kontekst af

det er i den sammenhæng vi snakker om de her ting

at herre holger k nielsen nu benægter faderskabet til det som blev til tilbage nitten tre og halvfems så har jeg noteret

herre holger k nielsen at problemet her jo netop

herre holger k nielsen siger omkring nato

hvorfor er det man nu begynder at tale så meget om en eu hær ja det har fru angela merkel den tyske kansler jo sagt igen og igen det er fordi man ikke længere automatisk tør stole på at nogen på den anden side af atlanten kommer os til undsætning

det bare jeg siger al historisk erfaring på det her kontinent

usa bliver sat på sidelinjen eller selv

efter første verdenskrig efter anden verdenskrig det

jo bare er er hele situationen

forudsætningerne har ændret sig

to og halvfems hvor vi ikke vidste hvad det her var for noget overhovedet jeg er fuldstændig enig og vil da ikke være med til at vi skal opbygge en eller anden europæisk styrke til at styrke franske stormagtsambitioner i afrika for eksempel

snakker fuldstændig udenom

handler om at man får en militær kapacitet i danmark

sætte ind i forskellige sammenhænge og der kommer der yderligere en sammenhæng man kan sætte det ind i

usa ikke skal stå på sidelinjen der er ingen der forestiller sig

er sådan set enige om at den nuværende amerikanske præsident er en smule uligevægtig

da meget naturligt at man begynder at diskutere de

herre holger k nielsen har en eller anden ambition om at danmark skal være mere aktiv i tredjeverdenslande til fredsbevarende eller fredsskabende operationer eller hvad ved jeg jeg nærer ikke samme begejstring

vi behøver slet ikke at tage del i flere internationale organer hvor vi kan sende tropper ud hverken i mali eller den centralafrikanske republik eller hvor i alverden det nu kan komme på tale vi har deltaget alt rigeligt i den slags jeg synes ikke vi skal

det her spørgsmål men lad mig kort redegøre for

ønsker vi ikke at afskaffe forsvarsforbeholdet i den kommende valgperiode og vi ønsker heller ikke at støtte en en folkeafstemning herom i samme periode

man kan vel sige at vores principielle holdning til forbeholdet er velkendt og ikke ændret men samtidig tager vi altså også danskernes signal om at vi skal værne om vores forbehold temmelig alvorligt danskerne har nu to gange med femten års mellemrum sagt nej til at afskaffe forbeholdene og det mener jeg faktisk

heller ikke at det er på sin plads at begynde at diskutere afstemninger om de resterende forbehold i den kommende valgperiode

at der er nogen brændende platform på nuværende tidspunkt og det mener vi

vi mener ikke den her brændende platform er der lige nu her og nu mener vi faktisk at der er langt større udfordringer i eu end vores forbehold lad mig blot nævne bekæmpelse af skattesnyd bedre beskyttelse af lønmodtagerrettigheder og sikring af grænserne så man kan vel sige at en afskaffelse af forbeholdene ikke står øverst på vores

mener vi faktisk at vi fint kan fortsætte vores engagement i europa med forbeholdene

også klart at vi fra socialdemokratisk side ser en fordel i at vi

lad mig slå fast med syvtommersøm at for socialdemokratiet er

grundstenen i dansk forsvars og sikkerhedspolitik men vi vil da ikke lægge skjul på at vi ser frem til den eksterne redegørelse for udviklingen i det militære samarbejde i eu som regeringen har bebudet i sin udenrigs og sikkerhedspolitiske redegørelse og den vil vi selvfølgelig gerne debattere når den kommer tak

hen i tvivl om hvad socialdemokratiets motivation for at indtage det standpunkt er altså den syvende maj var der en fin artikel i altinget med overskriften s tør ikke sætte forsvarsforbehold til afstemning så er spørgsmålet jo

til afstemning a at man egentlig er glad for

man ikke tør fordi man tror danskerne vil stemme nej

stadig væk den opfattelse at

eller det er fordi man er blevet tilhænger

flere gange har sagt til folketinget vi ønsker sådan set at bevare vores forbehold

man siger ikke normalt min holdning er det som befolkningen mener man siger jeg har en holdning så mener befolkningen måske noget men man har en holdning nu spørger jeg bare socialdemokratiets ordfører igen ønsker socialdemokratiet principielt et opgør med forsvarsforbeholdet

men har blot indtaget det standpunkt at fordi vælgerne tilsyneladende vil noget andet så vil socialdemokratiet det samme som vælgerne vil lige nu

at have at man respekterer borgernes afgivelse af stemme jeg vil gerne sige at jeg

kenneth kristensen berths partikollega herre alex ahrendtsen han kan jo sådan set ikke få folkeafstemninger nok men det må vel være et udtryk for at man skal respektere hvad det er der kommer ud af en folkeafstemning det er

retsforbeholdet

vi har givet klart udtryk for hvordan vi forholder os

understrege at vi i venstre rigtig gerne vil

det mener vi vil være det bedste for danmark det mener vi vil være det bedste for europa

det mener vi vil være det bedste for nato men omvendt

har vi ikke nogen planer om en folkeafstemning her og nu det vi har lært af tidligere debatter er

tro at man kan udskrive en folkeafstemning og så have en debat der varer forholdsvis kort tid og så regne med

rum tid en lang tid hvor man diskuterer fordele og ulemper ved det forbehold vi

er ikke nogen hemmelighed

statsministeren gjort klar så sent som på vores

landsmøde og så sent som her til morgen kunne jeg læse en fremragende kronik i berlingske

der fortalte ligesom jeg også mener at det danske forsvarsforbehold i højere og højere grad er blevet en klods om benet på os

er noget der med rette ligger øverst på eus dagsorden i disse år og lande som tyskland og frankrig har netop udtrykt ønske om at styrke det fælleseuropæiske

det er et samarbejde som vi i danmark langt hen ad vejen kommer til at stå uden for

grund af vores forsvarsforbehold tag nu bare noget som eus missioner i mali arbejdet med at stabilisere sahelregionen i afrika

stor del af de migranter der i disse år søger til europa

kommer fra eu er til stede i området for at forhindre at mali simpelt

kunne risikere at blive et arnested for terror eller en transitrute for de mennesker der søger mod europa og man skulle da tro at særlig sidstnævnte scenarie

nato også har en mission i området som

mission misforstå mig ikke nato skal selvfølgelig fortsat udgøre fundamentet for vores sikkerhed men vi har altså at gøre med et forværret trusselsbillede både i og uden for europa og denne udvikling sætter unægtelig danmark og vores forhold under

opgørelse for nylig fra tænketanken europa viste at forsvarsforbeholdet er blevet aktiveret en hundrede og en og fyrre gange siden det blev indført i nitten tre og halvfems

ramt antipirateriindsatsen i somalia hvor danmark var med indledningsvis men så måtte vi trække os ud da det overgik

operation det var også tilfældet på balkan der jo startede med et nato mandat men så overgik til at være en eu mission hvor danmark

måtte trække sig ud der har altså været situationer hvor danmark

sig ud hvis der er natos nordstjerne på

kan vi godt være med men hvis der er eus tolv stjerner på kan

om det man laver er præcis og nøjagtig

en præsident i usa der altså sætter spørgsmålstegn ved

artikel fem altså musketereden

twittet og andet om at lande der ikke lever op til to procentsmålsætningen ikke nødvendigvis skal forvente at

til undsætning så slemt er der ikke nogen af os

at man ønsker at eu i større grad påtager sig en større rolle for at klare sikkerheden i

eget nærområde men situationen lige nu er den at vi afventer en ekstern udredning

om forbeholdets nøjagtige konsekvenser det er den som regeringen har

diis om at udarbejde og når den foreligger så ved

og hvad forbeholdet har af konsekvenser for os og så kan vi yderligere tage en debat om

konkrete betydning på et endnu mere oplyst grundlag end det vi har i

på det europæiske forsvarspolitiske samarbejde

ikke bare for vores egen skyld vi mener også at vi kan bidrage vi vi mener ikke

nationalt mindreværdskompleks vi mener

vi fra dansk side har noget at byde ind

tiden er inde til en folkeafstemning lige nu derimod ønsker vi en debat og den hilser vi velkommen og den har vi

folketinget konstaterer at eu i de seneste år har styrket sit samarbejde om sikkerhed og forsvar markant

forbindelse at dele af udviklingen også finder sted på eu politikområder der ikke er omfattet af forsvarsforbeholdet folketinget deler regeringens synspunkt om at den mere uforudsigelige sikkerhedssituation i og omkring europa kræver et stærkt europæisk engagement og en fortsat styrkelse af det sikkerheds og forsvarsmæssige samarbejde i europa men nato forbliver samtidig grundstenen i dansk sikkerhedspolitik folketinget udtaler sin støtte til at

er nødvendigt løbende og på et oplyst grundlag at tage debatten om udviklingen i eu på det sikkerheds og forsvarspolitiske område og dens betydning for danmark folketinget opfordrer regeringen

at følge udviklingen deltage aktivt i drøftelserne og sikre danske interesser i den videre udvikling af eu’s sikkerheds og forsvarspolitiske samarbejde

en forskel det viser jo at der er en rigtig god grund til at vi har

venstre vil meget gerne ud i den store verden og slås med nogle

og hvis der er én international organisation i hvis regi vi ikke kan komme ud og slås så er det meget ærgerligt det forstår jeg ikke jeg forstår simpelt hen ikke det der ønske om

skulle ud og slås så lytter jeg mig til at

det samme som angela merkel og emmanuel macron har gjort nemlig sætter spørgsmålstegn ved om usa

kommer hvis det er sådan at danmark bliver angrebet mener herre jan e jørgensen at usa kommer eller tror herre jan e jørgensen at usa ikke kommer

er jo så åbenbart et forbehold for for et forsvar altså et forbehold over for at deltage i internationale missioner og i dansk folkeparti mener man det er godt at danske styrker ikke hjælper til at bekæmpe pirater i somalia ikke hjælper til at oprette en stabil situation

til hjælp der kæmper mod despoter som slagter dem det ser vi så forskelligt på vi mener det er godt at danmark deltager aktivt at vi også deltager med danske styrker for at opretholde fred og sikkerhed rundtomkring i verden fordi international stabilitet international fred og sikkerhed også

der giver europa fred og sikkerhed som vi jo har haft i en historisk lang tid blandt andet på grund af samarbejder som

george w bush doktrin som kørte i nullerne var i virkeligheden nok en fejltagelse det lykkedes i hvert fald ikke og erfaringerne efter det arabiske forår viser jo også at man ikke skal forvente at man

får demokrati hvis der bare er nogen der gør oprør mod en despot det jeg bare bliver nødt til at spørge herre jan e jørgensen om er

hvordan ser herre jan e jørgensen i virkeligheden at den her nye anbefaling fra diis skulle adskille sig fra den anbefaling som forsvarskommissionen jo også kom med om at afskaffe forsvarsforbeholdet

verden forsvinder jo ikke bare fordi vi synes den er bøvlet og besværlig

der sejler forbi somalia og bliver angrebet af pirater

besværligt at de skal sejle rundt steder hvor der er krig og ufred men det er altså en kendsgerning at sådan er verden og så synes vi

det er rigtig fornuftigt at man beskytter danske skibe og beskytter danske sømænd og ja det gør man med militær magt

så åbenbart den militære magt som dansk folkeparti ikke er villige til at

jeg har været nede at se det også og jeg synes det er helt afgørende kan man sige at

står med en situation i mali hvor der

haft en dansk general dernede der har efterlyst at man netop kommer med flere køretøjer at at der kommer

er i meget høj grad drevet af franskmændene

mali og i landene omkring og det er altså nogle operationer der er forbundet med langt større problemer med overtrædelse af menneskerettighederne

den brede fn mission dernede jeg ville foretrække at vi ikke er en del

i det område som som man ser eu missionen

i fn regi eller i nato regi så kan danske styrker godt deltage men når det så bliver en operation i eu regi så kan vi ikke deltage selv om det man laver sådan set er præcis det samme det synes vi ærlig

forsøgte at illustrere vi

historisk deltaget i rigtig mange fn missioner og gør det fortsat også meget gerne

jeg har selv for nylig været i new york i forbindelse med

officerer og vi gør et godt stykke arbejde

vil meget gerne også fremover naturligvis deltage i fn missioner men vi synes bare det er ret mærkværdigt at lige så snart det så bliver en eu mission skal danske styrker

og min bekymring er helt grundlæggende at vi ser hvordan fn operationerne

er ekstremt ramt af at der ikke er nok veluddannede soldater at der ikke er nok udstyr

ikke er nok der deltager fra de europæiske

resten af vesten og fordi det i høj grad er overladt til afrikanske og asiatiske lande at komme med de bidrag

for at løse mange af de her internationale problemer

lige at høre en en vurdering af om det ikke lige præcis er det der kan risikere

samme uanset om det er en veluddannet højtlønnet dansk soldat der sendes ud

det er en soldat fra fra bangladesh

et afrikansk land land som har en lavere uddannelse som ikke er nær lige så effektiv som de danske soldater og hvor omkostningsniveauet er et ganske andet så der har fn altså nogle særlige udfordringer det vi i højere grad bidrager med

er optræning af de soldater der sendes ud

vi kan bidrage på en mere hensigtsmæssig måde i fn regi og det kan rigtig godt være et argument for at nogle

eu missioner kan supplere fns

faktisk at det er en en virkelig dårlig idé at afskaffe det danske forsvarsforbehold

set rigtig glad for at vi har det lige nu netop fordi som vi kan se

aldrig har haft mere brug for forsvarsforbeholdet end vi har nu fordi vi netop lige nu har set hvordan de store landes ledere altså både macron og merkel og også fra kommissionen

og jeg undrer mig lidt over kan man sige at at forsvarsministeren i alle de debatter vi har haft indtil videre og nu har jeg

når tysklands og frankrigs statsledere ligesom er ude og sende et signal om hvilken retning de gerne ser at det går i eu

militær i eu og det synes jeg er er en problematisk vej at gå vi kan også se det nu på hvordan der bliver investeret milliarder af kroner

styrket den europæiske våbenproduktion altså

i stedet for at udfordre kan man sige den logik om konstant oprustning

og anerkender den logik der er om at man er nødt til at opruste sig ud af problemerne og det eneste der så sker i stedet for

kan man sige at pengene skal ende i

tænke mig at vi i stedet for fra europæisk og nordisk og dansk side stod for stod for en politik der handlede om nedrustning og konfliktforebyggelse som et reelt

til den politik trump står for hvis det var den retning vi gik

det handler om at øge våbenproduktionen i eu

at det er den vej der bringer os videre

det aktuelle konfliktniveau som vi ser i europa

gang efterlyser lige præcis

til de missioner der er rundtomkring hvis man ser på hvordan bidragene fra danmark og andre europæiske lande til fns missioner bare er gået ned ad bakke de sidste mange år

i meget højere grad er nato man orienterer sig mod

så tror jeg at det vil flytte fokus endnu mere væk fra fn

er meget meget problematisk for det det er jo et spørgsmål om at der faktisk mangler lige præcis de kompetencer som vi kunne tilbyde i fn så helt grundlæggende

og det er altså ikke det jeg synes vi ser er på spil i eu nu selv om jeg sådan set godt kan genkende bekymringen om hvad for nogle signaler det er man ser fra trump og usa

at samarbejdet med vores nabolande skal bygge

en udenrigspolitik og forsvarspolitik som vi tror på vil skabe sikkerhed og stabilitet og det

hvordan det skal bidrage positivt hvis eu også kaster sig ind i et våbenkapløb hvor det bare handler om at man vil forøge den militære produktion i eu for at kunne konkurrere med usa

og og håber sådan set også at

det er noget som som vi kan blive enige om at holde fast i herinde

vedtagelse jeg lige vil læse op her til sidst og det er bare fra os i enhedslisten og

folketinget konstaterer at regeringen har iværksat en udredning om forsvarsforbeholdets betydning for danmark folketinget understreger at forsvarsforbeholdet og de øvrige undtagelser skal fastholdes uændrede

folketinget advarer mod udviklingen af en eu hær og øget militarisering af eu og understreger i stedet behovet for nedrustning og styrket fokus på freds og konfliktløsning

ikke synes det er en god idé at vi får en udenrigs

der er mere uafhængig af usa end tilfældet er

der gør det det er ikke meningen at danmark

hvis europa som helhed bliver en blok som sikkerhedspolitisk

fast i den tænkning der gør sig gældende i øjeblikket hvor det er usa der ligesom er totalt dominerende i forhold til hvordan vi tænker

jo ligesom jeg ved at sf også gør

det er dybt dybt ulykkeligt at danmark gang på gang har fulgt usa ind i krig

har set både i irak og afghanistan og så videre

i den grad er behov for en selvstændig udenrigspolitik jeg tror bare

den oprustning som vi ser lige nu i eu at så skal vi lægge os fast på et militært samarbejde som lige nu peger meget frem mod en eu hær som lige nu har det som fundament at de europæiske våbenindustrier skal styrkes for det er lige præcis den samme logik

at der er et meget ensidigt fokus på oprustning hvis vi kunne få et europæisk samarbejde der handlede om hvordan vi nedrustede i europa hvis vi kunne få et europæisk samarbejde der handlede om freds og konfliktløsning så ville jeg synes det var supersupergodt holger og det vil

militær dimension for

i europa der bliver brugt alt for mange penge på forsvar

forhold til hvad man gør i rusland men der er jo tale om at vi måske omdisponerer

jo tale om at man ligesom får en diskussion af hvordan

så jeg synes det bliver for defaitistisk når enhedslisten siger

linje på det macron er kommet med nogle ideer

slet ikke substans og kød og blod på det endnu og derfor synes jeg da det kunne være

vigtigt hvis også enhedslisten og venstrefløjen går ind i den diskussion

at jeg ikke synes at man skal afskaffe det danske forsvarsforbehold i en situation hvor det vi ser lige nu i forhold til europæisk forsvarspolitik er det lige præcis går mod mere oprustning

macron har sagt så siger han jo jamen altså europa skal øge de militære udgifter men pengene skal gå til europæiske

kan være en venstrefløjsposition at vi bare skal

for at pengene går til europæiske våbenindustrier i

amerikanske jeg vil nemlig lige præcis gerne diskutere nedrustning og derfor vil

ikke binde mig til en politik som står for oprustning det er det der er hele

genkende fra enhedslistens side jeg synes tværtimod at vi har fulgt nato ind i alt for mange angrebskrige

så vi er meget kritiske over for nato i enhedslisten det betyder jo ikke kan man sige at vi ikke gerne vil samarbejde med vores nabolande det mener jeg godt man kan gøre på mange andre måder

på forsvarsområdet men jo det er helt korrekt at vi ikke ønsker

beskæftiger sig med hvad der kan lade sig gøre og politiske analytikere

beskæftiger sig med hvad der er sandsynligt og begge de to spørgsmål er man jo nødt til at bringe i spil

i danmark og i resten europa som

vores forsvarsforbehold det er jo altså både en diskussion om

sige at der er så mange lande rundt om os i europa der har ændret sig eller ændret signaler at at vi slet ikke kommer uden om sikkerhedspolitiske

det er helt sikkert at europa vil have en anden sikkerhedspolitik om ti år end i dag det vil vil få en eller anden form for konsekvenser når jeg

fra vores amerikanske allierede og det har jo været oppe i diskussionen flere gange

multilaterale samarbejde som

blevet ramt af identitetskrise og måske ligefrem

anden måde bliver nødt til at se i øjnene

at forsvarssamarbejdet i eu må styrkes det betyder ikke at

sikkerhed når liberal alliance betragter verden

det mener vi det er og sådan skal det også være i fremtiden et stærkere forsvarssamarbejde i eu

vil altid være et supplement det vil være komplementært til nato som er det vigtigste og en form for ekstra sikkerhed eller mulighed men vi synes også det er en god idé at få afklaret konsekvenserne ved at stå uden

for for forsvarssamarbejdet og derfor er vi selvfølgelig glade for det arbejde som regeringen har sat i gang og det synes vi selvfølgelig at vi skal afvente før vi får en ordentlig debat

støtter vi også det forslag til vedtagelse som har været forsøgt læst op og som er blevet læst op og jeg gør nu gruppearbejdet færdigt ved at sige at det er

konservative radikale venstre og sf der står bag det forslag til

i min forberedelse af det her rodede jeg sådan lidt tilbage i hvad

herre carl holst daværende forsvarsminister forsøgte at lancere et opgør med forbeholdet i august to tusind og femten

imidlertid begejstrede for en kommende folkeafstemning om forsvarsforbeholdet liberal alliances ordfører leif mikkelsen mener ikke danmark har brug for mere

tværtimod og så er herre leif mikkelsen citeret for at sige vores forsvarssamarbejde ligger i nato regi og det er helt fint eu er alt for

opgør med forsvarsforbeholdet sådan som jeg læser det

liberal alliance gerne have det nu

insistere på at topskatten skulle afskaffes og det

revideret vores arbejdsprogram druknede så lidt i

vil skrive om men jeg synes da det er ærgerligt at liberal alliance også på det her område har opgivet sin kritik eller sin skepsis over for eu

bare en lille smule om hvor liberal alliance stadig væk er eu skeptiske

er der mere og mere der peger i retning af at den der eu skepsis er blevet parkeret ret meget på sidelinjen efterhånden

har jo ændret sig utrolig meget fordi store vigtige lande

at skifte mening hvis kendsgerningerne ændrer sig det var det john maynard

sagde da han blev bebrejdet at han havde skiftet mening han sagde jamen kendsgerningerne

det ikke er så svært for mig at gå ind og vikariere

personligt selv har nydt at diskutere

næsten kom til at tale over mig men heldigvis er vi

mener vi vi skal have gjort noget ved vi vil gerne se på forsvarsforbeholdet og se på alle de forbehold

vi har i forhold til et europæisk stærkt samarbejde det skal ske med rettidig omhu og det skal være på en måde hvor det giver mening men det synes vi faktisk at det gør i særdeleshed

vi har i rigtig mange år været afhængige af vores samarbejde

nato og med usa det skal vi fortsat være

ofte fremfører kritikpunkterne i forhold til et samarbejde hvor vi i mange år har været

derfor ser vi det her som en mulighed for at vi faktisk kommer til at kunne indgå i en alliance der gør at vi er knap så meget spændt for

og det vil egentlig passe os rigtig godt det tror vi kunne være en balanceret tilgang til vores udenrigspolitik

samarbejdspartnere

synes vi har nære kulturelle fællesskaber med de europæiske samarbejdspartnere som vi så skal udforme

konflikter rundtomkring i verden sammen med hvor langt vi kommer og

kommer til at pege på må vi se men som udgangspunkt er

så har der været tale om jeg tror det var macron og og merkel

fn kan også nogle gange betragtes som en hær så for mig

forsvarssamarbejde og det er et alliancesamarbejde om at skabe sikre vilkår for danmark i en international verden hvor vi har brug for samarbejdspartnere derfor synes vi det er et fornuftigt tiltag at

vi er meget positive over for det det er vigtigt for os at vi fortsat prioriterer fredsmægling konfliktmægling proaktive indsatser og at vi er en stærk humanitær nation for ikke så længe siden kaldte vi danmark

det lyder højstemt men det er ret sikkert at danmark ikke bliver det alene vi skal indgå i nogle internationale samarbejder og gerne europæiske for at kunne

skal man sige det fokus der handler om at få

det undrer mig en lille smule at at alternativet her ligesom

at nato samarbejdet pt er uundværligt for os ja jeg ville

noget andet og jeg ville simpelt hen ikke kunne forsvare hvad det var for et alternativ vi ville komme op med og derfor har vi

peget i retning af at vi bliver nødt til at være en stærk partner i nato samarbejdet vi skal stadig væk

er meget vigtigt for os men det er også meget vigtigt for os at sige at vi jo godt kan præge nato samarbejdet og

også præge det her samarbejde i et eventuelt eu samarbejde det vil sige hvad er det vi giver x procent til i nato samarbejdet kunne det være til fredsbevarende indsatser i i højere grad end nu kunne det være at vi deltog noget mere i vidensbaseret teknologifremme som også

jeg tidligere løftet over for de siddende forsvarsministre at

cyberawarenesscenter og cybersikkerhedscenter kunne det være danmark der

det ikke var direkte krigsførelse vi deltog i med de midler så helt kort ja der kan garanteret siges meget dårligt

et kommende eu forsvarssamarbejde men

vi synes at der er flere gode tiltag end ikke gode og nej det er ikke krigsmateriel vi ønsker

synes ordføreren at samarbejdet i eu går i den rigtige retning mod mere fred når vi taler om at

det er den logik man har taget til sig når der bliver pumpet milliarder ind i våbenindustrien og når man samtidig øger

militære koordinering med udgangspunkt i at

har en forpligtelse til at fortsætte oprustningen sådan som det blandt andet står i lissabontraktaten altså for mig er det bare et spørgsmål om

vi skal samarbejde internationalt men vi er vel også nødt til at sige at hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet

en mere fredelig vej som jeg ser det så er der da ingen grund til at vi skal binde os

om vi synes eu går i en fredeligere retning rent

samarbejder om at indkøbe af krigsmateriel at

er en diskussion som jeg synes er lidt arbitrær i forhold til om vi skal prioritere og finde ud af hvad

op om amerikanske operationer indtil nu har jo været at

militæret og de danske soldater har sagt at det er fint nok alternativet

at arbejde sammen om at finde et europæisk alternativ og så må vi gøre det så godt som muligt

ville skabe mere fred i verden jeg tror vores europæiske samarbejdspartnere dem vi deler mange kulturopfattelser med vil være rigtig gode

herre rasmus nordqvist skal skal gå og under normale omstændigheder ville jeg måske heller ikke have spurgt

herre rené gade om noget men nu er herre rené gades ekspertise jo inden for forsvarsområdet og derfor synes jeg godt herre rené gade kan stå på mål for det alternativet mener og siger eller i hvert fald for det herre rené gade selv har sagt herre rené gade siger at

danmark og vores udenrigspolitik har været for aktivistisk det kan jeg sådan set til et vist mål godt se at

herre rené gade kan have en pointe i jeg har så meget meget svært ved at se hvordan en dansk afskaffelse af forsvarsforbeholdet skulle kunne føre til en mindre aktivistisk udenrigspolitik vi hørte tidligere

herre jan e jørgensen nævnte at forsvarsforbeholdet var blevet aktiveret en hundrede og en og fyrre gange

hundrede og en og fyrre tilfælde er danmark sluppet for at skulle gøre noget i eu regi nogle af de ting er givetvis

ting der falder ind under aktivisme hvordan hænger de to

hvordan kan herre rené gade få en tilslutning til eus forsvarssamarbejde til at blive udtryk for en mindre aktivistisk udenrigspolitik

det militære område så jo fordi vi har oplevet at vi

ad flere omgange fra dansk side har deltaget i operationer hvor vi

var mandat til det ud fra de oplysninger vi siden hen har fået eller dem der

til grund dengang de blev udført vi var ikke i folketinget da mange af dem blev bestemt så det er lidt nemt at stå

været flere gange hvor vi har været kritiske over for de indsatser

og der har jeg oplevet personligt

gøre andre ting vi har fn vi kan pege på men

nogle benlåse i fn regi som gør at vi ikke rigtig kan udføre det der måske var nødvendigt set fra et dansk perspektiv for at skabe mere fred for

vi ikke kommer til at lave flere aktioner og at vi ikke bliver mere aktive og

målet vi skal bare være aktive på de rigtige fronter og der tror

med et eu samarbejde kommer til at være i endnu større overensstemmelse med hvad vi

en politik der står i eklatant modsætning til det som alternativet ønsker og derfor kan jeg simpelt hen ikke se hvorfor alternativet har meldt sig ind på det hold der ønsker en afskaffelse af forsvarsforbeholdet

side handler det her om nato vi tror simpelt hen ikke en disse på macron og merkel og at de kan forsvare danmark men men det lyder som sådan

i eu ønsker med den her indsats for at få en fælles eu hær jeg tror slet ikke det er det samme som herre rené gade

ønsker at deltage aktivt på det hold der hedder nato indtil vi har et bedre alternativ det kan

fuldbyrdet gør det det muligt at udtræde af nato

hensigten vi har et fn regi som vi er meget meget glade for men hvis vi nu går den her vej og får undersøgt hvad mulighederne

hvad det vil betyde så har vi jo pludselig to steder at kigge hen

er meget pragmatisk så må vi jo så idealistisk finde ud af om vi engang imellem kommer til at sige nej selv til det vi skal bestemme i eu regi

være to tredjedeles flertal men at have muligheden og undersøge

at vi som et lille åbent samfund siger nej til at være med dér hvor det sker i forsvars og sikkerhedspolitikken og siger nej til at sætte vores

fodaftryk for det andet

forbeholdene uanset

eksempler fremme her fornuft må vige for kold jura det skal

det er det forbeholdet er

selv om vi bidrager til fn indsatsen vi skal også sige nej til at være med i eus maritime operationer i middelhavet som er rettet mod menneskesmugling og illegal immigration

sagt nej til at aflevere efterretningsoplysninger til militærstaben i eus rådssekretariat fordi det kunne ses som et bidrag til eu

tendens til kun at diskutere eu ved helt særlige lejligheder

ved at ændre sig lidt men det

imod i nogle sammenhænge

i enighed kan ændre traktaten eu er en samarbejdsarena der reguleres ud fra nogle klare spilleregler ligesom her i folketinget

mellem vores politiske synspunkter og interesser og vi ønsker et tæt samarbejde

på kontinentet særlig i nato fordi trump som præsident har

amerikanske synspunkt om at europa må

en større del af regningen

ønsker jeg at nationerne blomstrer side om side men putin har jo valgt en anden vej og derfor er vi nødt til at stå sammen

og

og jeg er helt enig

radikale venstre et tæt samarbejde om forsvaret i eu gør danmark tryggere mere sikkert og vi lever i en usikker verden

brug for nato og det er ikke et enten eller det er i den grad både og derfor skal vi af med

putte med vores holdning eller sløre den her

vi skal have en grundig debat og vi håber sådan i radikale venstre at regeringen her vil holde fast i den ny eller genfundne

reelle udfordringer og forhåbentlig kan komme frem til at løse de virkelige problemer for når det gælder sikkerhed tryghed og forsvarspolitik gøres det bedst sammen med andre i eu såvel

forbeholdet men det jeg godt kunne tænke mig at spørge lidt mere til er det her med den udenrigspolitiske linje nu

synes ordføreren at det ville være bedre hvis vi støttede eus operation i mali end fns operation i mali og helt konkret synes ordføreren at det er fornuftigt at der bliver pumpet milliarder af forskningspenge

militærindustri som er det der kommer til at ske over de næste par år

eu operation måske fordi eu har ressourcerne i den her sammenhæng og så

på månen at vi fra dansk side ikke kan bidrage til det det er en rigtig fornuftig operation jeg har ikke sådan

være den ene eller den anden men jeg ønsker at vi bidrager især der hvor vi har allerflest kompetencer og det har vi faktisk i forhold til sådan en operation det er det ene

vi er helt sikkert et sted hvor vi i

civilsamfundsopbygningen dialogsamarbejdet men vi er ikke der hvor jeg hører enhedslisten er og hvor vi ikke vil deltage i det andet særlig da ikke

egentlig heller ikke som udgangspunkt er de radikales position og derfor synes jeg også det

miner og alt muligt andet men i forhold til det her med

at det bare overgår til at blive eu der har været to operationer i mali igennem mange år en fn mission og en eu ledet mission og som sagt er

fn missionen har et meget meget bredt mandat

baseret på en fredsaftale der er indgået dernede som

forholde sig til fakta inden man bare står og og kaster op

være med i eu missionerne helt ærligt tit og ofte synes jeg at fn missionerne er langt mere

i cyberforsvar som også er derfor vi er med

brede forsvarspolitiske aftale så skal man være med ved bordet og det

men jeg går ud fra at vi er med

godt vil diskutere forsvarsundtagelsen

det ene er den jugoslaviske borgerkrig i nitten halvfemserne

mener afgjort at eu

i den forbindelse

er ikke i tvivl om at en hurtigere reaktion fra omverdenen og

mere konsistent reaktion fra omverdenen

sikkerhed når der er brug for det det andet punkt jeg vil nævne er det paradigmeskifte det er

tæt knyttet til tyskland og til

danmark til usa danmark bliver det mest transatlantiske land ved siden af storbritannien på det tidspunkt

den amerikanske politik også personligt

det op for mig og jeg

til det amerikanske hegemoni

amerikanerne gør

at opstille andre handlemuligheder

det er eu og europa

simpelt hen det er nødvendigt at europa besinder sig og i højere grad begynder at definere sig selv

nato og forsvarsudgifter og så videre

vi diskuterer her i dag danmark er medlem af nato nato består stadig væk hvis nato bryder sammen hvis trump trækker usa ud af nato er en helt helt ny situation

nato medlemskabet er en grundforudsætning for den her diskussion

kan få en sikkerhedspolitik

et værktøj i værktøjskassen det afgørende

forsvar bag det okay

skal have hvor stor en rolle det skal spille er det sådan

ikke er formuleret og

for mig at se er de afgørende spørgsmål hvordan ser vi europa

den danske regering gøre hvad vil det her lille land

det gør den da men det er bare den sammenhæng

vi har haft forsvarsundtagelsen det har

blevet ryddet og der er ikke en operation som er gået galt fordi vi ikke var der

for en udenrigspolitik vi gerne vil have og det tror jeg også vi langt hen ad vejen heldigvis er meget enige om

i særlig høj grad at være et alternativ til nato eller usa og det hører vi

det står også i vedtagelsen som i lægger frem her i dag at nato stadig væk er hjørnestenen i dansk udenrigspolitik det er

går i den rigtige retning

holger k nielsen det går i den rigtige retning i eu når man taler om at vi skal videre med fred og nedrustning

er det altså en meget meget systematisk oprustning vi har med at gøre lige nu og det bekymrer mig helt vildt at det er den logik der er dominerende

men hvis man ser på realiteterne hvilken retning er det så

på alle i europa i øjeblikket så man næsten ikke

er for meget oprustning når man ser på hvad der er af våben i europa og hvad der

så er det eksorbitant mange penge der bliver brugt

til rusland det er langt langt flere penge

så jeg synes der er for mange våben

en debat der foregår helt andre steder og som i høj grad skyldes presset

det er præcis derfor jeg synes det er så vigtigt

den logik den fuldstændig hjernedøde logik som trump har lanceret

man bruger mange penge på forsvaret er effektivt nej vel

noget med nato at gøre det vi ser lige nu er at både merkel og macron for eksempel er ude at kommentere på

vi anerkender at vi er nødt til at gøre som trump og nato siger vi er nødt til at øge de militære udgifter men det det handler om er at pengene skal i den europæiske forsvarsindustris kasser i stedet for hos amerikanske virksomheder

politiske samarbejde på forsvarsområdet op i eu og det synes jeg da også

nødt til at forholde sig til jeg undrer mig for eksempel er med i den her vedtagelsestekst der siger at nato er hjørnestenen i det danske forsvarssamarbejde

sammenhæng kan få defineret en mere selvstændig europæisk linje

ikke fordi man vil støtte den europæiske forsvarsindustri det er

men helt ærligt

enhedslistens linje at amerikanerne skal levere alt forsvarsudstyr

var mest imod f fem og tredive kampflykøbet

men at sige at det bare er amerikanerne der skal levere det synes jeg da

underskrevet og accepteret af den danske regering under helle thorning schmidt jeg kan ikke huske om det var før eller efter sf drattede ud af regeringen men under alle omstændigheder

jeg ikke sf protestere højlydt på daværende tidspunkt når det så er sagt synes jeg faktisk at herre holger k nielsen holder den mest urovækkende tale i dag fordi herre holger k nielsen formår at definere sig selv og sit parti som et modbillede til usa

som emmanuel macron og angela mergel har startet

forlade os på dem at vi ikke kan stole på usa derfor bliver vi nødt til at kunne noget andet og kunne klare os selv for hvis vi skal kunne klare os selv

så skal eu være en militær stormagt og er det det som herre holger k nielsen vil

det er derfor at det er en opgave inden for

stå vagt omkring artikel femte men det her handler ikke udelukkende om forsvarspolitik det handler ikke udelukkende om hvordan vi forsvarer os

en fjende udefra det handler også om hvad

definere fra europæisk side

at der er grund til at tale om større selvstændighed i forhold til usa

siger er at hvis hele nato bryder sammen står vi i en helt ny situation en fundamentalt anderledes situation

bare at få landene til at levere han skylden for meget andet men det der har han altså ikke skylden for jeg noterede mig bare og jeg skrev det ret præcist ned at herre holger k nielsen sagde hvorfor skal vi altid være afhængige af amerikanerne

kræver det da en massiv militær oprustning i eu hvis eu skal kunne agere fuldstændig solo uden usa kræver det da massiv militær oprustning så jeg forstår ikke hvor

lægge pres på israel og den israelske bosættelsespolitik

jeg mener at europa kunne spille en større rolle

med genopbygning forskellige steder i verden

føre krig men ikke god til at bygge op efter efter krigene

kan og skal

ministrene og jeg har forstået på ordførerne at de har accepteret at forsvarsministeren har forladt forhandlingerne men at udenrigsministeren

synes illustrerer hele pointen i

vi får en ekstern udredning af hvad der er den samlede situation på det her område for danmark

forværret trusselsbillede som vi har i vores nærområde

udviklingen i det europæiske forsvarssamarbejde

jeg synes at

der er mange vinkler på den her diskussion og

verden udvikler sig så helt utrolig stærkt som den gør i øjeblikket altså hvis man går tyve fem og tyve tredive år tilbage i tiden

der var den røde verden og den frie verden så var det

groft sagt den konflikt vi havde at forholde os til nu skal vi forholde os til russisk aggression i ukraine og troppeopbygning

vi har selv udeståender med både saudi arabien og iran bare inden for de sidste par uger der er nordkorea og sydkorea og kinas

på verden og stadig større

ved siden af det ved siden af hele den diskussion

påvirkes vi jo også helt oplagt af

briterne vil spille i fremtiden efter brexit

det gør selvfølgelig at det er en relevant diskussion som vi har

vil gerne takke for at den har været

at de synspunkter der er kommet

på banen som de er

man har stået fadder til et forbehold så kan verden netop ændre sig i en sådan grad at det kan give

men det er jo ikke overraskende hvis man tager det som udgangspunkt som man bør gøre i politik nemlig at man forholder sig til virkeligheden

holdning er jo klart den at vi ikke skal udfordre vores nato samarbejde og der må jeg bare sige at hele den retorik som vi hører fra frankrig fra tyskland fra

der i bund og grund handler om at udfordre vores forhold til

jeg forstår simpelt hen ikke hvorfor liberal alliance hvorfor regeringen synes at det er en dagsorden der er værd at forfølge jeg forstår ikke hvad det er regeringen vil

at det her var et opgør med forsvarsforbeholdet i forlængelse af

kommentar til herre holger k nielsens indlæg jeg synes bare at

forlade sig på at det er nato samarbejdet som er det absolut vigtigste forum at drøfte forsvarspolitik

for vores frihed det er det da jeg tror da heller ikke at det er sådan at fordi briterne ikke har noget forsvarsforbehold i forhold

har de nedtonet deres tilknytning til nato i forhold til hvad vi andre har

altså at hvis man diskuterer forsvarsforbeholdet hvis man tager hele den sikkerhedspolitiske situation der omgiver danmark op til

man på vej til at udfordre nato medlemskabet

macron taler så hører jeg

uafhængigt af usa i virkeligheden det samme som herre holger k nielsen sagde men når jeg så læser hvad

når jeg hører udenrigsministeren så hører jeg bare noget helt andet

og eftersom jeg kan se at angela merkel plæderer for en eu hær macron plæderer for en eu hær kommissionen ønsker en eu hær parlamentets flertal ønsker en eu hær hvordan kan man så stå her i folketinget

stedet for at starte der sætter vi nu et udredningsarbejde i gang

jeg ved ikke om man hører to forskellige ting eller bare ikke vil høre efter hvad der bliver sagt for jeg har ikke hørt nogen af de traditionelle

at vi er ude på at udfordre nato medlemskabet overhovedet ikke vi lytter bare til blandt andet den amerikanske præsident som

konkluderer at der er et pres i forhold til de to procent

sikkerhedspolitiske situation omkring danmark konstant er i forandring i øjeblikket og der bliver vi nødt til

gerne af med forsvarsforbeholdet det kan jeg godt sige upfront det vil jeg meget gerne

det er helt i orden og fair at vi tager en åben diskussion

nogen sammenhæng mellem det der tales om på europæisk plan og

det der tales om her i salen det der skrives om i berlingske

hvis det var på ethvert andet område at angela merkel emmanuel macron europa parlamentets flertal

skulle gå i en bestemt retning ville man ikke tage det ned på den måde i folketingssalen at man ville sige

eksisterer

om en eu hær i

den indstilling som regeringen har

ikke så mange af positionerne der har

har undret mig mest har nok været

en meget tilbagelænet holdning der i virkeligheden bare handler om at

flertallet af danskerne ikke er med socialdemokratiet i et ønske om at afskaffe forsvarsforbeholdet så skal vi ikke prøve at afskaffe forsvarsforbeholdet de øvrige positioner synes jeg sådan set

er selvfølgelig glad for at socialdemokratiet siger at partiet ikke vil arbejde for at afskaffe forsvarsforbeholdet men nu skal vi heller ikke stå her og og diskutere hvad der skal ske efter et kommende valg men dansk folkeparti kommer jo aldrig nogen sinde til at støtte en afskaffelse af forsvarsforbeholdet

og derfor kommer den afstemning om forsvarsforbeholdet måske heller ikke

jo helt tydeligt at der er mange der ønsker det men de putter med

at man med det her

at spørgsmålet om bankunionen og den ekspertudredning der er på det område alene tjener det formål at der skal komme en anbefaling af at danmark indgår i bankunionen og der glæder det mig så at socialdemokratiet på det område har indikeret at vi skal have en folkeafstemning om bankunionen så på det område vil socialdemokratiet gerne have en folkeafstemning og det hilser vi selvfølgelig velkommen og måske vi skal tage en lille debat om det i

få taget det ad notam i denne

afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt finde sted torsdag den niogtyvende september to tusind og atten jeg vil gerne bede ordførerne om

logge af på deres plads hvis ikke det er deres sædvanlige plads da det giver os nemmere overgang til det næste punkt hvis nogen skulle sætte sig på de her pladser eller hvis nogen skulle ville tale fra deres normale plads

nogen logge fru eva

tak for det

fiskeriet som en del af en stolt dansk historie fiskeriet er en kulturbærer i danmark og derfor har vi også store visioner for dansk fiskeri

de mellemstore men der skal også

skal være en sund forretning der gør at hele fiskeflåden kan udvikle sig og at udviklingen ikke kun er reserveret

der skal være aktivitet langs kysterne og i havnene aktivitet som skaber arbejdspladser og som skaber liv i de kystsamfund kystsamfund som er præget og skabt af fiskeriet som institution

udviklingen i dansk fiskeri har bevæget sig på den måde at der er blevet færre fiskere og det var nok også meningen

der skulle være en bedre økonomi i fiskeriet end været tidligere men udviklingen

kvotekoncentrationen er blevet stor og den er også i nogle sammenhænge blevet for stor derfor har vi oplevet udfordringer med dem som er blevet døbt kvotekongerne der som en havkat i hyttefadet har været

man har jo egentlig forsøgt at håndtere udviklingen i dansk fiskeri ved at lægge lofter på hvor mange kvoter fiskerne måtte eje men kvotekongerne og andre er kendetegnet ved at de ud over deres formelle ejerskaber også engagerede sig i andre fiskeres

kvoteportefølje og på den måde opnåede en stor dominerende og bestemmende indflydelse

flere kvoter end man egentlig havde lov til inden for lofterne

lovforslag vi behandler i dag strammer vi grebet om kvotekongerne og om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri vi indfører en ny reguleringsmodel reguleringsmodel der betyder at man i fremtiden skal opgøre hvor mange kvoter en given fisker råder over og når man gør det

får danske erhvervsfiskere og erhvervsfiskernes banker revisorer og andre rådgivere på samme måde pligt til at udlevere oplysninger om økonomiske mellemværender og samtidig forøges adgangen til erhvervsfiskere og fiskeres forretningslokaler det mener vi vil bidrage til at sikre

de nødvendige instrumenter til også at kunne kontrollere at reglerne

sammensætningen i fiskeafgiftsfondens bestyrelse sådan at vi opnår en bredere erhvervsrepræsentation og samtidig får flere samfundsinteresser involveret i

de ord skal jeg bare meddele at socialdemokratiet kan støtte lovforslaget og jeg har også lovet at hilse fra

historisk og stolt fiskerination

er også et vigtigt erhverv

også vi er meget enige om det skaber vækst og arbejdspladser ud over hele landet og det yder et stort og vigtigt bidrag både til dansk eksport

til velstand vækst og velfærd venstre ønsker selvfølgelig også at være med til at skabe rammerne

et fortsat stærkt fiskeri og det lovforslag som vi

sammen med de andre initiativer vi har gang i være med til at sikre en mere hensigtsmæssig fordeling af de danske fiskekvoter det vil give et mangfoldigt dansk erhvervsfiskeri med plads til både de små mellemstore og store fartøjer til gavn for branchen og selvfølgelig også for hele danmark samlet kan vi sige at en uforholdsmæssig stor grad af kvotekoncentration skal vi prøve at undgå

den beretning som

på det tidspunkt var der et flertal uden om regeringen

også i den beretning en mindretalsudtalelse hvor venstre liberal alliance og konservative gav udtryk for deres holdning nu står vi så med et lovforslag som

man sige præciseringen i den beretning der blev lavet var jo blandt andet det her med indsatsen mod kvotekonger for at sikre at fiskekvoterne ikke som

på nuværende tidspunkt ses eksempler på koncentreret på få hænder i fiskeriet og flertallet pålagde regeringen at fremsætte en ændring af fiskeriloven hvorved der indføres regler om

fastsættes krav om oplysning af ejerkredsen for den sidste tredjedel af selskaberne og som det næste at der fastsættes regler om at man ikke må have bestemmende indflydelse ud over koncentrationsloftet på den enkelte art og det præciseres at man ikke kan indleje fiskekvoter ud over koncentrationsloftet det kan nok lyde lidt teknisk men det var

en bestilling på det lovforslag

begejstrede for det vi nu indfører

finansiering af fiskeriet

det hvis en fisker med mange fiskekvoter har en bestemmende indflydelse på andre fiskere via at man

har store udlån eller at man låner kvoter ud

der i lovforslaget her er lagt en evaluering ind

skete en kvotekoncentration som var større end det som var intentionen da man forærede fiskekvoterne

og holde øje med om det lovforslag her er med til

at der stadig væk er få fiskere der får mere og mere indflydelse

det har også i den her proces været interessant at se at rigsrevisionen var inde at lave en beretning om området vi har set set at statsrevisorerne

kommet med en skarp kritik af den måde som det offentlige

kun et spørgsmål om at der er nogle fiskere

offentlige instanser som ikke har forvaltet det godt nok

vi nok også oprindelig haft en lov som havde nogle intentioner om at nu

fra starten af været præcis nok om hvad det så var for en

så jeg håber meget at det her lovforslag laver om på noget praksis og er med til at sikre at vi får mere gennemskuelighed

kommer frem til at have en endnu højere kvotekoncentration end det der er tilfældet

vi frem til den evaluering som skal laves i

skal der ikke herske nogen som helst tvivl om at liberal alliance har været meget glade for den liberalisering af fiskeriet der er gennemført de seneste femten år i danmark det har reddet

at gå fuldstændig til bunds og har sikret rigtig mange arbejdspladser både i erhvervet og i danske havnebyer

hvad er god fiskeripolitik

bør først og fremmest være en meget enkel og letforståelig politik så fiskerne

faktisk har mulighed for at koncentrere sig om at få fisket de fisk op deres kvoter tildeler dem og tjene penge til sig selv

dermed skaffe arbejdspladser i erhvervet og

arbejdspladser til de danske havnebyer rundtom i landet

der skal så dog selvfølgelig også sikres en vis balance i fiskerierhvervet og fortsat mulighed for at drive fiskerierhverv i alle størrelser og varianter fra alle havnebyer i danmark også på økonomisk rentabel vis og reguleringen skal derfor fremadrettet også sikre mere gennemsigtighed i ejer og investeringsforhold i fiskerierhvervet i danmark

den forestående lovgivning vil kunne forebygge at fiskekvoterne samles på hvad der af nogle partier opfattes som værende for få hænder og modvirke eventuelle stråmandsarrangementer min bekymring er dog den at lovgivningen også er et uheldigt udtryk for at et flertal her i folketinget faktisk kommer til at gå for langt med detailstyring og en iver efter

kontrollere pengestrømmene i fiskerierhvervet i danmark jeg deler de bekymringer der er udtrykt i høringssvarene til lovforslaget her omkring forringelser af lånemuligheder og medfinansiering i erhvervet på grund af de forestående lovændringer jeg er bekymret for om den positive udvikling vi har set i erhvervet de seneste år nu vil svækkes af at generationsskifter besværliggøres og så står det jo i hvert fald klart for enhver at den administrative byrde for fiskerne

i særdeleshed øges med indførelsen af såkaldte a og

som nogle af parterne i høringssvarene også giver udtryk for

kan jeg godt være nervøs eller ligefrem bange for at vi går for langt i reguleringen når vi pålægger fiskerne at oplyse om alle deres økonomiske mellemværender det er jo

det realkreditlån i private boliger eller er det feks hvor meget man skylder fordi man har tabt i kortspil på det lokale værtshus hvor er det egentlig grænsen går det tager lovforslaget jo som sådan måske ikke rigtig stilling til

at vi ikke pålægger den enkelte fisker at oplyse om forhold som slet ikke har noget med erhvervet at gøre af den grund mener mener jeg og liberal alliance også at der bør indføres en bagatelgrænse for hvad man som fisker bliver pålagt at oplyse til myndighederne som en del af regeringen og den aftalekreds bag aftalen om indsatsen mod kvotekoncentration i dansk fiskeri der blev indgået en

to tusind og sytten glæder jeg mig i den grad til at være med til den kommende evaluering af indsatsen og til det fremadrettede arbejde med fiskeripolitikken og regler om kvotekoncentration derfor

de skulle tabe penge det tror jeg ikke fiskerne gør jeg tror at hvis man går på kro

vinde penge nej spøg til side det

ønskede sig nogle bagatelgrænser og så videre og selvfølgelig kan man diskutere de her forhold det er jo helt legitimt at gøre men jeg er nødt til at spørge ordføreren hvad er det så man vil tage ud af det kompleks der ligger her altså hvad er det der skal være anderledes hvad er alternativet til at gøre det vi gør med det

der skal gøres noget og at det der har været en uheldig kvotekoncentration skal stoppes

bliver kaldt kvotekonger skal stoppes det tager

nogle ting omkring liberal alliance og

skal herske nogen tvivl om at liberal alliance

fiskerierhvervet var inde i en god gænge også før man lavede de her aftaler og de her regelændringer for

mig og for liberal alliance er det ikke så afgørende hvem der egentlig

økonomisk rentabelt at få fisket de fisk op der er

fald ikke ens på kan jeg så konstatere jeg mener at der er andre hensyn der tæller med sammen med det forhold at det selvfølgelig skal være rentabelt at fange fiskene

folk bliver ved ved med at fange fisk og de bliver også fanget i stor stil så er det oplagte spørgsmål jo selvfølgelig lige så oplagt som det er simpelt

dels er med i den her politiske aftale

vælger som jeg hører det at stemme for

på at der kan komme en lille smule mere fornuft ind i folketinget

efter et kommende folketingsvalg og også fremadrettet som kan få justeret de her ting ind

fiskerne kan drive deres erhverv og fiske de fisk op de har kvoteandel til og at der kan være en økonomisk rentabilitet i det ligegyldigt om det er den lille kystfisker på fyn eller

de sidste elleve år er lukket over halvtreds mindre havne i danmark og

blandt andet udleder mindre

det tilskrives netop også at vi har haft nogle

tror nu ikke at udviklingen i fiskeriet er den eneste årsag til lige præcis det jeg mener i virkeligheden at det jo nok hvis man

udvikling og det der har været afgørende for mig og for liberal alliance i den her sammenhæng er jo netop at det er et erhverv der kan fungere økonomisk rentabelt og at der er plads til variationer inden for erhvervet store fiskere små fiskere der kan få økonomisk rentabilitet i det her det er det der er afgørende og det var

kan man sige positiv gænge over en

de her meget store politiske sværdslag om

den store ledvogtereksamen for at kunne læse de høringssvar vi har fået i dag og

der også er en relativt stor og i øvrigt bred bekymring i erhvervet og andre steder i det danske samfund om at vi politisk er i gang med at splitte

nødvendigvis kan paralleliseres hundrede procent med udviklingen i fiskerierhvervet og så

set ikke at vi fra politisk side skal holde hånden under eller over

og fødevareministeriet i alt for mange år alt for lang tid har ladet

de såkaldte kvotekonger udkonkurrere mindre kystfiskere på usund vis efter min opfattelse

det ikke bare et udtryk for et kæmpe demokratisk problem

kystfiskeri

der fisker skånsomt dem som fisker med stor respekt for naturen dem som fisker med stor respekt for de små samfund dem som har et minimalt brændstofforbrug dem som bruger fiskeredskaber der ikke påvirker havbunden dem som ikke har særlig stor bifangst

de har alle sammen en efter en måttet dreje nøglen om til fordel for kvotekongernes kæmpetrawlere som vistnok

det der svarer til tusind toyota aygoer

og vi i

i gang har været frontløbere på og vi er et stort flertal bag det er nemlig et stort skridt på vejen til at lappe hullerne i det demokratiske system og sikre en større mangfoldighed i

i alternativet ønsker vi selvfølgelig

ved grundlæggende at ændre det nuværende system med omsættelige kvoter og opsige fiskekvoterne

vi sammen med sf og enhedslisten foreslået at indføre en fradragsordning så

kvotetildeling derudover foreslår vi at lave en dansk mærkningsordning og den er jo forhåbentlig og heldigvis på vej i forhold til fisk der er fanget naturskånsomt

har alternativet jo anbefalet at vi får en kommission der undersøger hvad der egentlig er sket i det politiske system som har muliggjort den her forkerte forvaltning

skiftende fiskeriministre og deres embedsværk igennem så mange år ikke kun for fiskeriets skyld men egentlig også generelt for os politikere så vi kan lære

har haft forvaltningsudfordringer og det kan vel også bruges

vi kalder afbureaukratisering i forhold til vores politiske system

rettet op på de store demokratiske huller i systemet og have det bæredygtige kystfiskeri til at blomstre

det er til gavn for os det er til gavn for naturen og det er til gavn for miljøet og det italesætter vores udfordring med at vi i

og halvtreds måske vil have mere plastik i havet

som forskerne siger det så det her

og tolv sikre os redskaber til at håndhæve en spredning af fiskekvoterne det er nødvendigt fordi de politiske hensigter

håndfast fat og sikrer sig at de politiske hensigter vi har haft

jeg finder at de omsættelige kvoter som som vi har i fiskeriet i dag er et udmærket redskab

en økonomisk fordel for de store fiskere at købe så mange som muligt det har de desværre gjort på en måde så hensigten i de politiske aftaler er blevet omgået men selv om man kan begræde det gør jeg også at der er færre aktive fiskerihavne og færre små kuttere må man også bare sige at det er de små fiskere der selv har solgt deres kvoter

endt hos de større fiskere ganske lovligt og legalt og jeg synes

set at det er en udmærket mekanisme vi har lagt ned over dansk fiskeri så det der for mig er styrende i støtten til l en hundrede og tolv

en modstand mod kvoterne som sådan det er mod den praksis der har været hvor man i uigennemsigtige arrangementer har omgået en politisk hensigt om en vis spredning jeg vil for erhvervets omdømmes skyld håbe

er tilstrækkeligt til på længere sigt at genoprette erhvervets renommé

tak for det

i de seneste to år især

har sekstentusind jobs vi vi har et erhverv

under ritt bjerregaard som minister senere i to tusind og fem

de andre fiskearter med i kvotesystemet før havde man et

har set en reduktion af fiskefartøjer fra dengang

og det har simpelt hen været nødvendigt

mange fiskere var på det tidspunkt ved at gå fallit

rigtigt set at man skulle have omsættelige kvoter

også internationalt samlet fanges der i dansk fiskeri

milliard kroner om året

dansk fiskeri efter at vi i dag siger ja til

til deres arbejde

lægge stridsøkserne

passe deres arbejde på nogle områder her i tilpasningen

de omsættelige kvoter lavet lavet nogle overgangsordninger og det

på mange af de her områder som vi har lovbestemt det er jo ikke noget der revolutionerer dansk fiskeri og det er jo ikke noget der nedlægger

og det kan også kaldes kompagnoner men det betyder jo at

set det første fartøj der

solgt til en nordmand fordi der

på området internationalt til at udnytte kvoterne og kvoteudnyttelsen er et af de steder hvor jeg ser

vi kan risikere at få et problem jeg håber det ikke men det kan vi jo se

erhvervene her uden en retskendelse det er desværre nødvendigt

et af de tiltag man må tage men det er lidt grænseoverskridende

for mig at se at man kan gå ind

sådan set privat grund mister fiskeriet kapital på det her det er jeg bange for jeg er bange for at der er nogle fiskere

har kapital på det her område og som kan betale de unge fiskere

vi skal revidere loven loven her

ikke bliver så dygtige til at udnytte kvotesystemet

vi har gjort i europa men jeg håber også her at jeg tager fejl

overordnet er det godt at vi har fået en

med en it løsning som er på vej overordnet er det godt at vi får styrket fiskeristyrelsen for fiskeristyrelsen har været

lange og omstændelige

lovforslaget afspejler jo så også den aftale der er blevet indgået mellem partierne jeg må jo kvittere

om nogen er det jo ib poulsen der har efterlyst at der skulle ændres i reglerne og skabes

bekymringer der er givet udtryk for fra blandt andet herre orla

side og herre carsten bachs side i forhold til at det nu også er vigtigt at vi følger op på hvad

fiskeriet og som herre søren egge rasmussen nævnte har vi jo med hinanden aftalt en evaluering i to tusind og en og tyve for at se samlet på hvordan

ud på området så med disse få bemærkninger ser jeg frem til udvalgsbehandlingen

behandlet inden jul og dermed få

forhandlingen er åbnet og vi giver ordet til den første ordfører og det er socialdemokratiets ordfører

jo ikke indeholder mit parti vi

komme med i de her forhandlinger men det var ikke noget regeringen ønskede

bred aftale men den er altså indgået mellem regeringspartierne dansk folkeparti og det radikale venstre i november to tusind og sytten der har vi haft forskellige lovbehandlinger på det seneste der

om den her aftale og en til kommer altså i dag

bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye mindre virksomheder bedre vilkår for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter overordnet set er

så det bliver mere tilgængeligt og attraktivt for den enkelte lønmodtager

investere men også så iværksættere får bedre mulighed for at skaffe risikovillig kapital

med lovforslaget her får nogle andre muligheder for at aflønne sine medarbejdere i en opstartsfase derfor støtter vi intentionerne bag lovforslaget og er i det hele taget positivt stemt over for forslagets enkeltelementer for det første foreslår man bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye mindre virksomheder med lovforslaget vil man gøre det muligt at modtage op til halvtreds procent af indkomsten i indkomstskattefrie aktier i små nyopstartede virksomheder

men mener at der skal være en minimumsandel af de ansatte som skal have tilbudt aktieaflønning ligesom man kender det

fra almindelige medarbejderaktier vi foreslår konkret at en forudsætning for at kunne gå helt op til halvtreds procent af lønnen som aktieaflønning som der jo altså ligger i forslaget er at firs procent af selskabets medarbejdere får tilbuddet sådan som det også er sket

den tidligere behandling der har været af muligheden for at

ensretter lovforslaget beskatningen ved opsparing i investeringsinstitutter med henblik på at give danskere bedre vilkår når de sparer op i udenlandske investeringsinstitutter altså typisk at kunne vælge en form for indeksprodukt eller investeringsfondsbevis i et udenlandsk investeringsinstitut det

at investere i enkeltaktier og vi støtter lovforslaget fordi det harmoniserer beskatningsreglerne og gør det lettere og mere attraktivt for almindelige danskere at investere i aktier jeg synes også det er vigtigt at understrege at

de andre forslag regeringen er kommet med altså lægger

tiltag hvor det i høj grad er dem der har rigtig mange penge at investere for som som opnår de store gevinster

på under de cirka halvtredstusind kr som vil opleve

en lavere beskatning af deres investering og dermed er det først og fremmest mindre investorer som får gavn af den her lempelse det tredje punkt handler om bedre mulighed for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter og lovforslaget styrker danske investeringsinstitutters mulighed for at udbyde deres produkter på det internationale marked det forslag vil vi også støtte

tiltrække de her udenlandske investorer og gøre det nemmere for dem at foretage deres investeringer at man ikke pålægger dem udbytteskat på de femten

danske investeringsinstitut har betalt

et lovforslag der er bebudet fra skatteministeren og

set starten på men som jo endnu ikke er klar til at blive fremsat i folketinget vi synes egentlig det havde været mere passende om man havde taget de ting på samme tid men nu er det altså fremsat her og så længe

ændringer af reglerne ikke skaber yderligere asymmetri

om erhvervs og vækstinitiativer i november to tusind og sytten imellem regeringen dansk folkeparti og det radikale venstre dette lovforslag udmønter en del af den

dels er der noget om bedre vilkår for opsparing i investeringsinstitutter

handler det om at nystartede virksomheder kan have svært ved at tiltrække den rigtige arbejdskraft som de har brug for de har svært ved at aflønne dem da de som

dårlig likviditet dette initiativ skulle gerne hjælpe på det da man nu får mulighed for at kunne tilbyde op til halvtreds procent af lønnen udbetalt som aktier som medarbejder skal man dog være klar

at der er en større risiko end hvis lønnen udbetales i kroner det giver

også omvendt en større tilknytning til det enkelte selskab da man jo får mulighed for at blive medejer af den virksomhed og den arbejdsplads hvor man er ansat i regeringens udspil op til forhandlingerne skulle skulle virksomhederne have en omsætning

det kom af eus definition af hvad et mindre selskab

i dansk folkeparti var meget højt sat

indskrevet i aftalen at den skulle målrettes nye

lovforslaget som så er en del af aftalen er det jo beskrevet at man skal

at man skal have en årlig omsætning på under tyve million

man skal have under fem og halvfjerds million kroner i aktiver

skal være under fem år gammel

er helt inden for

sådan set stadig væk at grænsen er sat

også for højt vi har eksempelvis fået tal der viser at fire og halvfems procent af alle virksomheder der er under fem år gamle

har en omsætning på under fem og tyve million kroner det betyder jo reelt at

alene nye og mindre virksomheder

grænse på femten million kroner i omsætning og aktiver i stedet for det tænker vi at vi tager med ind i en drøftelse under udvalgsbehandlingen et andet element i lovforslaget er bedre vilkår for opsparing i investeringsinstitutter det handler om at skabe en ligestilling mellem udenlandske og danske investeringsinstitutter den del støtter vi da det vil være til gavn for

forbrugerne med større konkurrence og dermed lavere omkostninger for danskere den sidste del om bedre vilkår for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter støtter vi også afslutningsvis kan jeg sige at vi støtter det meste men har som sagt brug for at få kigget på det med medarbejderaktierne under udvalgsbehandlingen og når jeg siger vi er

dansk folkepartis skatteordfører som desværre ikke kunne være her i dag da han er sygemeldt men vi

mig villig til at være med til den her drøftelse af hvad kriterierne skal være for hvornår man er en lille virksomhed

at have nogen lang diskussion om det nu og

jeg havde fået den forståelse at det var en del af aftalen at det præcis var sådan her at snittet var lagt og er det det ikke

lidt lavere for det er rigtig nok nogle rimelig høje beløb

der er fire og halvfems procent af de her nye virksomheder under fem år gamle som bliver

virksomheder iværksætterselskaber så er det altså nok for høj en definitionsgrænse man har sat

men også venstres louise schack elholm har måttet melde forfald det har jeg besigtiget i

og hendes hals er helt tosset så derfor er jeg blevet overladt

skal indledningsvis hilse fra det konservative folkeparti som oplyser

tanker der kommer her fra venstre det er sådan at når de konservative

så er det jo fordi det er vanskeligt at være flere steder på en gang i dette hus omkring selve lovforslaget

erhvervs og iværksætterinitiativer fra to tusind og sytten som blev indgået mellem regeringspartierne dansk folkeparti og det radikale venstre formålet med lovforslaget er dels at styrke iværksætter og aktiekulturen i danmark dels at forbedre investeringsvilkårene

investeringsinstitutter generelt der er tre elementer som de tidligere ordførere har været inde på

kort løbe dem igennem uden dog dermed forhåbentlig at komme til at overlappe alt for meget første del af lovforslaget omhandler en udvidelse af virksomhedernes muligheder for at tildele medarbejderaktier

her er tanken

tildeling i nye og og mindre

medarbejderaktier beskattes som lønindkomst og med forslaget her

meningen altså at de skal beskattes ud fra aktieavancebeskatningsreglerne det kan venstre fuldt ud tilslutte sig i en

virksomheds opstart er der mangel på likviditet og behovet for højt specialiseret arbejdskraft

er og bliver en stor udfordring derfor kan det være en rigtig god løsning at kunne tildele medarbejderaktier

en del af virksomhedens ejerstab den anden del af lovforslaget

handler om at ensarte beskatningen af afkast fra aktiebaserede investeringsinstitutter til også at omfatte afkast fra udenlandsk baserede investeringsinstitutter det kan forhåbentlig motivere flere til at investere mere bredt i aktier herunder via de såkaldte

og gøre mig til ekspert i de her forkortelser inden for det finansielle område så vidt jeg har forstået er der tale om en slags investeringsforeninger med passive fonde der følger et eller andet indeks

og dermed også har lavere omkostninger end de

som investor kunne blive en del af i en større pulje

glimrende harmonisering der også gør at folk får mulighed for at deltage som sagt

lavere omkostninger som typisk gør sig gældende for disse foreninger det tredje element er at fritage udenlandske investorer for at

vi fremsætter forslaget her og støtter forslaget

at tiltrække udenlandsk kapital til danske investeringsinstitutter fritagelsen

danske investeringsinstitutter betaler de femten procent i skat

med den her betingelse sikres der jo reelt en skattemæssig ligestilling mellem den direkte investering i danske aktier og investering via danske investeringsinstitutter

der er fundet en ganske fornuftig balance som sikrer at der gives gode vilkår for tildeling af medarbejderaktier samtidig med at vi forbedrer investeringsvilkårene ved investeringsinstitutterne med baggrund i en skattemæssig fordel det vil styrke iværksætterselskaberne og forbedre vilkårene for medarbejderaktier og investeringskulturen generelt og på det grundlag kan venstre

delemner det første er såkaldt bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye mindre virksomheder

mellem ti og tyve procent af lønnen som medarbejderaktier

skal man så kunne give halvtreds procent af lønnen som medarbejderaktier og der er så lavet nogle værn mod virksomheder der omstrukturerer sig og man har også værn mod passive kapitalanbringelser og andre ting det handler om

set på mange måder er en regulær skattenedsættelse for de relevante medarbejdere i det her hvis man er en højtlønnet specialist

som beskattes på den her måde og det vil sige at man sparer skat i forhold til at modtage det som lønindkomst altså der

bliver flere penge man kan rykke fra at have modtaget som lønindkomst og

modtage dem som som medarbejderaktier og så slipper man på den måde med en lavere skat for

sin lønindkomst det andet forslag handler om bedre vilkår som det hedder for opsparing i investeringsinstitutter og der er

ambitionen jo samlet set

sikre en overvejende lavere beskatning fordi aktieavancebeskatningens lave sats

mens man tit har en højere skat på syv og tredive procent af

jo et greb som sikrer igen at

der bliver betalt en lavere skat

fra enhedslistens side synes vi ikke problemet er at arbejdsfri indkomster altså indkomster du får ikke

for høje vi synes vi synes selvfølgelig problemet er at det er for lavt når vi snakker om skatteprocenter på syv og tyve eller syv og tredive så er det jo skatteprocenter der er meget lavere end det som almindelige mennesker betaler for den løn som man får ind på kontoen hver måned men hvis du har penge nok investere dem i værdipapirer

slipper du i forvejen med en lavere beskatning og det her andet element gør så

det der hedder bedre vilkår for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter

også kunne åbne op for en eller anden form for øget skattespekulation hvis man trækker hovedessensen

må det være når der i lovforslaget står det foreslås at udenlandske investorer der investerer i danske investeringsselskaber eller danske investeringsinstitutter med minimumsbeskatning fritages for dansk

fritagelsen foreslås gjort betinget af at det danske investeringsselskab henholdsvis det danske investeringsinstitut med minimumsbeskatning betaler en skat på femten procent af udbytte som investeringsselskabet henholdsvis investeringsinstituttet med minimumsbeskatning måtte modtage ved dets investering i danske aktier

at de udenlandske investorer skattefrit kan investere i danmark og at skatteregningen tager det danske investeringsinstitut men hvorfor skal udenlandske investorer have denne særlige tilgodeseelse

vi fra enhedslistens side at det her kunne åbne op for mere skattespekulation samlet set

er der jo tale om tre forslag som koster

sædvanlige billede af et lovforslag som indeholder den sædvanlige tilgodeseelse forkælelse af spekulanter

pengemænd højtlønnede specialister og vi synes egentlig ikke at man skal bruge hundrede million kroner om året på at gøre livet endnu sødere for spekulanter end den her regering allerede har gjort derudover

jamen de kommer jo blandt andet fra nedskæringer på dsb de kommer fra penge fra det såkaldte råderum som mange partier i det her folketing har lovet skulle gå til velfærdsforbedringer fordi noget af det her råderum jo blandt andet er kommet ved nogle af de mange og massive forringelser vi har set

kontanthjælp førtidspension og dagpenge nu skal

også er det her så det bliver en

negativ tilkendegivelse fra enhedslisten og jeg skulle hilse fra sf og sige at sf også er negativt indstillet over for

lovforslag og som jeg altså troede at selv enhedslisten

kommunisterne mente jo at det er et centralt problem i den kapitalistiske økonomi

synes jeg påstået konflikt mellem kapitalejere og arbejdere mellem udbyttere og

styrker man jo endnu en gang arbejdernes muligheder for at blive medejere af de virksomheder som de selv arbejder i de får altså et tilhørsforhold til kapitalapparatet og det kan jeg ikke forstå at nogen på venstrefløjen kan være imod

med det her forslag sikre en mere rimelig beskatning af etfer

har engageret mig meget i det har skatteministeren

åbner jo mulighed for at almindelige mennesker kan opnå en stor spredning af deres investering og dermed en lavere risiko på deres investering uden at skulle betale ret meget for det

overperformer aktivt forvaltede fonde ikke de passive indekser når man medregner udgifter

det uhensigtsmæssigt at have et skattesystem som favoriserer en række aktivt forvaltede

burde venstrefløjen også kunne se sig selv i det her hvis flere investerer i etfer som man for eksempel ser det i usa så er der færre penge til hurtige finansfolk i jakkesæt

en af de bedste måder at lave aktieinvesteringer på for almindelige mennesker uden nogen særlig indsigt i investeringer og derfor glæder vi os over at man sikrer mere rimelige beskatningsvilkår vi støtter

han forventer vi vil

overordnet kan vi nok ikke gå ind for forslaget i dets nuværende form

anden og tredje del af forslaget

er en god løsning

bevægelserne over landegrænserne her

erhvervslivet og skattesystemet

blevet nævnt er det

altså skattelettelser til erhvervslivet hvor vi

lavere personskat på arbejdsindsatser

hellere tænke os lavere skatter på arbejdsindsatser og så en anden form for beskatning på erhvervsområdet

har vi jo også foreslået skat på finansielle transaktioner og det kunne man jo så overveje efterfølgende når man har ligestillet det her

det vil vi ikke lige blande ind i det her lovforslag og på

de to dele af lovforslaget så er der det

medarbejdere aktier som en del af lønnen her synes vi

som i virkeligheden passer godt med vores politik men som

der skal være en

balancegang også i forhold til hvordan instrumentet bliver brugt til at regulere lønninger

bliver brugt som et udhulingsinstrument i forhold til lønnen lønnen jeg synes det er godt at dansk folkeparti fokuserer på de mindre virksomheder her socialdemokratiet

vil vi se frem til i udvalgsarbejdet

handler det ikke om at man ikke må give mere end halvtreds

fritagelse for indkomstbeskatning på op til

godt som virksomhed give yderligere aktier som løn men det vi taler om her

al den stund at det har en række ordførere allerede gjort

for men jeg kan bekræfte det

en diskussion om afgrænsningen

lavede aftalen satte vi en ramme

fem og tredive million kroner af men vi kunne

det har vi så diskuteret og jeg har holdt mange møder og haft en række telefonsamtaler og det er ikke lykkedes at få aftalepartierne til at blive enige og derfor måtte jeg fremsætte lovforslag for

helt opbakning til er så en omsætningsgrænse på tyve million

forstå på dansk folkeparti at man gerne

hvordan afgrænsningen skal være det bliver lavet helt som normal aftalepraksis er

de partier der har indgået aftalen og det er regeringspartierne det radikale venstre og dansk folkeparti og der skal

at den løsning indebærer et ændringsforslag hvor det er ikke er tyve million

til etfer nu blev det kritiseret af

salen længere og når vi fra regeringens side

det er et finansielt produkt med meget lave omkostninger til glæde for forbrugerne og det er også et produkt hvor man investerer i en indeksaktie

forholdsmæssigt udgør en del af alle de store

har man reduceret sin risiko og det er et produkt hvor man som forbruger betaler mindre til dem der sælger aktier og det er jo banker investeringsforeninger og andet

mindre risiko så det er et produkt som jeg tror vil gøre at flere vil turde bevæge sig ud i at investere i aktiemarkedet og derfor ønsker den her regering

men dog stadig væk fornuftig beskatning men jeg vil ikke

det er også okay tiden er fremskreden der er andre ting på dagsordenen og

af vores forslag men men jeg takker for de

det er jo trods alt en vigtig sag vi står over for i dag justitsministeren har

folketinget tage stilling til om danmark skal tilslutte sig tre schengenrelaterede forordninger på mellemstatsligt grundlag det drejer sig om retshåndhævelsesforordningen grænseforvaltningsforordningen og tilbagesendelsesforordningen fælles for de tre

ændrede forordninger er at de sikrer en bedre udnyttelse af de muligheder der ligger i schengen information system for eksempel gøres det obligatorisk at registrere tredjelandsstatsborgere der er udstyret med et indrejseforbud der etableres adgang til at gemme oplysninger om finger og håndaftryk fra ukendte der er mistænkt for alvorlig kriminalitet og børn der er i risiko for at blive bortført af en forælder kan nu også optages i sis grundlæggende er

som bekendt modstander af schengen det hænger dog ikke sammen med mulighederne for udveksling af informationer i

regi men med ambitionen om et grænseløst europa hvor medlemslandene ikke må opretholde grænsekontrol over for hinanden uden accept fra kommissionen som bekendt drøftes det fremtidige grundlag for schengens konstruktion i disse måneder

ønske at fastholde udveksling af informationer som disse tre forordninger også er udtryk for men uden at skulle give afkald på grænsekontrol inden for schengenområdet som er en stor fordel for danmark siden indførelsen af grænsekontrollen mellem danmark og tyskland er mere end seks

personer blevet nægtet indrejse til danmark værdien af oplysninger som de i forordningerne nævnte forøges jo faktisk tværtimod af at der er grænsekontrol ved flere landegrænser mellem medlemsstaterne sandsynligheden for at en tredjelandsborger der er erklæret uønsket i schengenområdet pågribes er jo større hvis vedkommende ikke blot skal passere én grænsekontrol men adskillige under vedkommendes færd i europa det samme gør sig gældende for ukendte personer hvis finger eller håndaftryk gemmes i sis som følge af at de er mistænkt for alvorlig kriminalitet

i forordningerne der kunne forbedres hvad vi også har peget på i europaudvalget således er opbevaring af oplysninger om personer på i udgangspunktet maksimalt tre år meget lavt sat

henses til at genstande kan opbevares i ti år hvis en person eksempelvis er udvist af schengenområdet fordi vedkommende skønnes at være til fare for

det er desuden problematisk at oplysninger om tredjelandsstatsborgere der har fået statsborgerskab i et schengenland skal slettes det kan for eksempel dreje sig om personer der skønnes at være til fare for rigets sikkerhed men som i henhold til statsløsekonventionen alligevel bliver statsborgere i danmark eller et andet eu land konkluderende er det imidlertid dansk

opfattelse at de tre forordninger som danmark altså skal deltage i på mellemstatsligt niveau og som danmark dermed har mulighed for at opsige igen hvis vi har lyst til det

for politiets og udlændingemyndighedernes muligheder for at pågribe uønskede udlændinge efterforske alvorlig kriminalitet og bekæmpe terrorisme

på den baggrund vil vi kunne støtte

vegne af det konservative folkeparti det er sådan at

mindre partier kan være vanskeligt at deltage i alt hvad der foregår på christiansborg

hilsen tak for ordet danmark og eu står over for store sikkerhedsmæssige og

det gælder alt fra grænseoverskridende kriminalitet terrortrusler presset fra ulovlige immigranter og så videre det er udfordringer der kræver internationalt samarbejde og som bedst løses på eu niveau desværre står vi i danmark også med en anden udfordring og det er at vi har et

forbehold der medfører at vi ikke automatisk er en del af de fælleseuropæiske aftaler der omhandler retlige anliggender og et forbehold der medfører at danmark ikke har indflydelse på reglernes udformning idet vi ikke deltager i de pågældende drøftelser det gælder blandt andet den seneste aftale om sis forordningerne

der er tale om nogle elektroniske databaser hvor myndighederne fra de respektive schengenlande kan lægge indberetninger op om personer og genstande databasen er et utrolig vigtigt redskab i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet og ulovlig immigration

redskab som politi toldvæsen og domstole har stor nytte af og som kun kriminelle kan være imod med en vedtagelse af beslutningsforslaget i dag får vi trods vores retsforbehold mulighed for at tilslutte os det

som de øvrige eu lande er enige om der skal fremover indberettes

er i fare for at blive bortført om fingeraftryk der er fundet på et gerningssted for en alvorlig forbrydelse og omkring

indrejseforbud udvidelsen af schengeninformationssystemet medfører at danske myndigheder får endnu bedre forudsætninger for at bekæmpe og forhindre grænseoverskridende kriminalitet terror og ulovlig immigration i venstre er vi meget optaget af at løse de sikkerhedsmæssige og immigrationsmæssige udfordringer som danmark og eu står over for og derfor kan vi

at vi i enhedslisten har nogle bekymringer i forslaget

det her med at der gives adgang til flere typer data som

det er vi meget bekymrede for fordi vi frygter at det betyder en yderligere overvågning af

ligesom kan dele de her informationer

fordi vi igen frygter at det vil betyde et større indgreb i retten til privatliv og en større

det vil gøre

det lettere for borgerne både at udrejse og

bare sige at der er nogle ting i det her forslag som vi i enhedslisten skal have afklaret

er det også vores klare opfattelse at hvis vi siger nej til det her

det mellemstatslige samarbejde på det her område

og så må vi jo se om der kan komme kan komme en afklaring

brugen af sis systemet ved at flere typer indberetninger indføres i systemet blandt andet tilbagesendelsesafgørelser indberetninger om børn der er i fare for at blive bortført af forældre og ukendte gerningsmænd til alvorlige forbrydelser det synes vi jo alt sammen er

at vi styrker kontrollen med eus ydre grænser og kontrollen internt i

vores moderparti radikale venstre og sige at de

til at præge blandt andet vigtige ting som det her i den retning vi ønsker for der er masser af ting man kunne pege fingre ad og sige det her er godt nok kritisk jeg har nogle af de samme betænkeligheder som enhedslisten havde i forhold

til øget overvågning af al den data og så videre men men alt i alt

spørgsmål til ministeren når man får et beslutningsforslag med så mange xer plejer det gerne at være fordi

det egentlig allerede på nuværende tidspunkt at vi skal gøre det her i stedet for når vi har de endelige forordninger

også skulle ryge igennem med et beslutningsforslag inden man faktisk havde dem foran sig og kunne forholde sig til dem og det synes jeg

er en ting som vi bør diskutere igen altså om det virkelig er nødvendigt vi har seks måneder fra de er vedtaget til at vi skal tiltræde dem og der synes jeg at en ordentlig behandling af det ville være at vi faktisk sad med de endelige forordninger foran os for at kunne gøre

nødvendiggør en effektiv kontrol af hvem der rejser ind i schengenområdet samt effektive redskaber til at forebygge og efterforske grænseoverskridende kriminalitet det er en nødvendig forudsætning hvis man skal have et europa uden indre grænsekontrol de tre forordninger vi diskuterer i dag giver på flere områder nye muligheder for at udveksle oplysninger både i forbindelse med grænsekontrol efterforskning og tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold

de nye muligheder er med til at effektivisere og udvide brugen af schengeninformationssystemet som er en afgørende forudsætning for at schengensamarbejdet kan fungere for eksempel giver systemet nye muligheder for hurtigt at kunne slå alarm hvis en såkaldt fremmedkriger rejser ind i schengen vi mener at forordningerne om oprettelse af drift og brug af schengeninformationssystemet på områderne for henholdsvis

og udrejsekontrol samt politisamarbejde og strafferetligt samarbejde vil bidrage til at bekæmpe terrorisme organiseret kriminalitet og grænseoverskridende kriminalitet derfor støtter sf forslaget der har hidtil ikke være noget eu system til deling af afgørelser om tilbagesendelse af

det er vigtigere at have nogle rammer om tilbagesendelse systemet som vi nu står med har nogle udfordringer blandt andet om deling af oplysninger med tredjelande men det er bedre med et system som

folketingets samtykke efter grundlovens § nitten til at

regeringen på danmarks vegne kan tilslutte sig de tre forordninger vedrørende det såkaldte schengeninformationssystem også kaldet

følge af retsforbeholdet er de tre sis forordninger ikke bindende for og finder ikke anvendelse i danmark forordningerne udgør imidlertid en udbygning af schengenreglerne og danmark skal derfor inden for seks måneder fra forordningens vedtagelse beslutte om vi vil gennemføre det med dansk ret på mellemstatsligt grundlag

således meddele rådet at danmark vil gennemføre forordningerne i dansk ret de tre sis forordninger er ret tekniske og der er mange tekniske detaljer og aspekter i forordningerne som sikkert kan give anledning til mange spørgsmål og det ser jeg også frem til vi under udvalgsbehandlingen kan svare nærmere på sis systemet er jo som bekendt et fælles informationssystem der er oprettet som led i schengensamarbejdet og som giver blandt andet immigrations og politimyndigheder i eu og de associerede schengenlande adgang til elektronisk at indlæse og søge oplysninger om indberetninger om personer og genstande sis systemet indeholder desuden klare instrukser til de kompetente myndigheder om hvad de skal gøre når personen eller genstanden bliver fundet sis systemet er ikke mindst af stor betydning i forbindelse med grænsekontrol med de tre sis forordninger tilføjes der flere nye typer af indberetninger der skal

det drejer sig blandt andet om indberetninger om tilbagesendelsesafgørelser forebyggende indberetninger om børn der er i fare for at blive bortført af en forælder og indberetninger om ukendte gerningsmænd hvis fingeraftryk er blevet fundet på et gerningssted for en alvorlig forbrydelse det gøres herudover obligatorisk at indberette indrejseforbud i sis endvidere foreslås det at flere typer af data skal kunne indføres i sis herunder håndfladeaftryk ansigtsbilleder og dna profiler

endelig får flere myndigheder adgang til sis de tre forordningsforslag om sis skal ses i sammenhæng med to andre nye eu traktater på schengenområdet og det drejer sig for det første om oprettelsen af et fælles

og udrejsesystem kaldet ees og for det andet om oprettelsen af det såkaldte etias system som vil give mulighed for forudgående kontrol og hvis det er nødvendigt mulighed for at nægte visumfrie tredjelandsborgere indrejse i schengen som bekendt gav folketinget før sommerferien sit samtykke til at regeringen på danmarks vegne kan tilslutte sig disse to retsakter på mellemstatsligt grundlag som også er en udbygning af schengenreglerne derfor håber jeg også at folketinget vil give sin opbakning til dette beslutningsforslag regeringen er positive over for de tre sis forordninger der som sagt vil udvide og forbedre brugen af sis systemet

de sikkerheds og migrationsudfordringer som eu står over for i dag herunder også terrortruslen mod danmark og europa nødvendiggør en effektiv kontrol af hvem der rejser ind i schengenområdet og effektive redskaber til at forebygge og efterforske

sis forordninger gennemføres i dansk ret det vil regeringen vende tilbage til på et senere tidspunkt efter behandlingen af dette beslutningsforslag og forud for idriftsættelsen af de nye funktioner i sis hvor regeringen vil fremsætte et lovforslag om de nødvendige tilpasninger af lov om danmarks tiltrædelse af schengenkonventionen og udlændingeloven inden jeg helt takker for modtagelsen af

se jeg har taletid til svare på det spørgsmål som herre rasmus nordqvist rejste i forbindelse med sit indlæg

lige er blevet vedtaget de tre forordninger blev vedtaget den nittende november og derfor har de ikke fået et officielt nummer endnu og derfor

rigtig stilling til det nu har jeg ligesom udtrykt vores overordnede holdning til forslaget

meget brugbart at vi har de regionale forordninger vi kan kigge på

venter til de har det officielle nummer som jo også er

i forhold til danmarks tiltrædelse altså hvorfor hvorfor det hastværk med at gøre det så vi har et beslutningsforslag nu hvor der står nummer

kan få tid til at få stillet de spørgsmål grunden til at beslutningsforslaget er fremsat hvor forordningerne ikke var vedtaget det er de så nu men ved fremsættelsestidspunktet var de

vi kun har seks måneder til at tilkendegive om vi vil gennemføre forordningerne derfor derfor er beslutningsforslaget fremsat i den her samling med henblik på at kunne overholde fristen jeg forstår

regeringen dansk folkeparti alternativet radikale venstre og sf der skærper straffen for chikane trusler

dette lovforslag har til formål at gennemføre de initiativer som vi blev enige om strafskærpelsen

omfatte chikane trusler og hærværk mod alle offentligt ansatte for eksempel lokalpolitikere og ansatte hos politi kommuner og regioner straffen for trusler og chikane mod personer i offentlige hverv hæves med en tredjedel i dag indeholder straffeloven ikke en selvstændig bestemmelse om at det anses

omstændighed at der begås hærværk mod en ting der tilhører personer i offentlig tjeneste eller hverv det indfører vi nu samtidig skærper vi også straffen for hærværk begået mod ting der tilhører personer i offentlig tjeneste eller hverv

dette forslag sende et klart signal om at det er fuldstændig uacceptabelt at politibetjente kommunalt ansatte lokalpolitikere og andre offentligt ansatte udsættes for chikane trusler og hærværk blot fordi de udfører deres arbejde på den baggrund skal jeg meddele at socialdemokraterne naturligvis støtter

i fremtiden skal slås langt hårdere ned på folk der truer personer der passer deres offentlige hverv eller er i offentlighedens tjeneste det kan være politibetjente fængselsbetjente skolelærere lokalpolitikere eller nogle helt andre som en del af aftalen kommer straffen for de her forseelser til at stige med en tredjedel rigsadvokaten har gennemgået det nuværende strafniveau og fundet frem til

typiske strafniveau for førstegangstilfælde ligger på

tredjedel oveni og det er også rigtig rigtig fint jeg vil tillade mig at bemærke at strafferammen for den her type af kriminalitet

langt højere otte år vi ligger altså og roder rundt i den markant nederste del af strafferammen derfor er det også glædeligt at der nu bliver lagt

oven i niveauet der skal ikke være tvivl om at vi i i dansk folkeparti naturligvis står ved de aftaler vi har indgået hvorfor vi jo selvfølgelig stemmer for lovforslaget men på sigt er vi nødt til endnu en gang at have kigget på hvordan vi bruger vores strafferammer mest optimalt så vi sikrer at folk der klart overtræder reglerne straffes hårdt og kontant

tjeneste er decideret utilgivelig og der må aldrig være tvivl om at der samlet set skal sættes meget hårdt ind

ikke alene et spørgsmål om at bakke vores personale op det er også et spørgsmål om at forsvare danmark og den måde vi har bygget vores samfund op på

forslag om at forhøje bødestraffen for chikanerende adfærd over for den samme gruppe mennesker og her lægger man op til at lade bøden stige fra syv tusind i førstegangstilfælde til titusind kroner det er vi naturligvis også fuldstændig med på i forslaget er det også fremhævet at niveauet er fulgt op hos domstolene og typisk ligger på det niveau der var besluttet i to tusind og seksten da et flertal i folketinget heriblandt dansk folkeparti vedtog respektpakken sidst men ikke mindst gøres det til en strafskærpende omstændighed i forbindelse med hærværkssager hvis forbrydelsen begås mod en person der er i offentlig tjeneste eller i offentligt hverv og det er for os at se et helt naturligt skridt som vi også kan bakke op om noget af det

sige meget klart positive som den tidligere venstreregering var med til at gennemføre var respektpakken vi ser den nye aftale og lovforslaget her

udmøntning på det som en naturlig overbygning på det arbejde der dengang blev gjort når reglerne har virket i noget tid vil det for os være naturligt at vi får set det hele igennem igen for at se om det slår igennem for

skal det selvfølgelig være men alt i alt kan dansk folkeparti selvfølgelig støtte lovforslaget vi synes det er et vigtigt forslag

altså har til hensigt at slå ned på den fuldstændig uacceptable adfærd når nogen truer vores personale i arbejdet eller truer vores lokalpolitikere det duer ikke og det skal der slås ned på

som respektpakken og det er nok i lyset af den at vi skal se dagens lovforslag i henhold til det

ligger det endnu en gang klart at vi ikke acceptere trusler at vi ikke vil acceptere chikane at vi ikke vil acceptere hærværk mod offentligt ansatte og offentligt ansattes ejendele og det forsøger vi at markere med forslaget her som det har været nævnt

skærper man straffen for trusler med en tredjedel altså den der tidligere har fået tredive dage får fremover fyrre dage men jeg kan jo altså ikke

bekræfte det som min kollega fra dansk folkeparti lige har sagt

en sag i et dansk system at vi har

opererer vi som oftest aldrig nogen sinde over halvdelen som oftest er maksimum nede omkring en tredjedel af hvad strafferammen er det er noget vi over tid kommer til at se på her i folketinget det er der slet slet ingen tvivl om men i relation til dagens forslag

lægger vi en tredjedel oven i straffen som oftest bødestraf

kommer lidt an på hvor meget man har

i forbindelse med hærværk

sikre de offentligt ansatte at der bliver adgang til lønindeholdelse

har barslet med i relation til tyveri

det er meget godt at den offentligt ansatte får

nogen aktiver og der kunne man i hvert fald overveje det kan vi kigge på under udvalgsbehandlingen om der skal være adgang til lønindeholdelse for sådanne krav forslaget udspringer af den politiske aftale fra maj to tusind og atten om en strafskærpelse for de her ting

så må sige landspolitikere men så sandelig også lokalpolitikere som vi har hørt skrækkelige historier om i den her retning venstre kan støtte forslaget hundrede procent

af alle folketingets partier undtagen enhedslisten så derfor er der jo ikke så meget tvivl om hvilken retning det går med det her lovforslag det bliver jo nok vedtaget

synes vi at der er rigtig god grund til at beskytte personer i offentlig tjeneste eller hverv hvad enten det drejer sig om politibetjente folketingsmedlemmer buschauffører klubpædagoger eller byrådsmedlemmer de udfører et arbejde på vegne af vælgerne og skatteborgerne de arbejder for os alle sammen så selvfølgelig skal de beskyttes

der også skærpede straffene

dog af et knap så bredt flertal som det der står bag det her lovforslag

skærpede folketinget ikke straffene

eller

til at forsvinde

er tilfældet har de otte partier der står bag det her forslag truffet den rigtige beslutning ved igen at skrue op for straffene jeg vil nu alligevel tillade mig at standse op et øjeblik og overveje om vi kunne gøre

for at forhindre at så mange truer chikanerer eller begår hærværk mod offentligt ansatte og politikere kunne vi for eksempel skabe et samfund med mindre forskel på rig og fattig kunne vi skabe en struktur hvor der er kortere vej fra borger til myndigheder på rådhuset eller slotsholmen der lægger rammerne for borgernes liv kunne vi arbejde henimod en kultur

mindre mistillid til myndighederne

gøre mere for at hjælpe mennesker der har gjort sig skyldige i trusler chikane eller hærværk så de lærer at kontrollere deres temperament kunne vi mere effektivt bekæmpe misbrug af alkohol og narkotika som nogle gange får mennesker til at reagere ophidset og voldeligt ja det mener jeg vi kunne

vil jeg tilføje at når man spørger sygeplejerskerne jordemødrene og socialrådgiverne siger de at det de ønsker sig

er flere kollegaer

udbedre udrede misforståelser der kunne være med borgeren det ønske synes jeg vi skal lytte til herinde jeg synes vi skylder de offentligt ansatte flere kollegaer det gør vi af mange årsager men en af årsagerne

komme en bedre dialog og kommunikation mellem den ansatte og borgerne når det er sagt

savner vi i enhedslisten grundlæggende dokumentation for

for trusler efter straffelovens §

nitten stykke en i stedet for som nu tredive dages fængsel i sig selv vil virke afskrækkende det er muligt at de otte partier bag det her lovforslag inklusive radikale alternativet og sf som stemte imod

tror på at skærpede straffe hjælper på det her område men har vi set dokumentation for det

hvis det kunne blive fremlagt personer der arbejder i offentlig tjeneste nyder allerede nu og ikke mindst efter vedtagelsen af respektpakken og seksten en beskyttelse i form af strenge straffe for trusler og chikane i enhedslisten tror vi at tiden er inde til at se

trusler chikane og hærværk

ikke ønsker at beskytte hverken politikere eller offentligt ansatte at vi ikke støtter det her lovforslag

hvad med at lokalpolitikere bliver truet er det så også løsningen altså nogle større byråd eller sådan er det så løsningen på de trusler som

jeg tror bare ikke at det kommer til at stoppe truslerne at vi laver strengere straffe jeg tror det er nogle andre ting der kan stoppe truslerne

for at engagere sig i lokalpolitik hvor man også tit har et arbejde ved siden af

at socialdemokratiet bør fremlægge dokumentation for hvorfor fyrre dages fængsel skulle afskrække folk fra at true det er jo det vi mangler at se jeg siger at jeg ikke tror at strengere straffe kommer til at stoppe de her trusler jeg tager det meget alvorligt og det gør vi i enhedslisten men vi tror ikke på at strengere straffe kommer til at stoppe truslerne

andet der skal til og noget af det som jeg tror der skal til er at vi får ændret kulturen sådan at der kommer en større tillid til systemet

vil repræsentere det almindelige arbejdende folk vores lønmodtagere dem der er vores frontlinjepersonale

man selvfølgelig også slå hårdt ned på de mennesker som truer vores medarbejderes hverdag og vores tryghed der synes jeg enhedslistens ordfører slipper for nemt fra hvad det så er man

hvad skal man gøre ved folk der truer vores politibetjente eller truer deres børn eller gør fængselsbetjentene utrygge og bange for at tage på arbejde eller som

er hårde ved vort personale ude på jobcentrene for eksempel hvad skal vi gøre ved dem hvis man ikke må straffe dem hvis man ikke klart må sige fra hvad er så enhedslistens mikstur på hvordan vi får løst

jeg synes at dansk folkeparti og herre peter kofod bør anerkende at både i kriminalforsorgen på jobcentrene på sygehusene

og løber enormt stærkt og derfor er der ikke tid til dialogen med borgeren som for eksempel

der gør at de har svært ved at styre deres temperament den dialog kunne have stoppet mange trusler

den dialog er der ikke tid til at tage

vi også hårdt på så på et tidspunkt

vi altså hvis man skal tro enhedslistens logik kunne se at tallene for vold og trusler mod de her faggrupper vil rasle

sender et meget klart tydeligt signal fra folketingets side om at den adfærd vil vi ikke acceptere

på vores medarbejderes side og vi tager skarp afstand fra den slags trusler og vi ønsker at de her mennesker der gør det skal straffes

fængselsbetjentene som i den grad efterspørger flere kolleger og som i den grad siger at noget af det der kan stoppe nogle af de trusler som de modtager

set er enig med dansk folkeparti i

hvis de fik nogle flere kolleger så er det jo sådan herre peter kofod og jeg siger at jeg ikke ser noget belæg for at det vil stoppe truslerne

det tror jeg man kan teoretisere meget over og man kan selvfølgelig også spørge sig selv

over for de mennesker som påtager sig

med det her lovforslag forhøjer vi straffen for lige præcis trusler og chikane mod personer i offentlig tjeneste

sikre respekt om vores autoriteter og om fællesskabets medarbejdere som står helt ude i frontlinjen

i offentlig tjeneste udsættes for vold chikane trusler eller hærværk der er tale om mennesker som går på arbejde for vores skyld for fællesskabets skyld som påtager sig et ansvar i demokratiets tjeneste

skal vi selvfølgelig sørge for at passe på det synes jeg er både grundlæggende og helt banalt

som liberal alliances ordfører netop også sagde om om straf rent faktisk nytter i forhold til

den anden slags og i mange tilfælde er vi i alternativet ret skeptiske over for hvorvidt straf nødvendigvis virker

ikke forstår eller ikke kan få igennem dog synes vi

godt symbol i det her og

godt være ret fornuftigt jeg synes ikke hele forslaget

har ikke set data for at det her rent faktisk går ind og og sikrer at der kommer færre trusler men jeg synes vi bliver nødt til at vise én gang for alle at vi ikke accepterer at man truer offentligt ansatte eller politikere

selv ny i politik og vil da sige at de første gange

ikke lige gøre noget ved men dem der virkelig er udsatte på området dem

går ud med holdninger som man kan være nok så uenig

ude for et massivt mentalt overgreb

mange af mine kolleger herindefra ministre i særdeleshed og det kan vi

tåle som demokrati lokalt finder det også sted hvis man er byrådspolitiker har

melder sig ind i politik og får en stemme lokalt halvdelen af byen imod sig og halvdelen af byen med sig det kan man vælge at sige ja til

jeg godt nok også at vi ligesom man skal over for dem der sidder forrest i skranken i jobcenteret eller på kommunen eller eller står og skal have ansvar i en folkeskoleklasse hvis der sker noget med tilliden hos de personer der skal varetage de ting vi bestemmer i folketinget på en ordentlig måde og hvis

en mistillid der er så langt fra

en forventning om at det måske kommer til at afskrække nogle

så vil jeg til sidst godt

til alle der sidder og kigger med derhjemme

vi om politikerlede og alt muligt andet

vælgerlede altså så begynder man jo

så hvis vi tager ansvaret på os herinde i

folketinget og medierne gør det samme

hatten når der går en politiker forbi uanset partifarve fordi de gør et godt stykke arbejde for demokratiet

kan måske være noget af det der hjælper os derhen ligesom med skolelæreren i gamle dage og sygeplejersken og alle mulige andre der engang

spørgsmålstegn ved om de gjorde noget godt og ikke diskvalificerede

et godt symbol og forhåbentlig har det også effekt i

en tørn for fællesskabet højere straffe kan ikke stå alene men det kan være et blandt flere værktøjer som beskytter offentligt ansatte eller befolkningens valgte repræsentanter

er meget meget store modstandere af at offentligt ansatte det kan være politibetjente sygeplejersker læger fængselsbetjente socialrådgivere oplever chikane og trusler

det her et lovforslag som vi bakker

det er rigtig vigtigt at vi værner om vores fælles institutioner og autoriteter de er

helt grundlæggende for vores samfund det gælder særligt det frontlinjepersonale der hver dag går på arbejde for fællesskabets skyld det er netop dette frontlinjepersonale som vi med lovforslaget har fokus på som bekendt blev der tidligere på året indgået en bred politisk aftale mellem regeringen socialdemokratiet dansk folkeparti alternativet radikale venstre og socialistisk folkeparti om strafskærpelser for trusler chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv lovforslaget som vi behandler her i dag gennemfører den politiske aftale formålet med lovforslaget er dermed netop at skærpe straffen på de nævnte områder det er naturligvis helt uacceptabelt at offentligt ansatte udsættes for sådanne overgreb

det er langt over grænsen hvis en person for eksempel truer en lokalpolitiker på facebook bare fordi personen er uenig i lokalpolitikerens holdninger det gælder også når en politibetjent der arbejder med bandekriminalitet bliver passet op og truet af et bandemedlem eller når socialrådgiveren bliver forfulgt på vej til og fra arbejde af en utilfreds borger med lovforslaget understreger vi at vi som samfund ikke vil finde os i at offentligt ansatte bliver truet chikaneret eller

hærværk blot fordi de går på arbejde

særlig nu hvor vi snart har både folketingsvalg og valg til europa parlamentet vi har set at påvirkningsoperationer har været en stigende udfordring blandt andet i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg men også her i europa har vi set forsøg på udenlandsk påvirkning i forbindelse med valg formålet med dette lovforslag er at styrke det strafferetlige værn mod udenlandske påvirkningsforsøg mod danmark forslaget lægger op til præciseringer i lovgivningen som gør det klart at det er strafbart at hjælpe eller sætte en fremmed efterretningstjeneste i stand til at operere inden for den danske stats område samtidig skærpes straffen hvis den ulovlige påvirkningsvirksomhed udøves i forbindelse med et folketingsvalg eller et valg til europa parlamentet strafferammen vil således blive fængsel i indtil tolv år i visse tilfælde

som udgangspunkt positive over for forslaget men vi har naturligvis læst høringssvarene og kommer i den forbindelse til at stille nogle spørgsmål under udvalgsbehandlingen vi ser derfor frem til nærmere drøftelser under udvalgsbehandlingen

lad mig starte med at sige at der naturligvis ikke er nogen der bør fremsætte vildledende oplysninger i den offentlige debat det er noget man skal afholde sig fra med lovforslaget her

behandler vi en ændring af straffelovens § en hundrede og otte forslaget kommer som følge af at justitsministeren ønsker en stærkere indsats over for fremmede efterretningstjenester i den nuværende §

at hjælpe eller sætte en fremmed efterretningstjeneste i stand til at virke inden for den danske stats område

vigtigt at slå fast at spionage altså det der falder ind under § en hundrede og syv ligger helt fast her handler det altså alene om det der falder uden

hundrede og syv med forslaget søger regeringen

slå fast at det også er påvirkningsoperationer der bør være omfattet af § en hundrede og otte og hvad betyder det så og hvad kommer det af regeringen nævner i bemærkningerne til forslaget at det primært handler om at sætte ind over for en

som eksempler nævnes det amerikanske præsidentvalg og unavngivne europæiske valg og konkret nævnes rusland flere gange i lovforslagets bemærkninger alligevel har regeringen hvis man skal tro berlingske

med lovforslaget på dansk grund

justitsministeriet har givet udtryk for at det med hensyn til den propagandaformidlende virksomhed måtte forventes at domstolene ville anlægge en helt konkret vurdering fra tilfælde til tilfælde således at der navnlig ville blive lagt vægt på om virksomheden efter en samlet bedømmelse herunder samarbejdsformer vederlæggelse og graden af afhængighed mellem parterne

med det overordnede sigte at sætte den fremmede efterretningstjeneste i stand til at forfølge sine formål således at bistanden tydeligt tydeligt ville adskille sig fra hvad der blot med nogen rimelighed kan betegnes som normal virksomhed som journalist eller forfatter

man af hensyn til ytringsfriheden og fordi andre virkemidler ofte ville kunne være tilstrækkelige kun ville benytte sin beføjelse til tiltalerejsning med den

det skete efter et tiltalefrafald i nitten to og firs og jeg er enig med ministeriet i at andre virkemidler nok i rigtig rigtig mange tilfælde vil virke bedre jeg tror at det at man har en befolkning der er vågen oplyst kritisk over for autoriteter og forskellige kilder på internettet er det bedste

hvis man åbenlyst spreder ting der er forkerte vildledende

anden måde i den offentlige debat måtte gå fremmede efterretningstjenesters ærinde hvis det nogen sinde sker hvad

langt stærkere værn med den offentlige fordømmelse og forhånelse og den folkelige debat og det vil skabe opmærksomhed omkring problemstillingen hvis man reelt vil gøre noget meget virkningsfuldt over for misinformation på sociale medier jeg ved ikke om det er muligt kunne man jo sætte ind

alverdens sider og profiler hvor

der ikke klart fremgår en reel ansvarshavende identitet der kan man i virkeligheden tale om at det er en gratis omgang

misinformation og falske nyheder er det der i gamle dage hed rygter og sladder den mest effektive måde at bekæmpe det på er ikke nødvendigvis at skærpe straffe og skabe panik jeg tror at offentlig debat er langt sundere tager man den historiske parallel til den kolde krig

det fremgår ret tydeligt at netop vores danske system var godt rustet imod kommunismen skøre mennesker på den yderste venstrefløj der i årevis støttede et af verdens mest menneskefjendtlige systemer på den forkerte side af muren blev ikke overvundet af straf de blev overvundet af fakta og en befolkning der hellere ville have den frie verdens systemer frem for kommunismens undertrykkelse og nu kan jeg se på formanden

en bestemmelse om spionage det er §

hjælpe med oplysninger til en eller anden fremmed efterretningstjeneste gør man det

gør man sig skyldig i spionage det er seksten år i

hundrede og otte der i dag taler om at hvis man

hjælpes til umiddelbart eller middelbart at virke inden for den danske stats område altså hvis man sætter en fremmed efterretningstjeneste i stand til at virke på dansk område

så er det også strafbart med en normal strafferamme på seks års fængsel det er denne

hundrede og otte altså den sidste bestemmelse ikke spionagebestemmelsen men den der taler om

behandler i dag med en udvidelse det er egentlig ikke en udvidelse for jeg tror at det vi behandler ville være omfattet af reglen i dag men for en sikkerheds skyld præciserer vi i hvert tilfælde hvordan begrebet skal forstås nøjagtig som der står i lovforslagets tekst der skal laves en tilføjelse der hedder herunder samarbejde om at udøve påvirkningsvirksomhed med henblik på at påvirke

eller den almene meningsdannelse altså vi sikrer i hvert fald hvordan § en hundrede og otte skal forstås således at et samarbejde med en fremmed efterretningstjeneste om

er nok til at man kan blive straffet og jeg må sige at den præcisering kan venstre

i gang med at pålægge nogen som helst censur eller lignende vi understreger fald fra venstres side det står også i det forslag som er korrigeret efter høringen

der forudsættes at der er tale om et samarbejde med en fremmed efterretningstjeneste og det er ret vigtigt det vil altså sige

dele et budskab på de sociale medier

i i sig selv er strafbart man skal ind og have

så må sige foretaget et egentligt samarbejde med efterretningstjenesten i et andet land så vi kriminaliserer jo altså ikke ytringerne men derimod samarbejdet

skærper vi så straffen for den der måtte have gjort sig skyldig i det i forbindelse med et folketingsvalg eller et eu valg

tolv års fængsel venstre kan i

foregående ordførere har redegjort rigtig godt for hvad lovforslaget her

nemlig den pointe at vi ikke ved hvor stor truslen er

demokratiske valg i danmark

vi har jo ikke set eksempler på det i danmark og derfor

lidt skeptisk over for det her lovforslag jeg synes at det

man tager sorgerne lidt på forskud

i enhedslisten ligesom så mange andre meget bekymrede

betyder en indskrænkning af debatten og en indskrænkning af ytringsfriheden

andet som jeg sjældent gør hernede nemlig at rose justitsministeren

at han har lyttet til høringssvarene og indskærpet

meget alvorligt det synes jeg er rigtig rigtig positivt vi har

spørgsmål i udvalgsbehandlingen på nuværende tidspunkt kan vi i hvert fald ikke støtte lovforslaget som som det ligger jeg tror altså også

en kritisk uddannet befolkning som forholder sig kritisk til de nyheder de får og at vi har en god demokratisk debat som det ser ud nu kan vi i hvert fald ikke støtte lovforslaget men vi ser frem til

og at regeringen ikke har redegjort for eksempler hvor det skulle finde anvendelse og så videre det har enhedslisten helt ret i men

bare spørge anerkender enhedslisten ikke at der kan være

et generalpræventivt hensyn forlanges der altid at vi kan dokumentere at der har været episoder

tror nok at hvis vi tager straffeloven generelt eller i hvert fald

mod statens selvstændighed og sikkerhed

anvendt de sidste halvtreds år skal vi så ophæve dem sagt med andre ord anerkender enhedslisten ikke at man kan have en lovgivning

at det her er strafbart inden det sker det anerkender jeg fuldstændig

bare ikke sikker på at det her lovforslag er løsningen

at der kan være et trusselsbillede jeg sagde også i starten af min ordførertale

regeringen tager sorgerne på forskud sagde

som ikke er rigtigt nemlig at

har nogen eksempler på at den trussel man her vil forsøge

er reel det har man faktisk eksempler på man har eksempler på

påvirket af fremmede magter man har eksempler på forsøg på at påvirke et demokratisk præsidentvalg i frankrig

i danmark betyder det at vi så bare skal lade som ingenting og krydse fingre og håbe på at der ikke er nogen der forsøger at påvirke det demokratiske valg vi skal have

en lidt laissez faire agtig attitude over for demokratiet

handler jo grundlæggende om demokrati og folkestyre vi lever i

en del af folkestyret men i mine øjne er det sådan at et rigtigt demokrati og

om at man har en demokratisk forfatning og at man afholder et valg hvor folk går hen og sætter et kryds det handler

forudsætninger til stede for at man faktisk har et stærkt demokrati det handler om ytringsfrihed det handler om

handler om alle de rammer som skal til før man faktisk har en fri meningsdannelse

et demokrati det har vi i danmark har vi værnet om siden vi fik den første demokratiske forfatning og det skal vi

at lande der ligner os

som også er ægte demokratier og hvor alle de forudsætninger som jeg lige har ridset op faktisk er til stede er truet så selvfølgelig skal vi værne om den fri meningsdannelse når vi kan se at der potentielt er kræfter som kunne have lyst til at blande sig i et frit oplyst åbent og demokratisk valg skal vi selvfølgelig tage vores forholdsregler og det er det vi gør med det her lovforslag som vi

man ikke mener at man alene skal vurdere

som ordfører på et område hvad vi skal stemme her i salen

mulighed at der er kollegaer fra folketingsgruppen eller medlemmer der kontakter en inden man går i salen og ligesom fortæller hvad

skrev jeg debat ud for det felt sammen med min

vi skulle mene og det er netop på grund af de gode pointer

tidligere eksempler på dansk grund i forhold til det som

det sker i europa ser vi det i usa har vi set det

kunne jo være at man faktisk konfliktoptrapper ved det her fordi vi identificerer en fjende i primært rusland som måske ikke har været fjendtlig på det her område over for danmark endnu men som i andre tilfælde har ageret

den sidste ende efter en grundig behandling i udvalget

at vi må se det her som et generelt lovforslag ja det kan være at rusland er dem vi

men det er mere interessant at tale om at det er generelt at skal kunne beskytte danmark imod det her den rettidige omhu der blev talt om før ja lad os

få gjort noget ved den trussel der kan komme normalt

ordfører eller som alt muligt andet her i folketinget plejer vi at kræve af både regeringen og os selv at vi havde tænkt os lidt bedre om i lidt bedre tid og det er måske det man gør med det her forslag altså rent faktisk gør sig klar til at der kommer den påvirkning som vi ser andre steder i verden også selv om danmark er et lille land og indtil nu måske ikke

det er sagt har vi lyttet rigtig rigtig meget til høringssvarene ligesom også regeringen har gjort

kommet med et forslag der er langt mere interessant for os i alternativet flere af de stemmer vi plejer

jeg går meget åbent til udvalgsbehandlingen og og vil igen løfte

interessen for at det her ikke kun er i forhold til rusland for så synes jeg rent faktisk at vi er med til at optrappe en konflikt som vi ikke kan tåle geopolitisk og det er ikke det jeg står og siger lige nu altså at der ikke er en konflikt med rusland rusland agerer på rigtig mange måder meget meget uhensigtsmæssigt i forhold til at være nogle man kan samarbejde med

fremtidige trusler mod danmark generelt

snart skal vi til folketingsvalg og til europaparlamentsvalg og der er det vigtigt at vi kan have en demokratisk samtale hvor man ikke skal være bange for at udenlandske efterretningstjenester blander sig og spreder frygt og falske nyheder så har der været

en række bekymringer for om det her er en begrænsning af ytringsfriheden og der gør det mig glad at se at justitsministeren har lyttet til høringssvarene og har rettet lovforslaget til sådan

at man stadig væk kan skrive på facebook hvad man vil man kan skrive alt det vrøvl man vil på facebook det ændrer det her lovforslag ikke noget ved fordi det er blevet præciseret at det alene er strafbart at hjælpe eller sætte en fremmed efterretningstjeneste i stand til at virke i danmark hvis man samarbejder om at påvirke

beslutningstagningen eller den almene meningsdannelse det er en vigtig præcisering og dermed kan det radikale venstre støtte

har fået nye akutte udfordringer fra fremmede efterretningstjenester men det at fremmede magter ønsker at påvirke danmark og andre lande

det er vel foregået i årtier men der er kommet nye værktøjer til som gør det lettere at udføre propaganda og påvirkning

og manipulation men er det her lovforslag svaret er det den rette medicin det tror jeg ikke det er vi har i dag mange muligheder som ikke bliver brugt og som man skulle tage at gøre brug af inden vi går i gang med en lovgivning som sf er bekymret for vil føre til det

vi er betænkelige ved at

uforholdsmæssig begrænsning af ytringsfriheden i forhold til at opnå et resultat som kunne være opnået på anden vis

en af de største trusler vi står over for

vi bliver forsøgt hacket hver evig eneste dag ikke kun fra russernes side men også fra iran nordkorea kina kriminelle bander så det er nogle trusler vi skal være meget meget opmærksomme på det bliver også nævnt at

kommende valg set ud fra de erfaringer vi har fra det amerikanske valg

er et eneste eksempel men truslerne påvirkningerne

meget om det som fe skriver om påvirkning

mod danmark og danmark vil med vil med intet eller meget

russisk påvirkning vil for eksempel kunne ske i forbindelse med en valgkamp eller som konsekvens af ruslands bredere hensigt om at påvirke

som vi konservative finder dybt bekymrende vi vil på ingen måde acceptere at fremmede magter underminerer vores demokrati og udøver påvirkningsvirksomhed i danmark efter justitsministeriets opfattelse er der behov for at tydeliggøre retstilstanden så vi sikrer at de myndigheder som har til opgave at imødegå truslen fra sådanne operationer har et solidt

grundlag med dette forslag præciserer vi at det er strafbart at hjælpe eller samarbejde med en fremmed efterretningstjeneste om at udøve påvirkningsvirksomhed med henblik på at påvirke beslutningstagning

vil derfor ikke længere være tvivl om at fremmede efterretningstjenesters

påvirkningsvirksomhed mod danmark ligger inden for straffelovens § en hundrede og otte med forslaget styrker vi danmark mod sådanne trusler vi beskytter vores demokrati og de grundlæggende frihedsværdier som vores samfund

formålet med lovforslaget

styrke det strafferetlige værn mod påvirkningsoperationer lovforslaget skal ses i lyset af at påvirkningensoperationer gennem de seneste år har udgjort en stigende udfordring for en række vestlige lande den bekymrende udvikling tager regeringen meget alvorligt og derfor lancerede forsvarsministeren og udenrigsministeren og jeg i starten af september en handlingsplan med elleve punkter for at beskytte vores demokrati og særlig det kommende folketingsvalg mod påvirkningskampagner et af initiativerne i handlingsplanen er det lovforslag som vi førstebehandler i dag med lovforslaget vil regeringen gøre det klart at fremmede efterretningstjenesters

påvirkningsvirksomhed mod danmark er omfattet af § en hundrede og otte i straffeloven i dag er det med sikkerhed strafbart at hjælpe eller sætte fremmede staters efterretningstjenester i stand til at virke inden for den danske stats område men det er efter regeringens opfattelse ikke tilstrækkelig klart at påvirkningskampagner som dem vi har set igennem de seneste år er omfattet af bestemmelsen det kan vi ikke leve med og det skal lovforslaget gøre klart vores myndigheder skal stå på fuldstændig sikker juridisk grund i forsvaret for danmarks demokrati det sikrer vi med dette lovforslag helt konkret foreslås det i lovforslaget at det slås fast at det er strafbart at samarbejde med en fremmed efterretningstjeneste om at udøve

påvirkningsvirksomhed med henblik på at påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse derudover forudsætter straf at man som der også står i bestemmelsen i dag også dermed hjælper eller sætter den fremmede efterretningstjeneste i stand

beskytte demokratiet mod falske lodder i vægtskålen i vores debatter og demokratiske processer så med de bemærkninger vil jeg gerne takke ordførerne for indlæggene og ser også frem til og det

fornemmer jeg på debatten at få lov til at besvare en række spørgsmål skriftligt så vi kan få det her gjort klart for enhver hvad intentionen er så så man ikke sidder tvivlende tilbage så kan man jo stemme for eller imod alt efter hvad man synes men der skal i ikke være nogen der føler sig uoplyste om

noget af tvivlen i jorden her i aften

dansk folketingsmedlem holder møder med en udenlandsk debattør og debattøren og folketingsmedlemmet er enige om en kritik af nato

har været bragt i et andet lands medier og

folketingsmedlem og det danske folketingsmedlem tænker at det her

har samarbejdet i meget lang tid om det samme mål

debatteret og mødtes og måske endda besøgt hinanden

indkalde folketinget til en forespørgselsdebat med henblik på at gennemføre

det som man har talt med den her debattør om man skriver måske endda en kronik til berlingske

det kunne man også gøre så har man forsøgt at påvirke

var en spion men

det fra mig bekendt

går spioner ikke rundt og reklamerer med at de er hemmelige agenter vil et sådan samarbejde være kriminaliseret hvis man vedtager regeringens lovforslag

med at gøre og det er rigtig vigtigt for mig at

at hade nato og elske putin man skal

ødelægge vores demokrati ved et direkte samarbejde med en

er vidende om det men jeg håber næsten

skriftligt så jeg er sikker på at

noget af det jeg tror er meget mere væsentligt end strafaktioner er at man har en befolkning der siger det her lyder mærkeligt eller hvem har sagt det her hvad er din kilde så i virkeligheden

tænke på om det her havde være fuldstændig overflødigt hvis man i stedet for havde gjort mere ud af at lære

børn og unge kildekritik i folkeskolen altså diskuteret hvor

oplysninger kommer fra jeg betragter ikke

som noget nyt fænomen det har vi altid kendt til det har bare heddet rygter og sladder og

områder hvor man tænker at det havde været

man skal blive klogere på det er fuldstændig enig i at

fra man er ganske ung men jeg

det her forslag handler om på den måde at forstå at det her jo er skåret meget specifikt

man samarbejder med en fremmed efterretningstjeneste og det er derfor jeg mener at det her

sit fædreland sammen med en fremmed efterretningstjeneste

efter en konkret vurdering ikke vil være frihedsberøvelse optisk følge indebærer at politiet følger en gruppe af personer fra et sted til et andet mens politiet omslutter personerne hvis politiet omslutter personerne

i forbindelse med en sag hvor politiet havde grebet ind i et opløb ved en gadefest udtalte højesteret i februar to tusind og atten at politiets indgreb i form af et optisk lukket følge i politilovens forstand havde karakter af frihedsberøvelse

dog samtidig at der ifølge den europæiske menneskerettighedskonvention ikke var tale om frihedsberøvelse det er denne forskel som lovforslaget har til formål at udligne vi vil sørge for at politiloven får samme frihedsrettighedsbegreb som det der følger af den europæiske menneskerettighedskonvention på den baggrund kan jeg meddele at socialdemokratiet støtter lovforslaget

ensarte det der er i politiloven med den europæiske menneskerettighedskonvention i forhold til optisk følge og i forhold til frihedsberøvelse det tager udgangspunkt i

og i en dom som højesteret jo er kommet med hvor man

frihedsberøvelse men det var der ikke ifølge den europæiske

bringe overens ved at rette politiloven til så det fremadrettet er sådan at optisk følge og lukket optisk følge ikke har karakter af frihedsberøvelse man kan diskutere

forskel det så vil gøre ude i virkeligheden for de folk der skal arbejde

på det her spørgsmål mit bud vil være at den effekt det vil have vil være relativt begrænset langt hen ad vejen

kan tage et skridt mere inden for konventionen gøre politiets arbejde en lille smule nemmere jamen så slår vi da til og siger købt og så støtter vi det så vi har tænkt os at stemme for regeringens lovforslag

jo sådan for partier med knap så mange folketingsmedlemmer at det kan være svært at være overalt til møder her på christiansborg så derfor ja det er ikke verdens

forslag vi har på bordet i dag det drejer sig om hvorvidt en politihandling kan karakteriseres som en frihedsberøvelse eller ej med deraf følgende forpligtelser for politiet der har åbenbart været en højesteretsdom der har fortolket et begreb der hedder optisk følge altså den

i politilovens forstand

i den europæiske menneskerettighedskonventions forstand jeg tror de fleste er stået af på det her tidspunkt

i hvert fald trøste de folk det måske ikke står lysende klart for med at sige at det vi gør er at vi retter os ind efter den europæiske menneskerettighedskonvention

stort flertal i folketinget for det betyder at et optisk følge

det tror jeg nok blandt andet medfører at politiet sparer en masse tid til registrering og andre ting i den retning så jeg

lukket optisk følge omkring en

demonstration i københavn politiet omringede demonstrationen der bestod af et par hundrede demonstranter og førte dem fra strøget til nørrebro i en halvanden time lang politiaktion

i februar

at det var fuldt lovligt da politiet omringede en gruppe på et par hundrede der lavede larm og ballade i københavns indre by politiet forhindrede menneskene i gruppen i at forlade stedet og forhindrede dem i at gå derhen hvor de ville i en halvanden time lang

lovlig på politisprog hedder det anvendte

jeg ville kalde det en frihedsberøvelse for hvis de unge mennesker

deres frihed til at gå hvorhen de ville så synes jeg at det er mærkeligt at kalde det noget andet end en frihedsberøvelse

en frihedsberøvelse ud fra politilovens definition hvis man så derimod kigger på den europæiske menneskerettighedskonvention og den

var politiaktionen i oktober to tusind og fjorten ikke frihedsberøvelse mente højesteret som henviste til en dom fra strasbourg i sagen austin mod storbritannien om tilbageholdelse af omkring en tusind fem hundrede mennesker på oxford circus

så gik dommen politiet imod på den måde at højesteret slog fast

dansk lovgivning nemlig politiloven

politiaktionen for frihedsberøvelse

kan man bare lave loven om nu er der jo ingen der siger at menneskerettighederne i danmark skal begrænses til hvad der står i menneskerettighedskonventionen intet

minimumsgrundlag som gælder for borgerne i alle europarådets syv og fyrre medlemsstater vi kan med andre ord godt definere noget som frihedsberøvelse selv om menneskerettighedsdomstolen i strasbourg siger

egentlige forstand så lad os lige prøve at se situationen for os to

unge bliver omringet af politiet og i mere end en time ført langsomt væk fra stedet i samlet flok mens politiet forhindrer dem i at forlade gruppen

forlade gruppen hvis hvis det er det man ønsker kan man så bevæge sig frit nej det kan man ikke kan man gå hvorhen man vil nej det kan man ikke er man så berøvet sin frihed

i helt bogstaveligste forstand er der altså tale om en frihedsberøvelse jeg kan komme med mange andre forskellige kreative

og man kan jo også for politiaktioner finde på mange

frihedsberøvelse tidligere folketingsmedlem

bjørn elmquist var advokat for atten af klagerne i sagen tilbage fra to tusind og fjorten efter højesterets afgørelse i februar i år sagde han til information og jeg citerer det er ikke et optisk følge det er en anholdelse hvor folk flyttes fra et sted til det andet det gav højesteret

og som var gældende i februar ja den ønsker vi i enhedslisten at fastholde lukket optisk følge er det samme som en frihedsberøvelse og vi stemmer derfor imod

streets aktioner de har da sikkert haft alle mulige forskellige udtryk

været hærværk det er sådan at hvis der er blevet smadret ting

det er jeg slet ikke uenig med ordføreren i

kalde det for en gadefest men kalde det hvad det er autonome der med vilje laver hærværk og smadrer flere bydele i københavn

måske er et begreb eller et navn på en bestemt aktionsform som er blevet brugt mange gange men jeg synes det er forkert at sige at det alt sammen har været hærværk jeg vil sige at en stor del af det også har været gadefester det er i hvert fald det jeg personligt har deltaget i jeg har ikke selv deltaget i noget der har været

ændrer frihedsberøvelsesbegrebet i politiloven således at det fremadrettet

i sync med den europæiske menneskerettighedskonvention og det er jo sådan set meget godt at vi sikrer os at vores lovgivning er lige præcis i sync med konventionen

muligt for politiet at benytte sig af det som man kalder et lukket optisk følge i forbindelse med demonstrationer uroligheder i

fodboldkampe og sådan noget der vel at mærke uden at der er tale om frihedsberøvelse efter politiloven

lukket optisk følge er et effektivt redskab for politiet når de skal gribe ind over for uroligheder og potentielt

om uroligheder i gaderne og potentielt farlige situationer

set meget godt at politiet har de redskaber som skal til for at skabe ro i gaderne og dermed sikkerhed for borgerne igen

menneskerettighederne er derfor meget meget afgørende for os og normalt

derfor også godt holde en tale hvor jeg var meget skarp på at vi ikke bare skulle tage til takke med de

min forståelse at man netop har muligheden for at slå ring om en urolighed det vil man have ligegyldigt om man siger ja til det her forslag eller ej men hvis man siger

har man så muligheden for at sige at politiet ikke behøver

hver enkelt borger der er i den her ring og finde ud af hvad vedkommende hedder og gøre opmærksom på at

ikke klar over hvad politibetjenten siger til den enkelte og så flytte

det min forståelse at man netop kan flytte den menneskemængde stor eller lille væk fra området hvor

sted hvor man så kan lade borgerne gå igennem og der

frihedsberøvet i den periode de er der men det er jo så juridisk vi vi kan tage den diskussion og det er

pointen for os i alternativet hvis vi vælger at sige ja til det her og det er vi som sagt ikke afklarede på endnu

det måske faktisk også er bedre for borgerne

time ekstra på at politiet går rundt og tjekker hver enkelt

der har været tale om at det her rent faktisk var frihedsberøvelse eller at man har holdt

vil politiet jo til enhver tid skulle

til ansvar for den bedømmelse man har lavet af situationen og det

definerer om det her er frihedsberøvelse og om det er det vi så giver lov til fra nu af altså hvor vi følger

må flytte den her mængde væk til en mere sikkert sted uden

det frihedsberøvelse og på den måde

positive briller altså blive en forbedret praksis for både politiet

men vi må også kigge høringssvarene rigtig godt

kan forestille sig at politiet begynder at misbruge den her udstrakte

mere frihed og kan handle mere mere både effektivt og måske fornuftigt i de her situationer der står jeg i et dilemma for

at vi skal have tillid til vores institutioner vi skal have tillid til vores offentligt ansatte og der må jeg også bare gå ud fra at politiet naturligvis bruger det her mandat så fornuftigt og ordentligt som overhovedet muligt men men

risiko for en glidebane men overordnet set positive

selv om man man egentlig kan sige at det på indholdet jo

at der her er er mindre retssikkerhed

ville være dejligt hvis regeringen altid så effektivt sørgede for at danmark følger

til menneskerettighederne og der kan være sådan særlige udfordringer i hvordan politiet skal håndtere større grupper af mennesker og derfor

nogle gode intentioner i lovforslaget vi kan også læse at institut for menneskerettigheder anbefaler at den europæiske menneskerettighedsdomstols praksis på området skrives direkte ind i lovteksten samt at man sikrer en grundig vejledning til politiet i hvordan

sf støtter i princippet lovforslaget men vi vil afvente udvalgsbehandlingen herunder hvordan man håndterer høringssvarene fra

vi taler om uroligheder hvor der for eksempel begås omfattende hærværk kastes med sten flasker eller lignende mod politiet politiet skal i disse situationer ofte inden for kort tid iværksætte indgreb der kan sætte en stopper for urolighederne jeg ønsker som sagt at politiet har de bedste muligheder for at gribe ind over for sådanne uroligheder og det forhold at et optisk følge i dag er frihedsberøvelse efter politiloven men ikke efter menneskerettighedskonventionen er uhensigtsmæssigt og det er den forskel vi nu

med politiet i de øvrige eu medlemslande give politiet adgang til at anvende passagerlisteoplysninger vi skal have skabt en samlet retlig ramme for myndighedernes indsamling af de her oplysninger grundet vores eu retsforbehold finder det såkaldte pnr direktiv der gør det muligt at tilgå passageroplysninger ikke anvendelse i danmark socialdemokratiet dansk folkeparti liberal alliance radikale venstre og de konservative og den daværende regering anmodede

kommissionen om at indlede forhandlinger om dansk tilknytning til pnr direktivet i dag har pet forsvarets efterretningstjeneste og toldstyrelsen adgang til pnr oplysninger det vil vi med dette lovforslag sikre de også har

afgørende for den forebyggende og efterforskningsmæssige indsats mod blandt andet terrorisme adgangen kan give oplysninger om personer med mulig

terrorvirksomhed er på vej til

adgangen til pnr oplysninger styrker også forsvarets efterretningstjenestes muligheder for at forebygge og modvirke trusler mod danmark og danske interesser endelig anvendes pnr oplysninger også i forbindelse med toldkontrol

opbevares og håndteres på forsvarlig vis

fokus på i udvalgsbehandlingen på den baggrund skal jeg meddele at socialdemokratiet

nærværende lovforslag tjener det formål at tilpasse det danske system med indsamling af

oplysninger til det fælleseuropæiske system det indebærer bla

oplysningerne fremadrettet ikke vil blive indsamlet af toldmyndighederne men derimod af rigspolitiet i en nyoprettet

da danskerne i to tusind og femten klogelig valgte at fastholde det danske rets og udlændingeforbehold ved en folkeafstemning tilkendegav dansk

at vi ønskede at der blev etableret en aftale om fortsat dansk deltagelse i europol eurojust og det europæiske pnr register

aftale om fortsat deltagelse i europol hvor vi i forrige uge havde den anden redegørelsesdebat herom for så vidt angår eurojust er forordningen nu vedtaget og regeringen har formelt fremsat ønske om en parallelaftale og så har vi altså endelig pnr registreret hvor vi med dette lovforslag tager et skridt i retning af indgåelse af en international aftale om dansk tilknytning til

danmark begyndte for flere år siden at indsamle oplysninger om flypassagerer allerede i dag har pet fe og toldstyrelsen således adgang til

oplysninger men med det fælleseuropæiske system og ønsket om at tilknytte det danske hertil er der behov for en række tilpasninger formålet med indsamling af oplysninger er først og fremmest at kunne imødegå terrorisme ved at afdække mistænkelige rejsemønstre og vurdere om personer med forbindelse til international terrorisme kan være på vej mod danmark udveksling af sådanne oplysninger på tværs af europa kan således være afgørende for imødegåelsen af terrorangreb og anden alvorlig kriminalitet

oplysninger forbliver uændret i forhold til den nugældende ordning dog øges

også får mulighed for at indhente oplysninger om danske statsborgere samtidig har justitsministeriet forsikret at toldmyndighederne der jo hidtil har indsamlet oplysningerne fortsat får mulighed for at anvende oplysningerne med henblik på at vurdere hvilke passagerer der skal gennemgå et særlig grundigt tjek i lufthavnen endelig får politiet mulighed for at anvende oplysningerne til bekæmpelse af grov kriminalitet

er vi også tilfredse med at der bliver givet mulighed for i hastetilfælde at videregive pnr oplysninger til en anden eu medlemsstat umiddelbart og uden at fremsætte en begrundet anmodning så der kan handles hurtigt i forhold til et øjeblikkeligt opstået problem

således grundlæggende tilfreds med lovforslaget der fastholder de gode erfaringer med det danske pnr register og tilpasser dem til en situation hvor der også i

to tusind og seksten et direktiv om pnr oplysninger til forebyggelse og efterforskning af terrorhandlinger og grov kriminalitet det der hedder pnr direktivet i maj og seksten har regeringen efter aftale med socialdemokratiet dansk folkeparti liberal alliance de radikale og konservative med mandat fra europaudvalget anmodet kommissionen om at indlede forhandlinger om dansk tilknytning til det her direktiv det forudsætter at der bliver etableret en tilsvarende ordning i danmark og det er det

danner rammerne for det der etableres i henhold til forslaget er et kontor under rigspolitiet og til det kontor skal luftfartsselskaberne indrapportere deres oplysninger om rejsende jævnfør det bilag der er det vil sige blandt andet rute medrejsende betaling kreditkortbetaling placering i flyet og så videre og

populært kalder pnr enheden

kan herefter videregive de oplysninger til relevante myndigheder herunder politiet fe pet skat

vel at mærke være i forbindelse med at en person er mistænkt for grov kriminalitet noget der også er oplistet i et bilag til lovforslaget der er i vidt omfang tale om at skabe retlige rammer

de muligheder som myndighederne allerede har i dag

i hvert fald rent praktisk får bedre muligheder end

de har i dag altså det almindelige politi for efterforskning af forbrydelser og det kan vi jo ikke have noget imod med de bemærkninger skal jeg meddele at venstre kan tilslutte sig forslaget

med at slå fast at alle selvfølgelig gerne vil bekæmpe kriminalitet og at alle selvfølgelig gerne vil bekæmpe

problemet med det her lovforslag er at det betyder at vi alle sammen skal betale en rigtig høj pris det her lovforslag

kommer til at blive krænket og

vi vil se en meget større masseovervågning

jeg synes at det her lovforslag netop er masseovervågning fordi det betyder

hvis man tager en weekendtur til paris eller man tager på ferie et eller andet bestemt sted hen

rejse hen det er en meget

mængde informationer som pnr enheden nu fremover vil kunne hente om personer som ikke er mistænkt for noget som helst men som bare tager ud og rejser

bekymring for det her lovforslag

at det øger risikoen risikoen for ikkeproportionale indgreb i retten til privatliv retspolitisk forening påpeger at rammerne jo sådan set allerede eksisterer i dag og det er jeg enig med dem i jeg synes at det her lovforslag er et udtryk for en

problematisk masseovervågning som jeg ikke er interesseret i vi har i et demokratisk samfund som danmark

betyder et rigtig stort indgreb i retten til privatliv at politiet nu skal til at bruge deres ellers dyrebare tid på at overvåge folk som bare tager på en

kan vi i enhedslisten ikke støtte det her lovforslag

berige eller belaste af hvad man nu skal sige den foregående

og det er når vi diskuterer retspolitik jo sådan set nogle gange en spændende oplevelse for nogle gange er der konstellationer som man ikke lige havde set

midt ned i et dilemma som vi igen og igen og igen står i i den tid vi lever i nemlig hensynet til på den ene side retten til privatliv retten til ikke at lade sig overvåge eller unødigt registrere og på den anden side hensynet til også at drage nytte

efterforske opklare og i bedste tilfælde forhindre

og terrorangreb det er jo et dilemma som vi står i når vi taler om

taler om pnr jeg synes at vi nu skal vende tilbage til

jeg synes at den foregående ordfører meget fint beskrev den ene side af dilemmaet nemlig hensynet til retten til privatliv men fuldstændig udelukker det modsatrettede hensyn nemlig hensynet til

meget rart at leve i en verden hvor vi i højere omfang end i dag er fri for organiseret kriminalitet og terror og det er jo de to hensyn

de dilemmaer som ligger i det her lovforslag når vi fra liberal alliances side støtter det her lovforslag

det fordi jeg faktisk synes at det er lykkedes at ramme lige præcis de to modsatrettede hensyn rigtig rigtig fint

effektive værktøjer når det kommer til både at efterforske men

side mener jeg at vi har hegnet

retssikkerhedsmæssigt på en måde som gør at det er fuldt forsvarligt for eksempel er det sådan

seks måneder gamle eller derover op til de fem år som

kan politiet ikke bare

dem udleveret fordi de synes at det kunne være rart der skal man faktisk spørge en dommer og altså have en retskendelse i hånden så det

alle mulige steder med private oplysninger om vores alle sammens færden det er faktisk hegnet ind synes jeg

også som liberal på en retssikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde med det skal jeg sige at

også vil terror til livs vi vil heller ikke have at der er folk der kan komme til danmark og gør noget der er skidt for os og derfor skal vi give politiet og efterretningstjenesten de bedst mulige muligheder for at sikre os mod

sige ja til det her forslag hvis vi antager at der er ræson i at der

her forstærkede muligheder for at gå passagerlisterne igennem balancen og proportionaliteten i forslaget synes vi dog er skæv selv om jeg i den grad er enig i at det er en forbedrende instans at der

skal en dommerkendelse til hvis oplysningerne er mere end seks måneder gamle det synes jeg er prisværdigt man har fået med

det generelle skred vi ser i forhold til overvågningen af af danskernes

i det godes tjeneste altså for at beskytte os som nation og som enkeltindivider

utrolig lang tid man skal beholde de data er det fem år der står

på tværs af borgere der tager

folk der overhovedet ikke

man tager det initiativ men vi synes at det er på kanten

godt lige vil nærstudere inden vi kommer med vores endelige beslutning men som udgangspunkt er vi imod lovforslaget

det jeg hæfter mig ved er at it politisk forening også

faktisk ikke helt lever op til det

har på europæisk plan og det behøver det heller ikke i og med at vi ikke har sagt ja sagt ja vi har jo et retsforbehold

har radikale venstre spillet en rolle i hele det europæiske arbejde og vi synes det er vigtigt at der er fælles regler på området

de bekymringer der er rejst i høringssvarene for om det her fører til en unødvendig overvågning blandt andet skriver retspolitisk forening at der ikke er behov for overimplementering og it politisk

nogle analyser som ligger ud over direktivet noget af det har justitsministeriet svaret på

udvalgsbehandlingen på at få boret ud

for den danske pnr ordning og

vil jo så få betydning for hvor vi så

det er vigtigt for os at vi ikke kommer til

er der taget højde for retssikkerhed og en række forbehold for databeskyttelse herunder databeskyttelsesforordningen

det der ligger på bordet og problemet er at regeringens lovforslag

eus charter om grundlæggende rettigheder databeskyttelsesforordningen og menneskerettighedskonventionen som påpeget af blandt andet institut for menneskerettigheder it politisk forening datatilsynet med flere

griber lovforslaget ind i retten til privatliv

fe få adgang til alle oplysninger i den foreslåede pnr enhed der vil skulle etableres i rigspolitiet

fe ikke er omfattet af eu retten vil oplysningerne ikke været underlagt eus krav til databeskyttelse det vil sige at

fe for eksempel ikke skal fremlægge begrundede anmodninger men kan modtage pnr oplysninger alene hvis det kan have betydning for henholdsvis

opgaver med forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel tolv og tretten og fes opgaver med varetagelse af tjenestens virksomhed rettet mod forhold i udlandet

til opbevaring af oplysninger skal pnr enheden ifølge direktivet desuden maskere pnr oplysninger når de opbevares af pnr enheden efter seks måneder men med lovforslaget har pet

fe også adgang til disse oplysninger herunder adgang til afmaskering på væsentlig lempeligere vilkår end hvad pnr direktivet tillader for kompetente for kompetente myndigheders adgang til maskerede pnr oplysninger og der er med lovforslaget ingen krav

sletter oplysningerne

lave parallelle pnr registre helt uden om eu rettens standarder regeringens lovforslag er markant

end eus pnr direktiv derudover kan det undre at regeringen netop har fremsat et forslag som strider mod eu retten når formålet netop er at lave en parallelaftale med eu det er besynderligt at forvente at andre eu medlemsstater skal videregive pnr oplysninger til den danske pnr enhed hvis oplysningerne fra den danske pnr enhed kan videregives til pet

på betingelser som ikke overholder eu rettens regler om databeskyttelse

i en tid hvor den alvorlige kriminalitet bliver mere og mere grænseoverskridende har eu samarbejdet særlig på politiområdet afgørende betydning for dansk politis muligheder for

samarbejdet giver betydelig merværdi sammenlignet med en situation hvor danmark stod alene i kampen mod organiseret international kriminalitet og det er regeringen ikke alene om at mene for et par år siden bad den daværende v regering

dansk folkeparti liberal alliance radikale og konservative om en dansk tilknytning til

ikke er omfattet af på grund af retsforbeholdet direktivet skaber et egentligt samarbejde der standardiserer den måde

af retshåndhævende myndigheder i eu i kampen mod terror og grov kriminalitet

med til at sikre at landene i eu hurtigere deler oplysninger med hinanden og med europol og at kvaliteten af oplysningerne er høj vi ved endnu ikke om danmark kan få forhandlet en pnr aftale hjem men en dansk tilknytning til pnr direktivet kræver grundlæggende

i den forbindelse er dette lovforslag et vigtigt skridt i den i den retning uagtet

i min optik helt afgørende at dansk politi har de bedste vilkår for at efterforske grov og organiseret kriminalitet

oplysninger kan give politiet indsigt i

ad hvilken rute og sammen med hvem med henblik på at identificere medgerningsmænd leverandører og bagmænd der har forbindelse til den mest alvorlige organiserede kriminalitet i danmark det vil altså være et værdifuldt værktøj for politiet at få belyst kriminelles kriminelles rejsemønstre ved hjælp af pnr oplysninger

det gælder ikke kun i efterforskningen af konkrete sager men også i forhold til mere generelle analyser der blandt andet viser mønstre og tendenser i forbindelse med specifikke typer af grænseoverskridende kriminalitet

indsamle og behandle oplysninger om borgerne bør naturligvis gå hånd i hånd med databeskyttelsesregler der sikrer at oplysningerne behandles korrekt

det synes jeg også er tilfældet i dette lovforslag det vil nemlig være forbudt at indsamle personfølsomme oplysninger og så skal pnr enheden sørge for at pnr oplysninger fra flyselskaberne maskeres efter seks måneder og slettes efter fem år oplysninger bliver altså bevaret i pnr enhedens database i fire en halv år uden at pnr enhedens medarbejdere kan identificere personer knyttet til oplysningerne medarbejderne i pnr enheden kan alene få adgang til de maskerede identitetsoplysninger når en helt særlig procedure er blevet fulgt derudover er der krav om en dommerkendelse

og fe loven i øvrigt sætte rammerne for sikkerheden i forbindelse med pnr enhedens behandling af oplysninger afhængigt af hvilken

herudover bliver datatilsynet og tilsynet med efterretningstjenesterne naturligvis ansvarlige for at føre tilsyn med hvordan oplysningerne behandles af

med dette lovforslag lægges der altså op til at politiet i tråd med politiet i de øvrige eu lande får en hurtig og effektiv adgang til pnr oplysninger til brug for bekæmpelse af den mest alvorlige organiserede kriminalitet som en række af høringssvarene

i dag viser kan man selvfølgelig have forskellige holdninger til elementerne i den

der har vi jo i hvert fald i forbindelse med udvalgsbehandlingen og

vil jeg se frem til mulighed for

mange spørgsmål der kan rejses om de valg der er truffet

enkelte elementer i ordningen

gå så langt ud over de grænser som pnr direktivet lægger op til og hvad er ministerens

it politisk forening datatilsynet med flere påpeger at det her går langt ud over og griber langt mere ind i menneskers privatliv end selve pnr direktivet

er at hvis vi skal have en chance for at få en aftale

skal vi lave en lov i danmark som ret direktivnært implementerer

og det er begrundelsen for det jeg synes det

drive andre eu medlemsstater til at aflevere pnr oplysninger til vores pnr enhed hvis de kan videregives til

efterretningstjeneste på betingelser som ikke overholder eu rettens regler om databeskyttelse altså

kan man forestille sig at man kan få andre lande til at give os oplysninger som vi ikke håndterer på

andre lande kan give os oplysninger der kan bruges i et helt andet omfang

man kan i andre europæiske lande og det synes jeg vi får rigtig god lejlighed til

interesse i at der ikke svæver svæver nogen usikkerhed derude om hvad der

gode faglige organisationers øjne afviger fra

er ministerens hensigt

hvert fald forsøge at nærme os hinanden så er det ministerens hensigt at det faktisk

klarlagt under udvalgsbehandlingen for jo ingen af os i

forestillinger derude om at vi har gjort noget der går langt langt videre end vores samarbejdslande gør